den sag der er opført

seksten på dagsordenen kan kun med tingets samtykke behandles i dette møde hvis ingen gør indsigelse betragter jeg samtykket som givet

forhandlingen er sluttet og vi går til afstemning

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v tre og tres af jan johansen jeppe mikkelsen mette boye og henning hyllested og der kan stemmes

jeg slutter afstemningen for stemte syv og halvtreds imod stemte tre og halvtreds

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v to og tres af kim christiansen karsten nonbo simon emil ammitzbøll og tom behnke bortfaldet dermed er forespørgslen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

får en mindre og mere operationel bestyrelse og det er til gavn for både lønmodtagernes dyrtidsfond og for lds medlemmer det bliver præciseret at personer i beskyttet beskæftigelse der honoreres efter deres faktuelle indsats er omfattet af lønmodtagerbegrebet i atp loven

bidrag for dem det bliver også lettere for samlevende at få udbetalt atp dødsfaldsydelser med ændringsforslaget er det præciseret at den nye mulighed for at opnå engangsydelse i forbindelse med dødsfald kun gælder i situationer hvor dødsfaldet indtræder efter lovens ikrafttræden endelig er der fulgt op på salas ophør som arbejdsgiverorganisation i to tusind og tolv med lovforslaget overtager da salas indstillingsret til de forskellige fora som er

arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring

det har jeg lyttet mig til at der har været bred opbakning til så hermed skulle

jeg slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og ti stemmer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

for stemte syv og halvfems imod stemte tretten

forholdsvis heftige diskussion der opstod omkring enhedslistens ændringsforslag i forbindelse med andenbehandlingen

i virkeligheden ikke støttede den kollektive trafik når vi kunne finde på at stille den slags ændringsforslag intet kan jo være mere forkert i så fald

skulle enhedslisten jo have forladt en af grundpillerne i vores politik nemlig den jeg næsten sige næsten ubetingede støtte

gennem hele udvalgsbehandlingen gjort opmærksom på at vi selvfølgelig ville ende med at stemme for det samlede lovforslag vi syntes bare at vi

jo forsøgte at tage folk alvorligt de folk der har siddet og arbejdet med de her projekter i henholdsvis skørping og svenstrup

det er rigtig godt at folk ligesom ligesom prøver

tage udgangspunkt i deres egen hverdag og på den måde og på den baggrund spiller ind

kunne vel i virkeligheden stille spørgsmålet om ikke man når vi endelig skal snakke om støtte til den kollektive trafik

gør den kollektive trafik en bjørnetjeneste

i den grad at tromle folk

i det her tilfælde i skørping og i svenstrup som modstandere i stedet for

være i en god og demokratisk dialog med dem og dermed sikre at når man i sidste ende gennemfører sit projekt

rigtig god og fuld opslutning til det og dermed god støtte

jeg slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og otte stemmer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

stemte syv og halvtreds imod stemte

er ikke stillet ændringsforslag ønsker nogen udtale sig det er ikke tilfældet vi går til afstemning

statsborgerskab så står der

statsborgerskab selv om politiets efterretningstjeneste har advaret folketinget om at de kan udgøre en fare for landets

advarsler han siger og jeg citerer regeringen ønsker at overholde danmarks konventionsmæssige forpligtelser det er jo tankevækkende at der skal komme en sådan artikel i dag hvor

beslutningsforslag som behandler blandt andet det her spørgsmål i forhold til

statsløsekonventionen men også generelt i forhold til de bindinger som internationale konventioner lægger på

som står i bemærkningerne til det beslutningsforslag som vi har fremsat side og jeg håber jo at det kan få nogen til at til at ombestemme sig

et andet meget konkret eksempel på at danmark har måttet føje sig for internationale konventioner har vi set på statsborgerskabsområdet her er danmark i henhold til fn’s konvention om begrænsning af statsløshed forpligtet til at meddele indfødsret til personer der er statsløse og født i danmark uanset at de ikke lever op til de krav der ellers stilles til personer der ønsker dansk statsborgerskab danmark er ovenikøbet forpligtet til at give statsborgerskab til statsløse personer selv i de tilfælde hvor politiets efterretningstjeneste har vurderet at de pågældende personer kan udgøre en fare for rigets sikkerhed

altså tale om et tydeligt eksempel på at konventionen tillægges mere vægt end grundlovens § fire og fyrre der ellers bestemmer at det tilkommer folketinget at meddele indfødsret da ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov det er efter forslagsstillernes

opfattelse yderst problematisk når internationale konventioner og aftaler som i

dikterer hvordan folketinget skal lovgive og dermed fratager danmark sin suverænitet så hvis

vil danmark jo få en mulighed for for eksempel at afvise kriminelle udlændinge og udlændinge som af vores efterretningstjeneste vurderes at udgøre en

er der flere der ønsker at udtale sig

jeg slutter afstemningen for stemte atten imod stemte tre og halvfems

så er forhandlingen sluttet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

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet jeg foreslår at også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

om antallet af verserende sager og sagsbehandlingstider på disse husdyrbrugsrelaterede sager det gør at vi nu kan stemme for lovforslag l en hundrede og to og halvfems den betænkelighed vi havde ved at afskaffe

herre peter juel jensen som venstres

og tredjebehandlingen med henblik på en opdeling af lovforslaget enhedslisten har desværre ikke fysisk været til stede

opdele forslaget forslaget og det vil vi selvfølgelig gerne give enhedslisten en mulighed for så jeg håber man kan bakke op om at vi sender

en afbrydelse af forhandlingen

det kan man få en forhandling om efter reglerne om korte bemærkninger er der nogen der ønsker at udtale sig

så går vi til afstemning om det stillede forslag om udvalgsbehandling

er der stillet forslag om at lovforslaget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

hvis der er en hel masse medlemmer der er

at gå fordi de ikke regner med flere afstemninger

at vide fra forslagsstillerne enhedslisten

er meget stærke indvendinger fra ordførerne

vil jeg følge den indstilling det synes jeg er vigtigt at ordførererne og ministrene er orienteret om

skal lige have lidt mere ro på

må vi bede om

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet forhandlingen er sluttet og vi går til

tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg

det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet

syv tiltrådt af udvalget

tiltrådt af udvalget om ændringsforslag nummer sytten tiltrådt af et flertal

nummer atten til en og tredive tiltrådt af udvalget

nummer to og tredive tiltrådt af et flertal

nummer tre og tredive til fem og fyrre tiltrådt af udvalget

de er vedtaget jeg foreslår

at udtale sig det er ikke tilfældet

tiltrådt af udvalget de er vedtaget

hundrede og syv og halvfjerds ønskes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

tiltrådt af udvalget de er vedtaget hvis ikke afstemning begæres betragter jeg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

jeg giver først ordet til ordføreren for forespørgerne herre peter skaarup dansk folkeparti

at bremse den fordi vi synes det er nødvendigt

at folketinget reelt forholder sig til hvad der skabes af

hvor bandekrigen har fyldt meget og stadig væk fylder meget i gadebilledet det er jo en kendt sag at specielt det storkøbenhavnske område og

når banderne har taget uskyldige borgere og hele bydele som gidsler i deres kyniske

de fleste danskere er på den baggrund blevet bekendt med at der er noget der hedder værebrobanden at der er noget der hedder loyal to familia

om alle de forskellige grupperinger der findes

det er jo ikke mindst eksplosionen i indvandrerbandernes antal og omfang der synes at være drivkraften i den verserende bandekrig hvor især banderne på nørrebro synes at ligge i en åben krig med det der kaldes værebrobanden og konsekvenserne er jo tydelige og voldsomme alene i år er flere blevet dræbt af skud

mennesker lever i konstant utryghed eller sågar frygt for bandernes hærgen

her tænker jeg selvfølgelig først og fremmest på mange børn mange unge som trynes af banderne i det gademiljø hvor de nu færdes men jeg tænker også på ældre medborgere svage medborgere butiksejere og hvem som helst der tilfældigvis måtte

banderne hærger hele bydele er faktisk i bandernes vold hvilket

siger i dansk folkeparti nej sågar en sf borgmester

så det der er situationen

og det vi er interesseret i i forbindelse med den debat vi har i folketinget i dag er at høre hvad har regeringen egentlig tænkt sig

at vi jo ved flere lejligheder

af de seneste måneder har drøftet indsatsen over for bandekonflikten både her i salen i folketingets retsudvalg

tillige i forbindelse med debatprogrammer på tv

også hvor vanvittig bandernes voldelige adfærd har været både for regeringen og selvsagt også selv som justitsminister

rocker og bandegrupperingernes afstumpede kriminalitet haft en absolut topprioritet allerede fra første dag

på det samråd redegjorde jeg detaljeret for den ekstraordinære indsats som politiet har ydet og fortsat yder i forbindelse med den aktuelle konflikt og jeg redegjorde desuden for hvordan regeringen har sikret at indsatsen på området har fået et væsentligt løft derfor vil mit indlæg i dag

mindre udførligt end ellers men jeg vil ridse op hvad jeg redegjorde for i retsudvalget om den seneste tids konflikter på

politiets indsats på området dernæst

vil jeg redegøre for de initiativer som regeringen allerede har iværksat på området og endelig

bemærkninger om indsatsen mod rocker bande kriminaliteten under samrådet for nylig redegjorde

der den seneste tid har udspillet sig mellem bandegrupperinger i det storkøbenhavnske område det tog jo sin begyndelse den ellevte januar i år hvor en ung mand blev skuddræbt i høje gladsaxe siden har

som bekendt været en række voldsomme sammenstød mellem personer med tilknytning til miljøet de sammenstød

har blandt andet fundet sted i københavns nordvestkvarter kokkedal

omfattede jo altså flere skudepisoder og også skuddrab som ansvarlig justitsminister

selvfølgelig fulgt den aktuelle konfliktsituation i bandemiljøet meget meget tæt mit fokus har først og fremmest været at sikre at politiet sætter alle kræfter ind på at få fat i de hensynsløse typer som findes i bandemiljøet og som bekriger hinanden og jeg tror også at det er klart for enhver at politiet den seneste tid

de borgere der bor og færdes i de berørte områder som jeg også

har den optrappede politiindsats således blandt andet omfattet omfattet en skærpet patruljering

målrettet brug af visitationszoner og også de såkaldte zoneforbud hertil kommer en massiv efterforskningsmæssig indsats som har ført til at de involverede politikredse sammen med den særlige task force øst som den hedder og rigspolitiet har gennemført flere store koordinerede aktioner mod bandemiljøet

den seneste aktion fandt som bekendt altså sted her i sidste uge tallene taler også deres tydelige sprog

der blev rejst seks hundrede og fire og fyrre sigtelser mod i alt fem hundrede og fem personer

langt over to tusind visitationer i de etablerede visitationszoner og også her der beslaglagt et stort antal skydevåben den massive indsats

kan mærkes det er således rigspolitiets vurdering at den skærpede politimæssige tilstedeværelse og også den styrkede efterforskningsmæssige indsats generelt synes at have lagt et øget pres som påvirker konfliktniveauet det skyldes ikke mindst den strategiske indsats for at fængsle så mange af de ledende medlemmer af grupperingerne som muligt der er dog fortsat risiko for at konflikten blusser op på ny det har

desværre også set eksempler på hen over de seneste uger

rigspolitiet og politikredsene også den målrettede og meget intensive indsats for yderligere at reducere konfliktniveauet

og det vedvarende pres påvirker situationen i positiv retning så vi er

kan ikke være to meninger om at politiet har ydet og fortsat

helt ud over det sædvanlige stor indsats for at komme den seneste tids vold og sammenstød

at sikre at politi og anklagemyndighed og kriminalforsorg

er bedst muligt rustet til at håndtere udfordringen med rocker og

er også derfor vi fra regeringens side fra dag et har iværksat en hel række af initiativer

på området først og fremmest har den samlede indsats mod rocker bande kriminaliteten fået et væsentligt løft med den brede flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden som regeringen har indgået med et

her i folketinget blandt andet spørgerens eget parti med den aftale altså flerårsaftalen

intensiverede indsats til bekæmpelse af rocker bande kriminalitet

der er forankret i det jeg omtalte før altså den her task force øst og der er derudover etableret en ny

ligger i horsens ligesom der er afsat midler til at gennemføre en ny målrettet indsats mod rockere bande miljøets rekrutteringsbaser i

de særlig udsatte boligområder i dagens forespørgsel er

den forbindelse spurgt til om myndighederne har de nødvendige ressourcer til at håndtere den aktuelle konflikt i rocker bande miljøet her vil jeg

altså netop fremhæve flerårsaftalen for politi og anklagemyndighed hvor bandeindsatsen er prioriteret højere end nogen sinde samtidig har

aftalen skabt et økonomisk råderum og en fleksibilitet der gør at politiet kan håndtere en situation

rigspolitichefen traf en beslutning om at tilføre flere efterforskningsmæssige ressourcer til

er der sikret otte og fyrre nye pladser til negativt stærke indsatte det kunne være rocker bande medlemmer i en ny afdeling i statsfængslet i østjylland som for tiden er under etablering med de her nye otte og fyrre pladser sker der et væsentligt løft i mulighederne for at håndtere de sikkerhedsmæssige udfordringer som rocker bande medlemmer giver for vores fængsler i øjeblikket men på trods af at aftalen altså indeholder væsentlige tiltag må jeg desværre konstatere at spørgeren altså herre peter skaarup og dansk folkeparti noget besynderligt

på området regeringen har også for nylig fremsat et lovforslag der blandt andet skal udvide anvendelsesområdet for hemmelige ransagninger lovforslaget

tager på det her punkt netop sigte på den verserende bandekonflikt og hvis forslaget bliver vedtaget

vil politiet fremover have langt bedre muligheder for at efterforske og slå ned på den organiserede kriminalitet jeg kan også nævne behandlingen af sager om prøveløsladelse hvor regeringen har taget initiativ til at de relevante myndigheder fremover vil arbejde endnu tættere sammen for at undgå at de forkerte så at sige

væsentlig betydning at kriminelle med tilknytning til rocker bande miljøet ikke prøveløslades

en særlig grund til at frygte at de på fri fod vil begå ny kriminalitet det gælder jo altså særlig i en tid

banderelaterede konflikter når man så også inddrager politiets viden

får kriminalforsorgen selvsagt et mere fyldestgørende grundlag for at vurdere om prøveløsladelsen er utilrådelig

understreget at fokus

bandernes fødekæde som vi kalder den kommunerne gør allerede en meget stor indsats på det her område men vi skal selvfølgelig hele tiden have fokus på om vi kan gøre

i den seneste tid sammen med min kollega social og integrationsministeren holdt møder med en række borgmestre

områder der er direkte berørt af konflikten samt de pågældende politikredse møderne har haft det formål at vi åbent og også ærligt har kunnet drøfte indsatsen og samarbejdet i forhold til de sårbare unge i særlig udsatte boligområder hvor vi ved at banderne forsøger at rekruttere medlemmer samtidig har vi også fra regeringens side ønsket at markere klart over for kommunerne at vi selvfølgelig står hundrede procent bag dem i deres arbejde på dette område

er sat i gang med flere møder og de møder

fortsætter i den forbindelse

bolig landdistriktsministeren præsenteret initiativer som skal bidrage til at øge trygheden i netop de særlig udsatte boligområder det vil nu således blandt andet blive lettere for et sammenhængende boligområde der består af afdelinger fra forskellige boligorganisationer at afvise en boligsøgende fra hele boligområdet hele boligområdet hvis den pågældende er blevet udsat på grund af

de personer der søger at finde en vej ud af det kriminelle miljø også på det område er det selvfølgelig vigtigt at man hele tiden har øje for

endnu bedre end i dag

taget initiativ til en evaluering af exitindsatsen derudover

jeg for nylig holdt møde med økonomi og indenrigsministeren kommunernes landsforening og rigspolitichefen for at drøfte behovet for nye initiativer med henblik på at sikre at sagerne kan håndteres på den rette måde på det møde der blev afholdt var der enighed om at navnlig behovet for at se nærmere på samarbejdet mellem kommunerne i de her sager var til stede og det vil der også blive arbejdet videre med

valgt at styrke exitindsatsen

i kriminalforsorgens eget regi man indfører således blandt andet individuelle mentorforløb for indsatte som ønsker

at være både motiverede og egnede til det så sammenfattende må man sige at regeringen har iværksat en hel række tiltag som har løftet indsatsen over for

rocker bande miljøet til det højeste niveau nogensinde

er klart at vi står over for et alvorligt problem og samarbejdet fortsætter den seneste tids begivenheder illustrerer jo også med al tydelighed hvor vigtig indsatsen er på det her område

også bedt mine embedsmænd om sammen med politiet anklagemyndigheden og kriminalforsorgen at overveje

at sikre at alle involverede myndigheder også fremover er bedst muligt rustet til at håndtere udfordringerne med rocker

grupperingerne der vil være tale om en meget bred gennemgang hvor der ikke skal være nogen hellige køer jeg har således bedt om at man bredt ser på politiets efterforskningsredskaber strafniveauer afsoningsvilkår og reglerne for udgang og prøveløsladelse for rocker bande medlemmer samt politiets redskaber i øvrigt herunder reglerne om visitationszoner og også reglerne om zoneforbud

slutte af med igen at understrege at regeringens linje har været ganske klar fra allerførste dag bekæmpelsen af rocker bande kriminaliteten er en absolut topprioritet og det har selvsagt allerhøjeste prioritet

politiet og regeringen at få stoppet de seneste tiders voldsomme konflikter og sammenstød i rocker bande miljøet som jeg har redegjort for

politiet således optrappet det i forvejen massive retshåndhævende pres

regeringen fra start sat handling bag ordene og intentionerne og som jeg har redegjort for har

regeringen således iværksat en række tiltag som har sikret at indsatsen over for banderne nu er løftet markant der bliver altså allerede lagt et massivt pres på rocker bande miljøet og det vil regeringen sikre at der også bliver gjort

for venstre herre karsten lauritzen værsgo

respekterer vi så også så bliver det alligevel til

er positivt at regeringen forsøger på noget men jeg må sige at hvis man hører lidt nærmere efter hvad det er justitsministeren

er nogle nye initiativer langt hovedparten af det der fortælles om er noget

i stedet for at kigge fremad og

kan sige til justitsministeren som der ikke bliver svaret på er det er

en trusselssituation og en bandekrig der stadig væk kører uanset de gode initiativer og hvad er det så regeringen vil gøre ved det

dialog med justitsministeren om og den håber jeg vi

en reel meningsudveksling og debat

i dansk folkeparti er vi af den meget klare opfattelse at der skal nye boller på suppen

bekæmpelsen af bandekriminalitet

den klare opfattelse at bandekrigen kun kan stoppes ved at sætte straffene op

på et afskrækkende niveau

bandekriminalitet trods alt er mere tillokkende så vi får sagt

som udgangspunkt mener vi i dansk folkeparti

kriminalitet i forening

vi skal væk fra rabatter man jo får på grund af

får man rabat på hver enkelt kriminel handling sådan er det jo som retssystemet er strikket sammen i dag og det er spørgsmålet om det holder

den her meget forfærdelige kolde og kyniske kriminalitet som banderne står for bander og andre foreninger der virker ved vold skal efter

opløses grundlovens § otte og halvfjerds fortæller os

foreninger og det vil også sige bander

for os at se i dansk folkeparti opfylder sådanne bander vi kender i øjeblikket

seksten syv og fyrre bandetilknyttede skal føle et kontant pres fra myndighedernes side hele tiden det vil derfor være nødvendigt set med dansk folkepartis øjne at forstærke den indsats der i dag ydes

gennemgå alle bandemedlemmernes sociale

til rådighed for arbejdsmarkedet skal de på den baggrund hvis de

gør det ikke have inddraget de offentlige ydelser som de jo i høj grad

de svar vi får i retsudvalget betaler de

hvor de påstår de bor og ejer de deres biler retmæssigt eller er der også fusk på den front

er også repræsentanter for den mening herinde i folketinget og også tilstede nu tror jeg at højere straffe ikke gør det alene det er der en flig

derfor foreslår vi også i dansk folkeparti

udvisning af alle bandemedlemmer der er udenlandske statsborgere men også kombineres med en form for amnesti

det skal forstås sådan at vi inden de væsentlige lovstramninger som vi satser på at kunne gennemføre efter et valg hvor den regering vi har nu

tilbyde bandemedlemmerne at bevæge sig ind i et fornuftigt exitprogram og på den måde forberede en tilværelse uden for banderne som sagt ønsker vi

forslag til vedtagelse der er udtryk for nye boller på suppen jeg skal derfor på vegne af venstre de konservative liberal alliance og dansk folkeparti fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget tager ministerens redegørelse til efterretning og understreger at indsatsen mod bandekriminalitet skal vægtes højere af hensyn til borgernes tryghed og sikkerhed bandemedlemmer begår mange former for kriminalitet og samfundsnedbrydende aktiviteter og det er vigtigt at banderne og deres kriminalitet bekæmpes af politiet og straffes hårdt af domstolene

rekruttering til banderne forebygges via en effektiv kriminalpræventiv indsats folketinget opfordrer regeringen til at udvise ikkedanske statsborgere der laver kriminalitet i banderegi

så strafudmålingen foregår efter de politiske ønsker om markante straffe for bandekriminalitet folketinget opfordrer desuden regeringen til at få bandeexitprogrammet til at virke effektivt folketinget opfordrer i lyset

kriminalitetsmønster bandekrigen er udtryk for regeringen til at genåbne aftalen om politiets økonomi med henblik på at styrke

bandekriminalitet regeringen pålægges på den baggrund at indkalde folketingets partier

bandekonflikt som dansk folkeparti har indkaldt til

i venstre glade for

vi får mulighed for at drøfte det her i folketingssalen

man kigger lidt på hvad der er sket alene i maj måned står det lysende klart den første maj blev der affyret skud i værebroparken nordvest for københavn der var heldigvis ikke nogen

anholdt politiet to unge mænd i tyverne med skudsikre veste og radioer på sig

banden værebros hårde kerne

skuddene ramte blandt andet en kiosk hvor der var mennesker

kort efter fandt man blandt andet en udbrændt bil tæt på gerningsstedet dagen efter den femte maj altså søndag aften i søndags blev en sytten årig dreng skudt og dræbt i bydelen tingbjerg i

det er banderelateret eller eller ej det får vi sikkert oplyst senere men

bandevagter i venstre deler vi ikke ikke justitsministerens vurdering

til at få løst den eskalerende bandekonflikt

vi har respekt for rigspolitiets vurdering men man har også frihed

forsvinder i morgen tværtimod er det vores opfattelse at vi er vidne til en ændring i kriminalitetsmønsteret som har været undervejs i

til dato har der ifølge rigspolitiets opgørelse været to og tyve banderelaterede skudepisoder på sjælland i hele to tusind og tolv og

på nuværende tidspunkt allerede haft en fordobling så skal man lægge det der er sket i maj oveni heldigvis er

blevet dræbt men skyderier bandedrab private vagtværn umotiverede overfald

skaber utryghed for den enkelte borger og det en utryghed der

bander og bandekrig har ført til en ændret

for ganske almindelige mennesker beboere i nogle af de ramte boligområder tør ikke gå ud om natten butikker lukker da kunder ikke tør handle

er sågar eksempler på at

igennem et boligområde i dagslys altså skal vi finde os

for venstres vedkommende er det ikke tilfældet

alvorlig kriminalitet og samarbejde med politiet vi ved fra den seneste undersøgelse om udsatte boligområder at hver anden forbrydelse

bliver anmeldt til til politiet

for venstre at vi ser et ændret kriminalitetsmønster som man ikke kan ignorere man må bekæmpe

efterforskningsmæssigt og også lovgivningsmæssigt jeg vil godt sige at i venstre synes vi at politiet gør en rigtig rigtig god indsats vi har ikke andet end ros til overs for for politiets og den menige politimands indsats i

som justitsministeren at parkere det her problem hos politiet

vi som lovgivere kan være bekendt at skubbe ansvaret fra

til politiet om det så er rigspolitichefen eller den menige politimand nej

for lovgivning der er ikke behov for for små nålestiksoperationer som justitsministeren lægger op til

at bandemedlemmer der sidder i fængsel ikke må lukkes ud hvis

oversælger den eksisterende lovgivning

justitsministeren skulle følge den udtalelse som

partier i folketinget står bag og som

den alvorlige kriminalitetstrussel som gør at rigtig rigtig mange danskere og rigtig mange borgere og indbyggere i vores hovedstad er meget meget

fleste vel er enige om er en helt uacceptabel bandekonflikt

særlig det storkøbenhavnske område jeg tror heller ikke der er megen uenighed om at det skal vi hverken som borgere eller

samfund på nogen måde acceptere eller tolerere for den sags skyld

sagt at vi skal bakke op om politiet politiet har jo været effektivt

fordi noget af det mest effektive værn mod banderne

straffes for de ulovligheder man måtte

at være uden for samfundet i en bande det skal give et liv i fængsel af samme grund er noget af det vigtigste ved forliget om politiet

bred gruppe af partier her i folketinget

at politiets organisation er blevet indrettet så fleksibelt at man kan flytte rundt på ressourcer og mandskab

været den konflikt der udspringer af rocker og bandemiljøet der skal selvfølgelig også laves en efterforskning som betyder at vi ikke

grundlag for at få dem dømt ved domstolene

den melding som politiets efterretningstjeneste

der også er nogle fra bandemiljøet som tager del i konflikter uden for landets grænser særlig

folk der på den måde kaster sig ud i fanatisme eller fundamentalisme hører jo i virkeligheden dybest set ikke hjemme

kan politiets efterretningstjeneste og politiet finde grundlag

skal det selvfølgelig ske

og fire og fyrre sigtelser mod fem hundrede og fem personer det er udtryk

i gang med at løse opgaven det vil selvsagt med tiden også

noget af det vi også tog sigte på da vi lavede aftalen om kriminalforsorgen

i aftalen ligger der blandt andet mentorordninger for indsatte

vil ud af banderne så må man jo helt generelt sige hvis vi ser på rocker og

jo desværre ikke er første gang at vi i det danske samfund rammes af denne type kriminalitet vi skal som samfund altid være parat til at se på hvad vi kan gøre for at komme til at stå så stærkt som muligt over for netop rocker og bandekriminaliteten det udvikler sig jo fra gang til gang på den baggrund

skal jeg på vegne af socialdemokraterne sf de radikale og enhedslisten fremsætte følgende

folketinget tager på det kraftigste afstand fra den seneste tids voldelige konfrontationer i rocker og bandemiljøet det er uacceptabelt skaber utryghed og sætter uskyldige menneskers liv i fare derfor skal de ansvarlige stilles til regnskab folketinget noterer sig med tilfredshed at politiet har forstærket indsatsen mod rocker og bandemiljøet og at politiet har ydet og fortsat yder en massiv og ekstraordinær indsats for at skabe tryghed for de borgere der bor og færdes i de berørte områder folketinget understreger behovet for at der fastholdes en massiv og koordineret indsats mod rocker og bandekriminaliteten det gælder den politimæssige indsats arbejdet med at få bandemedlemmerne ud af miljøet og indsatsen for at få brudt bandernes fødekæde gennem et effektivt kriminalpræventivt arbejde folketinget understreger derfor at en sådan indsats kræver et intensivt samarbejde mellem de relevante myndigheder herunder kommunerne og politiet

i ministerens tale sådan mange løsningsforslag nogle myndigheder skal samarbejde lidt mere

er behov for vi i folketinget beder dem om at gøre det det er simpelt

interesse jeg vil godt høre om herre ole hækkerup

masse i øjeblikket som følge af politiets indsats

ole hækkerup at den nuværende lovgivning er

en proportionalitetsafvejning

i virkeligheden ligger i det

rocker bande medlemmerne er risikoen for at blive fanget og for os andre er chancen for at få dem fanget nemlig at man bliver stillet til regnskab at man bliver dømt

og flere der ønsker at komme i exitprogrammerne og det er i virkeligheden

det nogen engang troede var en behagelig tilværelse hvor man kunne nøjes med en halv

så det normale er at man bliver taget

den indsats som i virkeligheden er det der kommer til at virke mest afskrækkende og i

et både og man kan godt styrke den efterforskningsmæssige del samtidig burer folk inde i længere tid et af problemerne

ole hækkerup tidligere har sagt at han personligt

kunne se at man kunne straffe nogle bandemedlemmer hårdere end man gjorde i dag

at nogle bandemedlemmer ikke er bange for at komme i fængsel

nogle overskuelige fængselsstraffe fordi de har masser af andre bandemedlemmer

inde i fængslet fordi det hvis man skal tro

er de banderelaterede indsatte der styrer nogle af fængslerne på trods af den aftale som herre ole hækkerup og justitsministeren har lavet om kriminalforsorgens økonomi

lauritzens parti til at støtte det lovforslag vi har været fremme

kunne udvide brugen af hemmelige ransagninger så det ikke kun gælder sager hvor det handler om terrorisme den anden del af det

bandemedlemmer som ikke er bange for at komme i fængsel tror jeg er rigtigt jeg tror desværre vi ser nogle

livsopfattelse som ligger meget meget langt fra hvad vi forestiller os jeg tror sådan

nogle gange kan forestille sig at nogle af dem der

reel interesse men gør det for at rykke sig så der bliver bedre plads på den afdeling hvor de sidder

kriminalforsorgen det forudsætter får oprettet flere lukkede fængselspladser det forudsætter at et system der ikke er under så voldsomt

nogle af de partier der har rejst den her forespørgsel ikke var med i den aftale

er tilknyttet banderne vi ser jo en krig i øjeblikket

som kriges om de kriminelle markeder og en pænt stor del af

af de indvandrerbander vi ser på gaderne i øjeblikket

godt tænke mig at spørge herre ole hækkerup på vegne af socialdemokraterne hvad socialdemokraterne mener der vil blive gjort og hvad socialdemokraterne sørger for der bliver gjort for at

udvise de ikkedanske statsborgere

borgmestre der mener at deres bydel er taget fra dem og så videre og så videre så hvad vil regeringen gøre for at udvise de to hundrede og fem og tredive

kriminalitet i danmark skal alle muligheder bruges

hvis jeg spørger min kære partifælle justitsministeren at det gør man og jeg tror simpelt hen det er godt og det er positivt hvis vi kan få udvist alle der kommer her til landet for at begå kriminalitet

effektivt som muligt så ved jeg godt at vi har en begrænsning og den kender herre peter skaarup sikkert godt

min grundlæggende politiske holdning og det er min oplevelse at det er det domstolene forsøger i dag

vi jo ikke inde i trappestigemodeller og så videre så er det jo direkte at undersøge muligheden for at

kriminelle grupperinger rendende rundt i gaderne

er det hensynet til de ofre og

nogle familiemæssige forhold

bandemedlemmerne hvor mener herre ole hækkerup

vi skal lægge vægten

der ingen som helst tvivl om at

lovlydige del af befolkningens tarv og jo slet ikke

danske statsborgere i forhold til at de begår omfattende voldskriminalitet som en del af et organiseret netværk så jeg kunne godt tænke mig og det er

kunne forestille sig at socialdemokraterne ville ændre signaler og faktisk tage

at jeg foretrak de kriminelles tarv frem for de almindelige borgeres

ikkedanske statsborgere som begår kriminalitet skal vi så vidt som det overhovedet kan lade sig gøre få udvist det skal vi af en lang række gode grunde for det første fordi folk skal stilles

ansvar for de handlinger de selv har lavet for det andet fordi det fører til færre problemer her i landet for det tredje fordi det gør det lettere for nogle af de ikkedanske statsborgere som opfører sig ordentligt der er et væld af gode argumenter for at sørge for at folk bliver udvist og de muligheder

jeg mener jo at når vi udvider politiets efterforskningsmuligheder

skulle det jo også gerne føre til at der var

kriminelt skal dømmes for alle de ulovlige forhold man har begået i den forbindelse synes jeg det er vigtigt at give politiet nogle af de nye efterforskningsmuligheder der er for at dansk folkeparti i modsætning til venstre er med på det vi har

og så får de en længere straf den del af

de er sammen opildner til kriminalitet og til at angribe hinanden osv

flere gange foreslået at man skulle give domstolene mulighed for

når bandemedlemmer bliver dømt for kriminalitet

to år efter udstået straf

ses sammen med de bandemedlemmer

rundt sammen med og får dårlige ideer sammen med

bandemedlemmerne ud af miljøet og forbyder dem overhovedet at være der da jeg foreslog det meddelte herre ole hækkerup at det lød meget interessant og at det ville man da overveje

ville være nogle problemer det kan vi måske få anledning til at komme dybere

i retsudvalget men jeg synes at der var noget musik i ideen

kan forhindre den adfærd vi ser

også det jeg sigtede til i min ordførertale hvor jeg sagde at vi skulle sørge for hele tiden som samfund

hvordan er det vi ser den her type kriminalitet udvikle sig og for hver gang det her problem popper op eller viser sig igen desværre så

det er de konservative der er kommet med det bedste forsøg på at lave noget politikudvikling der faktisk kunne løse problemet og det var det jeg

er at man gør det ved domstolene altså bare for at sagerne ikke skal ankes til domstolene og de så tager tid igen men at det er ved domstolene

bandemedlemmer render rundt og prøver på at slå hinanden ihjel

man kan i den ene situation kan man vel også i den anden så det kan ikke være det juridiske argument der er det må være fordi man endnu ikke er helt klar til at gribe den bold vi har spillet og sige det er da den vej vi skal gå derfor vil jeg høre herre ole hækkerup om man fortsat vil overveje det her og ikke bare overveje det men rent faktisk gøre noget ved de konservatives forslag fordi

om politiets og anklagemyndighedens økonomi og også aftalen om kriminalforsorgen så jeg tænker at her er der jo noget konstruktivt

arbejde at komme efter jævnfør det gamle slogan om de borgerlige stemmer der arbejder det

have boret ud før jeg giver herre tom behnke et fuldstændig krystalklart svar men den tankegang der ligger bag de

kan forhindre en hvad skal vi kalde det antisocial adfærd

synes jeg grundlæggende er rigtig så derfor vil jeg gerne vente med at skulle skyde noget som helst ned

melde noget som helst positivt tilsagn før jeg er fuldstændig sikker på det og det kan jo godt være

undervejs i behandlingen viser sig at der er noget

så også kunne få herre tom behnke til at revidere sin idé

men det arbejde vil jeg gerne gå

antallet af episoder her i indeværende år der jo nærmest

det dobbelte af hvad sædvane desværre

vi ved at politiet kan etablere visitationszoner men vi må jo altså erkende at de visitationszoner som de kriminelle etablerer jo er langt flere og desværre også nok vil jeg sige mere effektive så et eller andet

for konkrete tiltag som socialdemokratiet pønser på for at

det jeg har hørt fra både ordføreren og fra ministeren

noget med at skattevæsenet også skal til at gøre noget ved det her det er noget med at boligforeningerne også

det er altså ikke noget der virker på bandekonflikten slet ikke her og

og næppe heller på længere sigt så mit spørgsmål går

de konkrete tiltag som ordføreren kan pege

nogle der tror at de skal etablere en zone hvor de skal være vagtmænd det er helt uacceptabelt jeg tror at det var her

dag at politiet faktisk fik fat i to som havde stillet sig op for at lege vagtmænd den ene vist oven i købet bevæbnet men

udtryk for at politiet prøver at gøre hvad de kan komme efter dem der tror de skal lege private vagtværn det må aldrig blive

at vi tillader at der er nogen som helst uanset hvilken sygelig begrundelse de finder frem

de skal stille sig op og lege vagtværn noget som helst sted i det her land det var bare for lige at runde den del af det så i forhold til det der med hvad det konkrete

ikke helt enig med herre preben bang henriksen når han siger noget om skattevæsenet og noget om boligforeningerne og det

i rocker bande miljøet må sige at indsatsen fra skattevæsenets

den gamle vk regering var fremme med det som man populært kaldte al capone metoden hvor man forsøgte at ramme dem på alt muligt andet netop deres ejerskab af bil

det mest effektive vi kan gøre så nævnte jeg i min ordførertale indledningsvis det der med exitprogrammer det med de hemmelige ransagninger og det med politiets hårde prioritering af indsatsen

og sociale programmer og al capone metoder og det kan være meget godt hvis det er en mand man skal have sat ud af kraft at man så fokuserer al energien på al capone om jeg så må sige men i det her tilfælde

via det her vil man måske og via en skattesag kunne få en rocker sat ud af drift i

to måneder eller tre måneder det er jo altså ikke noget der batter noget i det lange løb så jeg vil godt have at vide

er effektivt jo jeg tror faktisk lige

er at man ved at der er en stor chance for at blive

for dem der er i miljøet det tror jeg virker når man ser på hvor mange af dem vi har stående på rocker bande listen

det er vigtigt for hvor tillokkende det er at være i miljøet altså det der med

det liv vil jeg gerne have hvor er det sejt der er flotte biler og meget bling bling men der følger også med at jeg ved at jeg

bliver taget og jeg bliver buret inde og jeg kommer til at sidde inde i lang tid

og derfor er jeg ikke enig i det der med at sætte en mand ud af kraft jo det tror jeg faktisk virker noget og derfor tror jeg virker noget og det der primært virker i den forbindelse er den politiindsats som sørger for at komme efter folk og som sørger for at man har lavet en efterforskning

ikke bare tager dem ud her og nu symbolsk virker

men man har også grundlag for at få dem dømt så de sidder inde fordi så kan alle de andre i miljøet se at det søreme ikke let og nemt liv bare at være

i at bandekonflikten bør have allerhøjeste prioritet for

og det har den heldigvis også også for regeringen og jeg vil gerne takke justitsministeren for igen igen igen at møde op og fortælle om de iværksatte initiativer for det er naturligvis vigtigt at vi fastholder et massivt

skylder vi de mange folk som lever i områder

et massivt økonomisk løft til den politimæssige indsats styrket samarbejde med kommunerne for at forhindre entry og forbedre

den socialdemokratiske ordfører

disse tiltag den seneste tids mange aktioner fra politiet viser jo med al tydelighed at det både har været rigtigt og nødvendigt at disse initiativer er blevet taget vi bør stå sammen i kampen mod banderne det er for vigtigt til at lade partitaktiske hensyn veje tungest

i samarbejde med de øvrige regeringspartier og resten af folketinget og derfor kan vi bakke op om forslaget til vedtagelse som blev fremført af herre ole hækkerup

også mener der er brug for engagement og ressourcer til at bekæmpe banderne

ingen tvivl om at det er en sund og fornuftig holdning

til tingene fra det radikale venstres side

vi har et godt overblik over hvad der bliver gjort

også har et overblik over

som findes og hvor foregår de henne

spørge det radikale venstres ordfører om det radikale venstre er enig i at det er et vigtigt grundlag at have for hele debatten om

at vi har et totalt overblik over

et totalt overblik over hvad det egentlig

skyderierne foregår hvor mange er der tale om

i i forbindelse med konflikten mellem banderne jeg står her med et svar fra justitsministeren

bandekonflikten der har været fordi man ikke indsamler

nogle oplysninger systematisk og det kom egentlig

jeg vurderede at det var nogle oplysninger som umiddelbart ville være til stede vi ved hvor mange bandetilknyttede der er det seksten syv og fyrre har vi fået at vide i retsudvalget vi ved hvor mange der ikke er danske statsborgere det er to hundrede og fem og tredive men vi kan altså ikke

til at kigge på det sammen med herre peter skaarup

og to og tres bandemedlemmer sidder i fængsel i øjeblikket omkring tyve procent af de registrerede seksten syv og fyrre

bandekonflikten at der er grund til optimisme eller

er under det indtryk at vi desværre ser en ændring i kriminalitetsmønsteret og dermed altså også har nogle andre udfordringer end

deler herre jeppe mikkelsen justitsministerens vurdering af at det her er noget politiet bare kan håndtere

er herre jeppe mikkelsen af den opfattelse at der er tale om

noget ganske voldsomt og alvorligt som som gør

kan sige at der er tale om et ændret kriminalitetsmønster så man også politisk

ved den tidligere flerårsaftale for politiet

at bandekonflikten ville bryde ud i lys lue ligeledes

vi har søsat nogle rigtig gode initiativer

der er tale om et ændret kriminalitetsmønster det

sige og det er vi i den borgerlige lejr ikke blege for at indrømme

er vi villige til at tage yderligere initiativer

at man glemmer hvor meget der faktisk er sat gang i

den økonomiske ramme som politiet

hel masse gode tiltag

vi løfter løbende opgaven og vi overvejer løbende hvilke initiativer

der skal tages men jeg tror ikke at jeg vil stå her på

talerstol og offentliggøre nye tiltag hvis det er det herre karsten lauritzen spørger til

retspolitiske ordfører jeg tror at alle her i salen kan blive enige om at tage kraftig afstand fra den seneste tids voldelige konfrontationer som finder sted i bande rocker miljøet det skaber utryghed og det skaber frygt i uskyldige menneskers hverdag og det er ikke acceptabelt vores mål er at nedbringe kriminaliteten og øge trygheden i danmark og vi skal især have fokus på de udsatte områder og øge både den hårde og den bløde indsats i de områder der har et særligt behov det kræver at vi kigger dybt i værktøjskassen for at

og jeg må sige at jeg tror ikke på at der findes én simpel løsning politiet hverken kan eller skal stå alene med arbejdet politiindsatsen skal beskæftige sig med de situationer der opstår her og nu og så skal vi derudover også finde de rigtige forebyggende indsatser

regeringen vil gøre for at sikre at de her bander bliver revet op med rode og jeg tror godt at jeg kender svaret

hertil skal jeg bare sige ja vi skal have et massivt fokus på en forstærket rets og politiindsats

politiet yder en helt ekstraordinær indsats i den her tid for at skabe tryghed for de borgere der lever og færdes i de berørte

og vi skal tage et ansvar i bandekonflikten og forholde os alvorligt til problemet men det er nu afgørende at den her indsats over for bandekriminalitet går på to ben det styrkede retshåndhævende arbejde må komplementeres

både at have en kortsigtet og en langsigtet strategi

for at bekæmpe banderne men vi bliver også nødt til at have et længere præventivt sigte i sf tror vi på forebyggelse vi bliver nødt til at kigge

vi skal komme kriminaliteten i forkøbet vi må sørge for at unge mennesker ikke vokser op uden aktive alternativer til kriminalitet og vi må iværksætte indsatser der kan genskabe trygheden i lokalsamfund der oplever de her voldelige konflikter mellem kriminelle

vi kan lære af hinanden og vi skal tænke nyt men vi skal også bruge den viden og forskning der allerede i dag eksisterer på området forudsætningen er en fælles indsats hvor både offentlige myndigheder civilsamfund og erhvervsliv bør spille en væsentlig rolle

sat rigtig mange initiativer i søen som indbefatter et bredt samarbejde mellem de forskellige myndigheder vi har lavet en flerårsaftale for politiets og anklagemyndighedens økonomi hvor vi har afsat midler

at fastholde den intensive indsats i bekæmpelsen af netop rocker og bandekriminalitet og en tilsvarende aftale for kriminalforsorgens økonomi med samme

det er vigtigt at vi hjælper de personer som gerne vil forlade de her udsigtsløse miljøer strategien har fået en del kritik og vi er bestemt heller ikke i mål med et endeligt program derfor evaluerer vi exitindsatsen og søger svar på hvordan vi kan gøre det endnu bedre afsluttende vil

arbejde rigtig hårdt for at bekæmpe de kriminelle bander og rockere det er en uhyggelig udvikling vi ser og vi skal sætte alle sejl ind og være åbne for nye ideer

en stor diskussion vi har i dag som der er rigtig mange forskellige facetter af

organiseret kriminalitet bande og rockerkriminalitet

det truer noget helt grundlæggende i vores samfund hvis man kan oprette parallelle retssystemer hvor

man kan afkræve små handelsdrivende beskyttelsespenge hvor man

uden for almindelig lov og orden så truer det det helt grundlæggende i vores retssystem og venstres ordfører

meget klart han sagde skal vi finde os i det og nej selvfølgelig skal vi ikke finde os i det spørgsmålet er jo så nærmere ikke

er dybt dybt problematisk at vi har en bandekonflikt og at banderne eksisterer og skaber parallelle

skal findes og de skal have deres straf

ét element af det vi skal gøre for at forsøge

forhindre bandekonflikten i at eskalere og banderne i at vokse noget af det vigtigste vi skal gøre og det er noget som er

knap så mange overskrifter

stoppet fødekæden til banderne det er et langt sejt træk det er noget der kræver en grundlæggende langsigtet socialpræventiv indsats ikke to tre årige projektbevillinger

få ud af kriminalitet eller forhindrer i at komme ind i kriminalitet vi har behov for lokale betjente som har et kontinuerligt og løbende samarbejde med folkeskolerne klubordningerne og forældrene og de gadeplansmedarbejdere som møder de unge uden på gaderne til hverdag vi skal have skabt et alternativt fællesskab til det fællesskab som nogle unge desværre finder og bliver fascineret af omkring

det er et langt hårdt

og det er ikke noget man løser ved at ændre straffeloven med et fingerknips derudover er

de mennesker som desværre er kommet ind i organiseret kriminalitet det bliver deres liv og deres fællesskab og det er ikke noget man bare sådan lige forlader igen

et menneske til at forlade organiseret kriminalitet til at forlade banderne eller rockerne

får vi det mindre kriminalitet og mindre udgifter også for det offentlige

til slut vil jeg sige at hvis vi reelt vil løse problemerne og stoppe og forhindre så meget

holde op med i fællesskab herinde i folketinget at fokusere så meget på overskriften selv om højere straffe lyder som en løsning

det bliver sagt i et meget slagkraftigt citat i en avis

de har det fint i fængslerne og der er også ordninger der sikrer deres familier mens de sidder inde nogle af dem som er i periferien får desværre en større tilknytning til bandemiljøet af at komme ind og sidde i fængsel i en periode

vigtigt at vi er fokuseret på exitprogrammer ikke kun uden for fængslerne men også inde i fængslerne tilbage i to tusind og otte da

socialdemokratiet sf og radikale at man gik i gang med et arbejde med en langsigtet plan vi foreslog at man lavede en national strategi og at man virkelig gik i gang det afslog venstre konservative og dansk folkeparti dengang og det er ærgerligt at de stadig væk den dag i dag tror på

det kan så gøre at vi kan trække bandemedlemmerne eller bandetilknyttede ud af

det bliver jo også forsøgt på masser af områder københavns kommune er en af de kommuner der har de helt store problemer

af kroner i sådan nogle projekter men alligevel står vi altså nu tilbage med at

være med at spørge enhedslisten når nu enhedslisten siger at

straffe på en halv år en år eller to år

det er årsagen til at enhedslisten har stemt imod hver evig eneste gang dansk folkeparti og andre partier har foreslået at vi indfører nogle højere

meget meget sværere i

det skal forhindre at unge mennesker som er rodløse som er socialt udsatte som ikke får en ordentlig opbakning derhjemme som ikke finder tilknytning til folkeskolen og

finder et fællesskab det er der de finder venner det er ekstremt svært

det også kortsigtede projekter

en afskrækkende effekt på den kerne der er hos organiserede kriminelle om de kommer til at sidde to to år eller to en halv år i fængsel

en afskrækkende effekt fordi de tjener så mange penge på deres kriminalitet

skal stoppe fødekæden så unge ikke ender der og så skal vi slå hårdt ned pengepungen for dem der er derinde og

at være medlem af en bande og begå kriminalitet at man

den krig som vi sidste gang havde mellem to store bander bandidos og

har analyseret præcis hvad der skete sagde at det

skyderierne men også det at man røg i fængsel og

man stoppede at familien at børnene til dem der var med i banderne

her for omkostningerne er simpelt hen nu for store derfor synes jeg at enhedslisten

af aktiviteter

kunne se det der er det rigtige nemlig at den hårde kerne

hvis de mærker en konsekvens og en markant konsekvens ikke rabatter ikke prøveløsladelser

sløve holdninger fra enhedslisten og

det er rigtigt nok at der er nogle forskere som har sagt at da bandekonflikten og rockerkrigen var på sit højeste fik risikoen

så stor en konsekvens for nogle at de trak sig ud jeg vil gerne se hvad det er for en forsker der siger at en strafskærpelse på et halvt eller et helt år eller to eller tre år har nogen som helst præventiv effekt over for den hårde kerne af rockere før

skal have sin straf og at man skal i fængsel jeg siger bare det virker ikke om man sætter det to år

vi skal sørge for er at når man også

hård kriminalitet er endt i kernen at så er der nogle exitprogrammer som kan sørge for at man kan komme ud og skabe et andet liv

det er altså ikke lige sådan at gå ned og få et job i netto hvis man hedder brian sandberg

og vi skal selvfølgelig sørge for

meget enhedslisteagtigt er det her med

skulle man slet ikke sætte dem i fængsel

være med til at diskutere en national strategi

fornægte virkeligheden altså som jeg også indledte min ordførertale med at sige er

hvis man begår kriminalitet

ind med nogle nye tiltag for

det handler om at ramme den hårde kerne af rockere som også

hvidvasker deres penge igennem selskaber med videre

de tiltag det er rigtig vigtigt for at kunne ramme ned i kernen

væk fra gaden problemet er det når man sætter nogle af de mennesker derind som er i periferien så nogle gange kan forværre problemerne

lederne og så de små unger der render rundt

gerne i venstre det var ikke noget regeringen var vildt optaget af i forbindelse

aftalen om kriminalforsorgens økonomi som venstre ikke har del

men vi vil gerne møde op og diskutere det også sammen med enhedslisten hvis det skulle

vil spørge fru pernille skipper

der er behov for at lave en national strategi

skal samarbejde og at politiet skal løse den her konflikt vi bliver nødt til at påtage os et lovgivningsmæssigt ansvar så

sige til fru pernille skipper at vi i venstre gerne vil være med til at diskutere

et overordnet strategisk niveau

at justitsministeren vil indkalde til forhandlinger

strålende hvis venstre er er

at vi går i gang med at kigge på en national strategi som tager fat på en bredspektret og langsigtet indsats og som ikke bare handler om at sætte straffene op og

diskutere mere med venstre og eventuelt andre partier her i folketinget så vil jeg til slut sige at det da også er fuldstændig rigtigt at venstre ikke er med i kriminalforsorgsforliget og det synes jeg er ærgerligt et af de tiltag der blev gjort der var blandt andet

sidder derinde og og bestemmer over andre

der begår kriminalitet skal de udvises eller skal de

udvise mennesker som for manges vedkommende er født og opvokset i danmark og har

så er de herfra og bor her

have præcis samme behandling som var der tale om en dansk statsborger og det betyder at de skal fanges hvis de begår kriminalitet og at de skal have deres straf men de skal søreme også udsættes for en socialpræventiv indsats inden de når ind i banderne der skal være exitprogrammer til dem hvis de ender i bande rocker miljøet

smides ud hvis han

om hvad der egentlig skal til for at forhindre kriminalitet

hvor hårdt et arbejde det er og hvor meget det egentlig kræver ting og sager der bliver kæmpet

holde unge mennesker ude af kriminalitet og det kræver socialmedarbejdere gadeplansmedarbejdere det er klubansatte det er folkeskolelærere det er lokalbetjente og så står venstre her i folketingssalen og kalder det

at begå kriminalitet det ser vi jo desværre at der er nogle der gør

preben bang henriksen putter det ind i den samme kasse i i det indlæg altså hvis man er femten år gammel og har været her siden man var fem år

dansk politi gør det

jeg synes det er en fornøjelse at se den indsats

er prioriteret rigtigt inden for politiet

det bedre det vil vi gerne være med til at se på hvis justitsministeren går med

aftalen på politiforligets område

men udgangspunktet er altså at politiet gør det fremragende

set også gerne rose de danske domstole de gør det sådan set også ganske fint ud fra de økonomiske rammer som er sat dem op man kunne

hurtigere kunne få de bandemedlemmer bag tremmer som politiet rent faktisk fanger

det går galt det er når vi kommer til hvor lang tid

bandemedlemmerne så skal opholde sig i fængslerne

og rockerkriminelle personer hører til i fængslerne og ikke på gaderne for der bliver naturligvis skabt utryghed

og rockerrelaterede kriminalitet som vi ser og det er en skandale at

engang kommer til at afsone tre år

problemet er vi bakker selvfølgelig fuldt op om det fælles borgerlige

er lavet hvor vi gerne vil have at man sikrer sig at de bandekriminelle også får de markant øgede straffe som det

med diskussionen om absolut kumulation op til en tyve årsgrænse som vi har foreslået fra liberal alliances

at få de kriminelle bag lås og slå i stedet for at de skal rende og gøre gaderne utrygge i de københavnske brokvarterer i de københavnske forstæder og andre steder i landet det vil vi ikke være med til vi synes at gaderne skal overlades til de lovlydige mennesker der kan leve deres liv i tryghed i tryghed og så skal vi i øvrigt sørge for at politiet har de nødvendige ressourcer at domstolene har ligeså og at straffene bliver

for det her område og hvis man ser dagens aviser

næsten tro at bandekonflikten er væk

sige at det er godt at vi ikke har et politi som på samme måde er meget svingende i indsatsen over for problemet her men at vi tværtimod har et politi som er vedholdende og bliver ved og kører hårdt på

den her problemstilling og ros

politiet gør alt hvad de overhovedet kan og der bliver prioriteret hver eneste dag desværre også med den konsekvens

der bliver lagt op til i det forslag til vedtagelse som også konservative står bag

er ingen tvivl om at når politiet prioriterer benhårdt hver eneste dag og prioriterer bandeindsatsen

er det en rigtig prioritering men det er ærgerligt at politiet er nødt til at prioritere så hårdt at

er andre områder der bliver nedprioriteret ikke bare i en uge eller en måned men i rigtig lang tid og det bliver ikke ved med at holde i længden når vi ser på

er problemet med bandekonflikten er den flokmentalitet der er det er det at

slået hinanden på skulderen og givet hinanden modet til at rende rundt og

at de for alvor udgør et problem

har man jo så på forskellig vis forsøgt at gøre noget ved

mens vi havde en borgerlig regering var der jo en lang lang stribe af tiltag

historisk stor ungdomspakke med forebyggende tiltag præventive tiltag og hvor der blev afsat over syv hundrede million kroner for at gøre noget ved ungdomskriminaliteten og det har jo virket det tog nogle år men så begyndte det

et af de steder hvor det så ikke er gået så godt

at de almindelige tiltag vi gør

mentalitetsforskel der gør at det er noget andet der skal til og det havde vi håbet på regeringen

adressere det her hvordan vil man gøre en forskel så man rent faktisk får bragt kriminaliteten ned i banderne på samme måde som det er lykkedes i resten af samfundet men det eneste vi ser fra regeringens en afværgedagsordenen

og det er skuffende midt i en bandekonflikt der eskalerer for hver dag der går så er regeringens holdning vi læner os tilbage med korslagte arme håber på det bedste og det skal nok gå hvis bare politiet fortsætter deres arbejde men der skal noget mere til det er ikke nok med den indsats vi skal have den exitstrategi som

langt højere op i gear vi skal sørge for at den ghettostrategi som et samlet flertal i folketinget

og vi skal se i øjnene at politiet ikke kan løse opgaven alene

nogle helt konkrete forslag og vi har bemærket at specielt det ene forslag har vundet bred opbakning i hele folketinget jeg tror det er alle partier i folketinget der synes at det lyder fornuftigt og hensigtsmæssigt men der sker ligesom ikke mere

kunnet forstå på ministeren at han var så begejstret for ideerne

gav udtryk for at det da var noget der skulle ses på men jeg har ikke rigtig hørt noget siden

jeg bare gentage i dag at jeg tror noget af det der virkelig kunne gøre en forskel var hvis vi ud over den straf et bandemedlem selvfølgelig skal have

for at idømme vedkommende to års

det skal være forbundet med fængselsstraf hvis man overtræder

det vil have en effekt i forhold til at være en ganske kærkommen mulighed og tilbud til de bandemedlemmer der egentlig dybest set gerne vil ud af det her og det tror jeg at

der er mange af de her bandemedlemmer der ikke bryder sig om at de hver eneste dag skal kigge sig over skulderen af frygt for hvad der kommer til at ske med dem så mange

havde de en god anledning til at sige til resten af banden kære venner jeg kan desværre ikke ses med jer de næste to år for så ryger jeg direkte i fængsel og de to år kan vi så bruge på

den debat vi har haft i dag viser en vis desperation fra

er som om man ikke rigtig tør indrømme at den her regering har sat sig i spidsen for

på en endnu tyndere is end man rent faktisk står på nu jeg

er der her tale om to partier som rent faktisk har taget et ansvar

et ansvar som kunne være fint hvis både dansk

har både konservative og liberal alliance jo en sammenhæng i deres politik

så er det jo at det ikke hænger sammen for

men der er det jo meget mere ligetil med de konservative det er fair nok med kritik som sagt

i sine indledende bemærkninger om behovet for at skat og sociale myndigheder går hårdere til dem som han sagde og ser på om det nu er deres biler

alle der kan udvises på det her område selvfølgelig bliver udvist ingen tvivl om det meget mere var der

og ja igen et manglende ansvar for de alvorlige problemer der

jo et stadig større mysterium hvad det er venstre

mener om den her indsats altså

man prioritere politiets ressourcer fra færdselsindsatsen til banderne det bliver kritiseret af politiforbundet

brændpunkter herunder eksempelvis

i gang når regeringen så

laver aftaler om at der skal bygges to hundrede nye pladser i kriminalforsorgen at mulighederne for at opdele fængslerne skal være bedre at vi skal lave otte og fyrre særlige pladser eksempelvis til rockere

vi skal skærpe indsatsen i fængslerne over for

alle de forskellige initiativer vi har sat i værk over for de her typer

venstre ikke være med det samme gælder

der specifikt henvist til bandekonflikten spørgsmålet om øget brug af hemmelige ransagninger

hvorfor er det nødvendigt fordi vi ved

det enorme pres der er på miljøet i øjeblikket venstres ordfører har stået

talerstol og talt imod det

ved vi at internetlogning og

helt afgørende for politiets muligheder for

efterforske grov alvorlig organiseret kriminalitet og hvem er det der fører an i kritikken af det lige i øjeblikket det er partiet venstre

på logningsområdet hvad sker der så ja så begrænser man politiets muligheder for at bruge effektive efterforskningsværktøjer mod organiserede kriminelle

om at det er overgreb og andet men altså det er domstolskontrol som står bag det her det er målrettet de her miljøer og

men hvis man gør som venstre trækker man stikket for den indsats som politiet bruger de her redskaber til jeg forstår

efter det plejer herre karsten lauritzen ganske ofte at sige men men jeg tror dog alligevel jeg haft den her diskussion så mange gange

hvis man mener indsatsen skal forstærkes hvorfor støtter man ikke flere fængselspladser hvorfor støtter man ikke

om hemmelige ransagninger hvorfor vil man svække politiets muligheder for at bruge internet og telebaserede logningsoplysninger i kampen mod den

har løftet indsatsen til et nyt niveau aldrig nogen sinde har indsatsen

stærkere og vi kan forhåbentlig være enige om her at den indsats der

der er et stort antal bandemedlemmer som nu sidder bag tremmer

aldrig nogen sinde har så mange rocker bande medlemmer siddet bag tremmer som det

der er en massiv tilstedeværelse de steder hvor der er problemer der er etableret nye stærke taskforceenheder som virkelig går efter det

sker målrettede ransagninger

på over to hundrede ransagninger alene på sjælland og i hovedstadsområdet her

bandevagter og der er etableret visitationszoner med langt over to tusind visitationer her siden begyndelsen af januar måned

styrket indsats i de udsatte boligområder blandt andet med bedre muligheder for boligforeningerne til

sætte ind over for kriminelle i boligområderne der er en forstærket indsats

på exitområdet som eksempelvis venstre

være med til at betale regningen for i hvert fald ikke for den del der ligger i kriminalforsorgens regi og så er der som sagt præsenteret forslag om en skærpet indsats over for prøveløsladelse nye fængselspladser hemmelige ransagninger boligområdeindsats

en hel række andre ting så har regeringen som sagt

at vi betragter det her som et ganske alvorligt problem

der er efterforskningsredskaber der skal forbedres

er en række andre ting som man kan se på for at få

synes jeg man skulle tage at se positivt på når det arbejde kommer

kunne starte med at stemme for eksempelvis bare det forslag som regeringen

om at styrke mulighederne for brug af hemmelige ransagninger

man på et tidspunkt ikke længere skulle være i politik

er situationen her lad os tage fat i nogle af de konkrete ting som justitsministeren siger

ministeren påstår at ministeren har gjort noget i

til prøveløsladelse af bandemedlemmer ministeren siger den tiende april prøveløsladt hvis der er risiko for at den pågældende vil begå ny kriminalitet skal han ikke prøveløslades for vi vil ikke have

kriminalitet med tilknytning til konflikten

den præcise forskel hvor er det nye i det

gjort hele tiden det står i lovgivningen ministeren har ikke

justitsministeriet og påstå at nu gør man noget ekstra når man i

er skitseret pointen er den

er behov for at se med med skærpet opmærksomhed på prøveløsladelsen af de her typer hvorfor jo

i øvrigt helt i forlængelse af det herre tom behnke var inde på skal se på det her med meget stor alvor vi skal sørge for at at hvis der

vende tilbage til deres netværk

med justitsministeren nemlig at ministeren puster sig op og

der er også kommet svar på det fra justitsministeren og der er jo ikke noget nyt i det det er

i lovgivningen i dag at hvis kriminalforsorgen har en mistanke om at en person vil begå ny kriminalitet så bliver vedkommende ikke prøveløsladt det gælder også for rockere og bander der er intet nyt

ministeren ikke har fremsendt en ny bekendtgørelse eller lagt

det der er det nye er at justitsministeren siger det foran justitsministeriet men det gør det

til noget nyt en helt konkret ting som justitsministeren stolt siger

at det står allerede i lovgivningen og

regeringen ikke gør noget og regeringen så rent faktisk laver en

aftale om vores fængsler til flere milliarder hvor der er to hundrede nye pladser hvor der er bedre mulighed for at sektionere eksempelvis rocker bande medlemmer fra andre indsatte hvor der er

etableret en afdeling for otte og fyrre særlig negativt stærke fanger herunder rocker bande medlemmer hvorfor stemmer venstre så ikke for det når nu regeringen fremlægger forslag som går målrettet efter et af de problemer som politiet peger på nemlig at der er behov for at skærpe indsatsen over for brug af hemmelige ransagninger så man kan gå efter eksempelvis mindre våben i rocker bande miljøet hvorfor stemmer venstre ikke for det når

bliver et stadig vigtigere redskab i kampen mod organiseret kriminalitet hvorfor er det så at venstre har en så kritisk indgang til det at man agter at begrænse opbevaringstiden at man

hver gang der kommer forslag er imod særlig på de her tre områder så er der virkelig grund til at være

jeg vil alligevel spørge ind til noget som jeg hørte ministeren

tager æren for at det er en historisk stor og omfattende politimæssig indsats mod banderne der vil jeg høre om ikke politiet under alle omstændigheder ville have prioriteret som de gør i øjeblikket uanset hvem der havde været justitsminister er det ikke rigtigt at det er politiet der selv disponerer i det her eller er vi i den situation at justitsministeren har givet

mulighed for at lave

det vi står med nu den stærkeste indsats mod rocker bande miljøet

jeg synes at justitsministeren lever meget godt op til det jeg kunne så bare godt ønske mig at det var et angreb på

de bander som gør gaderne utrygge i øjeblikket i stedet for et angreb på

som i øjeblikket skaber utryghed i den danske befolkning det synes jeg justitsministeren skulle koncentrere sig om og så lade være med at komme med efterrationaliseringer om gamle aftaler hvor regeringen ville spare

sende kriminelle udlændinge hjem det var jo argumenterne for hvorfor venstre og dansk folkeparti ikke var med i den aftale

kunne vi så ikke få justitsministeren

det tilsagn under den her debat at justitsministeren indkalder samtlige partier i folketinget til en fuldstændig fordomsfri debat

forhåbentlig en aftale med henblik på at tage initiativer der kan bekæmpe de her bander altså i virkeligheden få alle de gode ideer

vi ser jo skyderier næsten hver dag i gaderne så til trods for de gode tiltag er der brug for nye initiativer

mange rocker bande medlemmer som fordi indsatsen er den stærkeste nogen sinde jo

i fængsel der skal være pladser til dem men den regning løb

behovet for at bruge internetoplysninger altså loggede internetoplysninger til at forstærke indsatsen over for den organiserede og alvorlige form

virkelig politiets muligheder

kriminalitet tager nu og tager i fremtiden

kommer vi til at diskutere resultatet af i efteråret og så er alle gode ideer selvfølgelig

at begå de fejl og undgå den mangel i indsatsen som er lavet under den tidligere regering nu skal vi sikre

for alvor får fat om roden

automatik afviser alle de gode ideer som vi har oplevet det i forbindelse med gentagne debatter her i folketinget så

legekammeraterne er enhedslisten som parlamentarisk grundlag og det radikale venstre

uanset om ministeren kan lide det eller ej sådan er det jo det er det parlamentariske grundlag enhedslisten

vi ser alle de her skyderier

de gode initiativer sker det næsten hver dag at der er skyderier

vind i sejlene at at den aftale om

fordeles på en anden måde det kunne være et godt initiativ for ministeren at komme med

med mere end to tusind visitationer

og prioriteret mere end to tusind visitationer siden

første kvartal i år altså i første kvartal i år er en

rejst næsten seks hundrede og halvtreds sigtelser det viser jo at den aftale vi har lavet

den måde dansk politi skal ledes på der er nogle meget klare politiske signaler i den aftale vi har lavet eksempelvis at vi ønsker en forstærket indsats mod rocker bande miljøet og det er jo

politiet efterlever i den meget fine indsats som de har

den retspolitik som der skal være nemlig at den skal være konsekvent

den skal sætte ind over for de problemer der

set også glade for men når det er sagt

at man glider lidt uden om ministeren glider lidt uden om

at man ikke sørger for at de bandemedlemmer bliver længe nok i fængslerne

fremragende indsats

fordi regeringen ikke ønsker at

kriminelle skal være særlig lang tid i fængslet

kriminalforsorgens fængsler og institutioner

dividerer antallet op i

det samlede antal års fængsel som de har fået og så kommer man ud med

tal som herre simon emil ammitzbøll nævnte fra folketingets

for bandekriminalitet man kan få skærpede straffe hvis det bliver gjort af flere i forening man kan endda

få en fordobling af straffen så godt klar over at herre simon emil ammitzbøll

sandheden er den

de mennesker der nu kommer ind til en ny retssag har

det ansvar der er for at gå trygt rundt i gaderne og ikke være bange for at komme ind midt imellem

anden bandekonflikt eller bandekrig eller hvad vi skal kalde det har man helt afskrevet at tage initiativer for

den her absolutte kumulation som handler om at man bare skal lægge straffene sammen

det er fair nok at man siger at man bare vil finde pengene ved at skære ned i det offentlige forbrug

men jeg tror at man dog alligevel skal passe på med at lave en sammenstilling mellem det faktum at der er en

tredjedele af dem går løs ude på gaderne

stadig væk sådan at liberal alliance er af den opfattelse at for at man kan komme ind og få en straf

årsagen til at de her er overvågede og

tilknytning til rocker bande

det stadig væk er liberal alliances opfattelse at selv om man er registreret skal man dog alligevel have begået noget strafbart som kan betinge at man kommer ind at sidde i fængslet

det skal der også til for vi har da aldrig nogen sinde haft en aktivitet på det her område som

have fat i nogle konkrete tiltag og i ministerens indlæg havde jeg lidt svært ved at finde de konkrete tiltag det var noget med boligforeningernes registre og det var noget med at nu skulle man også køre et intensivt samarbejde på tværs af myndighederne

fundet sted i mange år det står i retsplejelovens § syv hundrede og ni og halvfems og der afsiges jævnligt kendelser om

af afgørende betydning for efterforskningen at ransagningen foretages uden at den mistænkte eller andre gøres bekendt hermed kan retten hvis efterforskningen angår

foretages en sådan hemmelig ransagning så hjemmelen

anden lovgivning der kan være årsag til at der ikke sker mere på området nu skal vi ikke

paragraffer her men men jeg vil sætte pris på om ministeren vil forsøge at gentage hvad det er af konkrete tiltag

som ministeren vil skride ind med

er et kæmpe antal af dem som sidder bag tremmer der er etableret en ny taskforceenhed i vestdanmark østdanmarktaskforcen er fortsat der er målrettede politiaktioner og der er indsats mod bandevagter der er visitationszoner med mere end to tusind visitationer siden januar måned

styrket indsats i de udsatte boligområder

rekrutterer nye medlemmer der er en stærkere indsats i samarbejde med kommunerne eksempelvis

indsats i forhold til exit fra miljøet der er

inden for rammerne sat flere penge af til efterforskningsindsats i de områder hvor der har været problemer og så er det så det

men det er faktisk sådan at det forslag som regeringen har

øget og udvidet brug udvidet brug af hemmelige ransagninger er nyt i forhold til det herre preben bang henriksen står og læser op og der kunne herre preben bang

så åbenbare for forsamlingen om om

venstres ordfører har tidligere sagt noget andet heroppe

jeg kunne godt høre på hele opremsningen her at det jo var en gentagelse af hvad der allerede er sagt

efter ministerens bedste overbevisning

tager såmænd hatten af for ministeren hvis han siger at man allerede nu kan se at der

yderligere tiltag eller flere penge eller flere betjente eller flere taskforces og så videre mener ministeren at det her

muligheder for hemmelige ransagninger

som venstre har sagt nej til heroppe fra talerstolen hvis jeg skal

herre preben bang henriksen sådan at man nu vil støtte det synes jeg det er fint

har vi jo skærpet indsatsen også i vores fængsler øget brug af opdeling flere nye fængselspladser og særlige fængselspladser til de her negativt stærke fanger altså rockerne så har vi også et forslag til behandling

brug af loggede oplysninger eller internet og teleoplysninger det håber jeg så sandelig også

muligheder for at bruge det her jeg tror at herre preben bang henriksen med sin

som advokat ved hvilken betydning det her instrument har for politiets indsats

at herre preben bang henriksen nikker derfor

kraftigt opfordre til at venstre ikke medvirker til at stikke en kæp i hjulet for politiet på det her område det er et helt afgørende instrument så der er allerede nye initiativer og så har jeg som sagt bedt

justitsministeriet og tilknyttede så at sige

dansk folkepartis synes vi det er godt

bekæmpelsen af den organiserede kriminalitet

så utryghedsskabende som det næsten kan være

den enkelte kriminelle handling

psykisk går hårdt ud over dem der er

det er ikke noget hvor vi skal sidde på hænderne

vi taler om initiativer i forhold til

set med dansk folkepartis øjne ser meget fornuftige takter fra venstre konservative og liberal alliance under en debat som den her

på magten altså regeringspartierne socialdemokraterne socialistisk folkeparti og det radikale venstre kraftigt bakket op af enhedslisten kommer med en så fattig vedtagelse som det reelt er altså fuldstændig uden indhold

vedtagelse der ligger og man skulle næsten tro at det var ovre

på ordførertalen vil jo ikke ret meget i forhold til bekæmpelse af bandekriminalitet

bandemedlemmer der begår kriminalitet der håbede jeg

til udtryk i den vedtagelse der ligger på bordet i dag

noget tilsagn om at man i det mindste vil indbyde til en kop kaffe

partierne mener og lave en aftale der virkelig kan sætte ind over for

bandekriminalitet det der kommer fra justitsministeren

noget med nåh jamen der var

aftale omkring noget med fængsler hvor specielt

at pengene til den aftale

personer der har begået kriminalitet i danmark til

i eklatant grad bagefter

betaler til så de kan sidde i fængsel der det var dog bedre at de pågældende kom hjem og afsone i deres hjemland og vænnede sig til at det altså

så er der politiets situation hvor jeg heller ikke synes

regeringen tager det her alvorligt politiet oplever en ekstrem belastning på grund af

man har meget få ressourcer

man har en situation hvor politistyrken gradvis ældre og der er ikke nogen plan for

hvordan man kan få fornyet den politistyrke det vil regeringen heller ikke være med til

der brug for at man sadler om og

faktisk bliver behov for at vi ansætter flere politibetjente

den her udvikling

justitsministeren ikke gør noget for at udvise

de danske gader som legeplads tumleplads for deres kriminelle aktiviteter og det er meget fint at herre ole hækkerup som ordfører siger jamen der blev ikke sagt noget i

der talte imod at gøre det nej men der bliver altså heller ikke gjort nok for at de to hundrede og fem og tredive ikkedanske statsborgere der er bandetilknyttet rent faktisk bliver udvist prøv lige at tænke på hvor stort et problem det er for indvandrere i danmark

en lille gruppe fuldstændig utilpassede unge der ikke har

gøre en kæmpe integrationsindsats for mange lovlydige indvandrere i danmark hvis vi tog fat

den her situation i stedet for at sidde på hænderne så alt i alt det taler for at vi skal i omdrejninger og at regeringen bør gøre noget

initiativer og efterforskningsmuligheder for politiet og

tidligere har dansk folkeparti jo tilsluttet sig en beretning i folketingets retsudvalg der vedrører politiets brug af logning myndighedernes brug af

vi jo dog nået et stykke vej kan man forestille sig at dansk folkeparti vil støtte at man indskrænker mulighederne for logning set fra mit perspektiv vil det jo forringe myndighedernes og politiets mulighed

sådan politisk morsomt men omvendt

folkeparti vil støtte noget der reelt indskrænker mulighederne for

flig af et eller andet der måske kan have med bander at gøre

gerne give det tilsagn at hvis politiet kan bruge logningen fornuftigt i forhold til at bekæmpe bander så skal politiet selvfølgelig have de muligheder set med dansk folkepartis øjne men jeg kunne godt tænke mig at herre ole hækkerup og socialdemokraterne forholdt sig til nogle lidt mere

virkningsfulde ting lige præcis i forhold til den her indsats eksempler

bandemedlemmer render rundt med skudsikre veste på offentlige gader og stræder politiet må tage dem ind til afhøring og må så konstatere nå jamen der er jo ikke noget strafbart

jer fri igen hvad med det her med at

straffene er meget milde for alvorlig organiseret kriminalitet man får rabatter i ét væk hvad med det her med at vi har et stort antal ikkedanske statsborgere som ikke bliver udvist

et helt notat om alle de sager af forskellig karakter hvor man lige præcis bruger logningen jeg nævnte i min ordførertale hvad der sikkert også er

det er sikkert heller ikke undgået herre

i deres opklaringsarbejde at man fastholder de nuværende regler

ønske om at bringe regeringen i mindretal

uhensigtsmæssig for kunne vi nå dertil i dag under den her

ville reducere politiets muligheder for at lave

hvad der fremadrettet vil ske for at udvise ikkedanske statsborgere

det resultat at der er integrationsproblemer og at indvandrere føler sig mistænkeliggjort

hvis det er noget der kan hjælpe politiet så støtter vi gerne alle de beretninger det skal være for at gå tæt på bandemedlemmerne

vi har måske set på en lille del af problemet hvor man ikke forringer politiets muligheder så det jeg godt kunne tænke mig socialdemokraterne gør

absolut ingenting med bandekonflikten at gøre den rapport herre ole hækkerup henviser til kan alle finde på folketingets hjemmeside og der står ikke et ord

intet med bandebekæmpelse af gøre og jeg synes egentlig det er ynkeligt at socialdemokratiet er derude

gøre ved bandekonflikten jeg synes også det er lidt pinligt men fred være med det jeg vil godt svare på nogle af de spørgsmål som justitsministeren stillede

stedet for at svare på de spørgsmål folketinget stiller ministeren selv stiller

fald godt svare på nogle af spørgsmålene bliver rejst nogle spørgsmål

med til logning hvis det nytter i forhold til banderne men

økonomi vi ville gerne

sådan at der var en finansiering på plads

gjorde noget ved det store problem som også er banderelateret og som kan løses ved afsoning i hjemlandet

sidder i danske fængsler på de danske skatteborgeres regning som ikke bliver sendt hjem til deres hjemlande fordi justitsministeren ikke ønskede at gå så langt i aftalen derfor er venstre ikke med vi har finansieret masser af

de ti år vi sad i regering og jeg kan forsikre justitsministeren om at vi vil gøre det samme

jeg tror ikke at bandemedlemmerne er bange for hemmelige ransagninger jeg tror de

for at blive taget af politiet vi i venstre

er nogen effekt og hvis justitsministeren kommer med et svar fra politiet om at det har en effekt over for banderne

med til ting der ingen effekt har såsom

økonomisk kriminalitet som ikke har noget med banderelaterede ting

at gøre det er vores linje og jeg synes helt ærligt at justitsministeren og regeringen skulle vælge

være polemisk hernede i folketingssalen men forudsætningen for det er at justitsministeren anerkender virkeligheden og

er udsigt til at den her bandekonflikt bliver løst i øjeblikket og

med bandekonflikten at gøre altså i i det lovforslag der blandt andet

direkte henvist til bandekonflikten

i hvert fald været ude at meddele det soleklart

også navngivne folk i bandemiljøet som eksplicit i medierne er blevet nævnt som nogle af dem der deltager eksempelvis i konflikten i

at hvis vi ser på lige præcis den gruppe

at kunne logge deres adfærd på nettet alfa og omega herunder for

hvis man følger dansk folkeparti og venstres holdning om

der deltager i krigen i syrien og som er med i bandekonflikten

vil venstre og dansk folkeparti støtte en logningspolitik der reelt reducerer myndighederne og politiets mulighed for at drive en effektiv efterforskning

i den beretning

i hvert fald i efterretningsmæssigt regi og så skulle det være forsvarets efterretningstjeneste

man kan nævne et enkelt eksempel der handler om sessionslogning som er det vi diskuterer her og det har ikke noget med bandekriminalitet at gøre

bandekonflikten telefonaflytning og

det er ok det er fint men diskussionen

nogle typer der søger ekstremer navnene på nogle af disse som er kendte figurer i offentligheden og

deres kontakt med de grupper de skal i syrien tja det tror

de blandt andet gør via nettet er det nødvendigt at

har haft nogle med fra politiets efterretningstjeneste der lige præcis

og magt som de har agt

det reducere myndighedernes mulighed for at drive en effektiv efterforskning af lige præcis det her problem

i meget begrænset omfang det er et præcist citat fra rapporten at meget begrænset omfang og enhver har beskæftiget sig med politiets efterretningstjeneste

at det betyder at det bruger man i realiteten ikke hvorfor gør man ikke det det gør man ikke fordi de ting man gemmer

jo også derfor at man ikke kan komme med nogen gode eksempler

nej det vil de ikke udvisning virker vil socialdemokratiet være med til det nej det vil de

omprioritering inden for politiet mindre fokus på fartkontrol

venstre og det konservative folkeparti indebærer at folketinget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår at fremsætte lovforslag om ændring af straffeloven med henblik på at skærpe straffen for grove tilfælde af æreskrænkelse det fremgår blandt andet af forslaget at de elektroniske medier har gjort det lettere at udbrede grove æreskrænkelser

til en meget stor del af offentligheden og at der derfor ifølge forslagsstillerne er behov for strengere straffe

mener regeringen ganske enkelt ikke at der er behov for at ændre straffeloven med henblik på at skærpe straffen for grove tilfælde af æreskrænkelse før jeg kommer nærmere ind på strafniveauet og retspraksis i sager om

understrege at retten til at udtale sig kritisk herunder ikke mindst

er helt centralt for ytringsfriheden i takt med at internettet og de sociale medier har fået flere brugere er det jo blevet muligt

at nå ud til en bredere skare med sine synspunkter

de kritiske synspunkter og det er jo for så vidt en god ting dialog og debat er

fundamentet for et levende folkestyre det er imidlertid vigtigt at dialogen og debatten er båret af både saglighed og respekt

æreskrænkende beskyldninger ikke bør have nogen som helst plads i den offentlige debat de der mod bedre vidende

vil ikke finde en sikker havn i ytringsfriheden

at sikre at straffen for æreskrænkelsen afspejler

den udbredelse som æreskrænkelsen har haft jeg kan glæde forslagsstillerne med at udbredelsen af en æreskrænkelse allerede i dag bliver tillagt

betydning ved domstolene som eksempel herpå kan jeg nævne en dom som er

af østre landsret tilbage i to tusind og elleve i sagen

med lungehindekræft i programmet kom

dr med forkerte oplysninger om den ansvarlige overlæges behandling af patienter østre landsret dømte programmets tilrettelægger og redaktionschefen for injurier efter straffelovens § to hundrede og syv og tres

er en skærpende omstændighed at de urigtige

i landsdækkende tv

hvorved beskyldningerne har fået en betydelig udbredelse

bestemmelse i § to hundrede

hvorefter det blandt andet skulle betragtes som en skærpende omstændighed at en æreskrænkelse

trykt skrift eller på anden måde hvorved den altså får

større udbredelse bestemmelsen blev ophævet ved lov nummer to hundrede og atten af enogtredivete marts to tusind og fire efter forslag fra den daværende regering vk regeringen blandt andet med stemmer fra dansk folkeparti

det blev den på baggrund af et forslag

i den omfattende betænkning om straffastsættelse og strafferammer fra straffelovrådet som fandt at bestemmelsen er

var nævnt i bestemmelsen fortsat skulle kunne tillægges en skærpende betydning ved strafudmålingen bestemmelsen var med andre ord overflødig derfor må jeg medgive

dengang at ophæve den ligeså meget som det nu synes at savne mening rent faktisk at genindføre en lignende bestemmelse domstolene kunne allerede dengang lægge vægt på hvordan æreskrænkelsen var blevet fremsat og betragte det som en skærpende omstændighed hvis æreskrænkelsen var fremsat i et trykt skrift eller på anden måde havde fået en større udbredelse

på samme måde som domstolene

med den tidligere nævnte dom fra østre landsret

kan tillægge det betydning hvor stor udbredelsen af æreskrænkelsen

en beskyldning om pædofili er i sagens natur en alvorlig anklage

for så vidt ikke sagen bedre at anklagerne er rettet mod en kommunal familiechef som jeg sagde tidligere

bør urigtige æreskrænkende beskyldninger ikke have plads i den offentlige debat jeg synes det er helt uacceptabelt at offentligt ansatte eller andre for den sags skyld uberettiget skal udsættes for den slags ondsindede anklager jeg kender ikke de nærmere detaljer i sagen og som justitsminister

naturligvis ikke forholde mig til

konkrete dom jeg kan dog generelt oplyse at en straf på fire

en hundrede og fem og tyve kroner ligger meget langt fra det strafniveau vi normalt ser i den her type af sager i forbindelse med

retsudvalget mig ved et spørgsmål af tredivete januar to tusind

at gennemgå de seneste fem års trykt retspraksis og redegøre for strafniveauet i sager om æreskrænkelse som det fremgår af mit svar til retsudvalget viste gennemgangen at der i sagerne blev idømt mellem ti og tyve dagbøder og at dagbødernes størrelse varierede fra hundrede kroner til tusind kroner

tortgodtgørelse til den forurettede

varierede fra fem tusind kroner til halvtredstusind kroner strafniveauet i de gennemgående afgørelser ligger altså generelt væsentlig højere end det der var resultatet i den konkrete sag som forslagsstillerne har henvist til så efter min og regeringens opfattelse

straffe og godtgørelser i den størrelsesorden som er udmålt

i de gennemgåede trykte afgørelser følelige og jeg mener derfor heller ikke at der er behov for at foretage ændringer i de gældende regler med henblik på at forhøje straffen i sager om æreskrænkelse

om hvorvidt udbredelsen allerede i dag

skærpede straf der kom ud af det så var den skærpede straf som ikke overgik herre jensen

det er altså under skærpende omstændigheder jeg synes jo faktisk

de sidste fem års retspraksis på området

altså mellem ti og tyve dagbøder hvor dagbøderne enkeltvis varierer fra

en tortgodtgørelse til den forurettede i størrelsesordenen

skal med i billedet at det er det

ganske udmærket balance det er ikke ensbetydende med at vi synes at det der sker

jeg håber at vi alle sammen kan tage

bang henriksen og det skyldes måske

at vi stadig væk skal operere med den her forholdsvis forældede lov

tv udbredelsen i den grad sætter

det her lovkompleks under pres

ligesom vi skal behandle kriminalitet der udføres

afstandstagen efter dansk folkepartis opfattelse

også brug for at regeringen tager den her form for tilsvining

vi har jo alle sammen erfaringer med internettets udbredelse og debatter på internettet som sådan og der bliver sagt ting en gang imellem hvor man tænker

mellem ti og tyve dagbøder varierende fra hundrede kroner per dagbøde op til tusind kroner plus altså tortgodtgørelse

holdning jo også den

afholde mig fra at gå ind i men jeg tror at man må sige som jeg også

hvad hvad der synes at være

taler for at man ved særlig skærpende omstændigheder hvor man hænger andre mennesker ud for for eksempel at være pædofil

bare giver en dagbøde på måske hundrede

ti dagbøder a måske hundrede kroner eller ti dagbøder

justitsministeren virkelig mener at det er afskrækkende for eksempel for en redaktør der har viderebragt sådan nogle oplysninger i sin avis eller i sit

så tror jeg at justitsministeren er nødt til

at tænke lidt over sin regnemetode fordi virkeligheden er at en redaktør med en bøde af den størrelse jo bare

sit blad eller avis at den betaler det blad eller den avis

og det er vel at mærke en meget lille bøde for at

til flere mennesker end man ellers ville gøre det så vil justitsministeren ikke uddybe hvad det er der er begrundelsen for ikke

har selv stemt for i to tusind og fire at man

den dom som jeg før læste op

tilbage fra to tusind og elleve altså en dom der ligger syv år efter

en isoleret paragraf viser at det er en skærpende omstændighed i dag

vil gerne have at det skal fremgå at det er en skærpende omstændighed nu viser dommen at det er en skærpende omstændighed når man ser på udbredelsens karakter og derfor sammenholdt med de bøder der bliver givet og de tortgodtgørelser der bliver idømt

ringeagtsytringer

strafbare efter straffelovens § to hundrede og syv og tres det er der ikke noget nyt i det nye er nok nærmest at udbredelsen af de her sigtelser er blevet langt nemmere og langt mere populær om man må bruge det kedelige udtryk via de elektroniske medier en gennemgang af de sidste fem års domspraksis

ti til tyve dagbøder a hundrede til

jeg synes måske det niveau kommer allertydeligst til udtryk i den sag som der nævnes i forslagets bemærkninger hvor en kommunal familiechef

to mænd på internettet bliver beskyldt for at være pædofil straffen fastsættes til fire dagbøder a en hundrede og fem og tyve kroner det er fuldstændig latterligt jeg bemærkede at justitsministeren sagde at han ikke har læst dommen han refererede dog en anden dom som han havde læst jeg synes måske der var endnu mere grund til at læse den dom der henvises til i netop bemærkningerne til beslutningsforslaget fordi fakta er at den er et ganske godt udtryk for at retspraksis er kommet helt ude af trit med virkeligheden

helt ude af proportioner helt uden nogen special eller generalpræventiv effekt overhovedet

i de her tilfælde hvis det skal have nogen som helst præventiv præventiv effekt så siger justitsministeren

når der er behov så bliver der sat ind nej det er nu

at den her type sager jo sager der rejses af politiet

i en noget særegen procesform nemlig i

privat søgsmål kan man sige selv om der påstås straf

i realiteten at de der ikke selv har råd til at bekoste en sådan sag der måske løber op i

har svært ved at værne om deres egen ære om jeg så må sige fri proces

er særdeles svær at få i

en yderligere konsekvens af en dom der tilkender sagsomkostninger hos modparten og ofte kun giver spinkelt håb om refusion hos den modpart der ingen penge har tilsvarende gælder udgifter til offentliggørelse som man også kan få med i en dom

ministeren nævner torterstatning som man kan nedlægge påstand om efter

også her gælder der jo at hvis der ingen penge

med en stor regning fordi man selv er nødt til at anlægge søgsmålet det er ikke noget det offentlige gør på ens vegne eller det offentlige supporterer

at den straf som det offentlige via domstolssystemet fastsætter

i forhold til den krænkelse der er sket det er ikke tilfældet i dag

refererede domspraksis og ikke mindst straffen på fire gange en hundrede og fem og tyve kroner for at blive kaldt pædofil på internettet

hører ingen steder hjemme og med forslaget ønsker vi i det mindste at den om jeg så må sige offentlige straf for de penge der skal udveksles mellem private kan vi

skærpes i overensstemmelse med den krænkelse som er overgået offeret hvor omtalen har givet et uopretteligt sår på livet det nuværende strafniveau har hverken special eller generalpræventiv effekt

lovgivning vi har i dag og kommer til at leve under fremover

søren pind ingen tvivl om det

må jeg nok lige erindre om at § to hundrede og syv og tres som vi taler om at forhøje straffen for her omhandler sigtelser der kan bevises hvis de viser sig ikke at kunne bevises ifalder man straf

pind selvfølgelig også men han var åbenbart så sikker i sin

være en af grundene til at han ikke har fået en injuriesag på nakken

politiets holdning stemmer min erindring nu ikke helt overens med spørgerens men

det skal ikke skille os ad jeg tror nu der blev rejst

tiltale mod den anden bilist men

og det er vedkommende blevet straffet for men herre søren pind hængte jo personen ud for at have kørt ind

man med det her beslutningsforslag at skærpe straffen for

straffen skal afspejle den udbredelse som krænkelsen har haft

at udbredelsen af krænkelsen er blevet mere omfattende med den teknologiske udvikling med udbredelsen af nettet

sociale medier og så videre socialdemokraterne er helt enige i at det skal afspejle sig i straffen og derfor er det vigtigt også som det sker i dag og som det allerede er fremgået af justitsministerens besvarelse at udbredelsen er en skærpende karakter når straffen udmåles kunne det så som det har været fremme i debatten have været hensigtsmæssigt at det var en særskilt skærpende omstændigheder i loven

var det faktisk tidligere en særskilt paragraf den blev så afskaffet under vk regeringen netop med henvisning til at bestemmelsen var uden praktisk betydning ville den så være værd at genindføre næppe hvis domstolene allerede dømmer efter

en skærpende omstændighed i forslaget er der så henvist til en konkret sag om falske beskyldninger

når jeg læser det der står i beslutningsforslaget synes jeg også at den helt konkrete sag umiddelbart virker mærkelig jeg ved så ikke om den konkrete sag er anket videre og i givet fald den er anket videre så synes jeg

det er uhensigtsmæssigt hvis vi står her i folketinget og har en diskussion

nødig forholde mig til jeg

på herre preben bang henriksen at hvis den var anket videre havde man ikke haft den med her i folketingssalen

at det er vigtigt for socialdemokraterne at straffen for æreskrænkelser

er tilfældet med den domstolspraksis der

er i øjeblikket når man ser på de sidste fem års sager om æreskrænkelser

at holde et vågent øje med at det bliver ved med at være

man kan sige som herre preben bang henriksen gav udtryk for

om herre ole hækkerup er enig

følgende udsagn der kom fra kommunaldirektøren i

tusind og tolv han relaterede sig til den her sag

familiechef i morsø kommune

jeg har hørt meget i min tid som kommunaldirektør men det her var simpelt hen under lavmålet er herre ole hækkerup ikke enig i

hvis man udspreder den slags rygter om en anden person

bare så straffes med nogle få hundrede kroner

man virkelig

i forhold til æreskrænkelse og det skal være

sådan at det er en straf der kan mærkes

hvor justitsministeren er blevet bedt om at redegøre for de seneste fem års

overtrædelse af netop bestemmelsen om æreskrænkelser i forhold til den konkrete sag

har jeg det tror jeg ligesom herre peter skaarup at det umiddelbart virker mærkeligt på mig

ikke har ført til en anden og hårdere straf nu kender jeg ikke den konkrete sag

som jeg sagde i min ordførertale

ikke om sagen er anket videre i systemet ikke hvor den står henne i systemet

konkret er sket i den sag men hvis der kun er sket det som der står oplyst her

være justitsministeren har energi

meget høj bøde der gives i den konkrete sag

har ikke energi til at sætte sig ind i den sag som er nævnt i beslutningsforslaget som blandt andet er afsættet til at vi overhovedet diskuterer det her hvor venstre

konservative og dansk folkeparti har syntes det har været vigtigt at diskutere det ud fra den her sag

ole hækkerup også at justitsministeren har energi til at kigge en sag igennem der passer ind i hans kram men vil ikke se på den sag

har været på det her felt med æreskrænkelser derfor synes

en til præcis det her beslutningsforslag og så er det jo også at være borgerens advokat at sige hvis vi har otte sager hvor der er en af dem

vi jo godt undre os over den enkelte sag men der må jeg

hvis vi skal lave lovgivning efter én sag selv om vi synes straffen har været den rigtige i de

så skal man virkelig være grundigt nede i den enkelte sag og finde ud af hvorfor den har skilt sig ud fra de øvrige syv sager det kan man så godt gøre men hvis nu vi skal være gode og rare

fremgår det jo ikke af bemærkningerne til det her beslutningsforslag hvor det

adskiller sig fra alle de øvrige sager om æreskrænkelser siden straffen

historie jo næsten ikke længere det er jo den vej retspraksis går

undren over at justitsministeren og ministeriet har haft energi til at løbe alle mulige andre praksis igennem men ikke den allerseneste og ikke den der decideret nævnes i beslutningsforslaget det er nærmest helt

om den er anket eller ej jamen jo godt eksempel på det jeg sagde nemlig at det er en type sager som føres af

en privatmand der skal ud at anke den her sag det er

utrolig bekostelig affære

godt være at kommunen støttede op om familiechefen her men ellers er det jo årsagen til at mange af sagerne ikke

perioden fra den tredivete januar to tusind og otte til den tredivete januar to tusind og tretten altså må den konkrete sag der henvises

så vidt jeg umiddelbart kan se også være med i besvarelsen af spørgsmål en for i besvarelsen af spørgsmål en

siger justitsministeren jo netop at det dækker de

januar to tusind og tretten så umiddelbart vil jeg mene

en af de sager der er med her det ændrer ikke på min grundlæggende pointe nemlig følgende vi er jo nødt til synes jeg

lovgivningen fra folketingets side selvfølgelig at kigge på enkeltsager men

af sager derfor er jeg heller ikke sikker på når herre preben bang henriksen siger at det her er udtryk for retspraksis at det nødvendigvis er rigtigt der ville jeg jo nok mere kigge

i gang med at skride det gælder ikke bare udviklingen inden for almindelige injuriesager men altså også også tilsvining i pressen og så videre jeg kvitterer for at ordføreren

man ser på tendensen i medierne i den offentlige debat

hvad der sker og hvor grænserne går for hvad man vil hænge folk ud for og hvor hurtig man er til at hænge folk ud så flyttes de i de her år

på at det nødvendigvis lige er her man skal tage fat i den forbindelse men der har vi som samfund generelt

helt anderledes karakter der vi sagtens finde hinanden

i dag i dag

og venstres forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af straffen i sager om æreskrænkelse sf tager stærkt afstand fra de sager hvor der sker æreskrænkelse

ikke nogen tvivl om at udbredelse af de sociale medier har gjort den potentielle potentielle udbredelse af æreskrænkelser meget mere alvorlig og skræmmende der er jo folkeskoleelever

nu sidder derude og ikke kan koncentrere sig i skoleundervisningen fordi de konstant er bange for at der bliver skrevet krænkende og decideret onde kommentarer og trusler på deres netprofiler mobning har jo altid været et problem men det kan antage nogle helt andre dimensioner end da jeg for eksempel var barn i nitten halvfjerdserne dertil kommer også at krænkelser på sociale medier

står for tid og evighed der er på flere af de sociale medier

at det er meget meget svært at få slettet krænkende udtalelser og statusopdateringer og så videre så de står der altså for tid og evighed vi mener at der blandt andet skal en holdningsændring til også blandt brugerne af de her sociale medier i retning af at man er mere bevidst som bruger om at beskytte sine private oplysninger

bruger en god tone på nettet

enige om at æreskrænkelser ikke bør tolereres spørgsmålet til diskussion i dag er om straffen for æreskrænkelser skal skærpes som ministeren oplyste i sin tale

af æreskrænkelser allerede i dag tillagt skærpende betydning ved domstolene vi mener ikke i sf at vi løser problemet med æreskrænkelser ved at skærpe straffen yderligere og derfor kan vi ikke

at vi tog os til hovedet og sagde at det kan være rigtigt at man kan slippe så billigt

var vores klare opfattelse at vi med den lovgivning vi har i dag måske ikke helt er fulgt med den teknologiske udvikling domstolene er måske ikke helt fulgt med retspraksis tager måske ikke helt højde for at der er nogle nye muligheder i dag i

før i tiden var jo sådan at hvis man råbte noget grimt om sin nabo

på internettet i det hele taget kan komme med den ene beskyldning efter den anden

man kan gøre nok så mange forsøg på at slette det igen men det

nærmest en umulighed fordi der er en chefredaktør der holder øje med at

den også væk men det er en ny tid det er nye muligheder

godt tænke os at vi lovgivningsmæssigt

det er vores indtryk fra de eksempler vi har set at

så forstå på ministeren at det er en misforståelse der ligger faktisk en række domme der netop understreger at det i sig selv er en skærpende omstændighed at man udbreder det til så stor en personkreds som man gør når man lægger ting ud på internettet det er vi da interesserede i at høre mere til og grave dybere ned i

er der en enkelt retsafgørelse der stritter helt vanvittigt

skal den ikke være årsag til at vi strammer noget men fra konservativ side vil vi nu gå i udvalgsbehandling med beslutningsforslaget her

forfølge det spor nemlig at det må være en endda særdeles skærpende omstændighed at de æreskrænkelser man kommer med

ud på nettet fordi de rammer så mange tusinde og fordi de står der

til at ordne et telefonopkald uden for salen det

på mange måder har ret i at ting er accelereret en smule i takt med internettet

handler så meget om strafferammerne de

fine da de også afspejler er en skærpende omstændighed når ærekrænkelser bliver slynget ud i en større personkreds jeg synes dog

fremhæver har et meget lavt strafniveau

er det her langt fra det normale strafniveau man kan altid finde enkeltsager der falder uden for den normale ramme og det understreger jo at vi

for nettet har jo uanede muligheder for at demokratisere den offentlige debat

eksempel for nylig at herre søren pind fra venstre lagde en nummerplade ud på nettet og beskyldte en mand for bevidst at have kørt ind i ham fordi han var

og efterfølgende forlod stedet uden at kontakte

og som manden mig bekendt også er blevet straffet for men politiet fandt ikke beviser for den alvorlige beskyldning om at manden bevidst skulle have

derfor er det jo vigtigt at man ikke hænger en person ud og gør det muligt at identificere vedkommende på baggrund af personens nummerplade vi har ikke brug for facebookdomstole eller twitterinkvisitioner

et retsvæsen som skal tage sig af den slags ikke folkets domstol i forlængelse af den uheldige sag tror jeg at man

rollemodeller for hvordan man debatterer online og bruger sociale medier

forholde os til beslutningsforslaget som ligger her om forhøjelse af straffen i sager om

at ændre straffeloven sådan at straffen for grove tilfælde af æreskrænkelser skærpes

man får bøder i størrelsesordenen

afskrækkende effekt kan man så forestille sig

sådan æreskrænkelser

nogle klare dilemmaer i forhold til

man mener at straffen har

folk har sagt sådan men nogle gange tror jeg også at man

de slemme sager der også bliver nævnt eksempler på og der er jo også

set er godt nok men i en lang række andre sager må man jo bare sige at de her

man tit i stedet for at lade det ligge lader sig hidse op

og gør det til en sag for domstolene jeg tror også at hvis man begynder at gennemtrawle facebook og twitter og lignende steder

der simpelt hen ligge oceaner

i liberal alliance har vi egentlig også det udgangspunkt

i forhold til ytringsfriheden

udvide ytringsfriheden end vi i første omgang vil indskrænke den hvis man kan lave en

gør noget ved racismeparagraffen og blasfemiparagraffen og nogle af de mere tåbelige dele

det da godt være at vi er til at tale med men så må det

større kompleks hvor man samlet set

vil sætte niveauet så straffen ikke virker fuldstændig uproportional samtidig med at den har en effekt jeg tror desværre at det bliver svært at finde det gyldne punkt så liberal alliance

er at de to mænd der gør

herre simon emil ammitzbøll jo er liberal og

er repræsentant for liberal alliance

man kan selvfølgelig sagtens diskutere om det i den pågældende sag burde

andre eksempler hvor der var en højere straf

stadig være latterligt små beløb men jeg

være højere og sagen er

af forskellige årsager ikke følger

var det rigtige niveau sådan i store træk

jeg synes ikke at det justitsministeren er kommet med i dag

venstre og konservative om at det niveau der er i dag

er nævnt i beslutningsforslagets bemærkninger eller i andre sager

hvor det er så forholdsvis nemt

det kan ikke lade sig gøre så derfor står de anklager

af alle de anklager der var i hvert fald

jeg medgav jo faktisk at den konkrete sag som blev nævnt virker bemærkelsesværdig som jeg hørte ministeren

her område og se om der var yderligere problemer ud over den enkeltsag som har været diskuteret her i dag det synes jeg

set er et meget fint tilsagn som man er kommet med og vi vil gerne kvittere for

en enkeltsag men jeg synes stadig at herre peter skaarup glemte at svare jeg ved ikke om herre peter skaarup

det er da det nemmeste i verden at sige at det ikke er godt nok

ytringsfriheden er det

er herre simon emil ammitzbølls opfattelse at

eksempelvis at der er grænser i forbindelse med injurier og lignende

vel stadig rent formelt en eller anden form for for indskrænkning selv om det

set ikke på det politiske

ikke svare på jeg forestiller mig herre preben

fingrene endnu mere nede i forslaget så det kunne være venstres ordfører kunne komme med et mere specifikt

undergivet domstolenes frie skøn over sagens samtlige omstændigheder så

jeg må tilbage til det her med ytringsfriheden og så sige at jeg er bange for at hvis man ikke gør noget ved det her hvis man ikke sørger for at der er tilpas høje straffe og sanktioner i de her situationer

så begrænses folks lyst til at ytre sig i aviser i læserbreve på blogs

for de bliver jo beskyldt for hvad som helst bagefter og det allerværste er jo at folks lyst til at blande sig i det politiske liv begrænses også

at der er langt flere der blander sig i den politiske debat i dag end der var for fem ti femten år siden

hvilken feedback man også som folketingsmedlem kan få via facebook og andre sociale medier og

der stadig et stykke men jeg synes at

lægge mærke til at jeg faktisk sagde at vi kvitterede for det justitsministeren sagde om at man følger området og ser på om det bliver nødvendigt at gøre noget og det vil sige

desværre har vist sig at være omsiggribende som vi behandler i dag og det er spørgsmålet om

ærekrænkelse her tænker vi jo blandt andet på den sag som har været

søgelys fra morsø kommune hvor en

man kan sige som herre simon emil ammitzbøll også var inde på at der jo er masser af beskyldninger

små og store insinuationer mod politikere givetvis og andre mennesker her i vores samfund men det at blive hængt ud som

må være meget grænseoverskridende for dem det går ud over

over for et menneske der overhovedet ikke har andel i sådan en situation så jeg forstår godt

den her familiechef reagerer og jeg forstår også godt at der er andre der reagerer hvis de bliver beskyldt for at have været pædofile have udøvet vold mod andre eller begået drab eller lignende og derfor er

internettet som

det der i virkeligheden er årsagen til at

vi diskuterer de her ting fordi internettet

har vundet den udbredelse det har

man på den måde via internettet kan komme ud til en meget

også at det er en skærpende omstændighed hvis man når ud til en større gruppe af mennesker med det her ærekrænkende budskab men internettet og tv og radio

set også og nye teknologiske medier

inden for få øjeblikke ved

kunne man for bare få år tilbage regne med at der

der er jo facebook der er chatfora der er twitter der gør at man på meget få øjeblikke kan sprede nyheder

når der måske kan være tale om

ikke et ukendt fænomen at borgere udsættes for mediernes opmærksomhed eller andre borgeres opmærksomhed via internettet og sættes i forbindelse med forskellige holdninger eller episoder også selv om de ikke nødvendigvis har været involveret i dem

det kan være næsten umuligt at blive renset og vi har også i forbindelse med udarbejdelsen af det

mennesker ukendte og kendte er er blevet beskyldt for noget men hvor de umuligt har kunnet frigøre sig fra de beskyldninger som nogen har rejst i en avis eller via medierne i det hele taget vi ved jo også godt at selv om man

herre preben bang henriksen har fortalt hvor svært det

en sag i pressenævnet eller ved domstolene så er sagen jo at den anklage mod ens integritet som der i virkeligheden

stod måske på forsiden af en avis

men den tilbagevisning man

og store økonomiske omkostninger kommer så i en notits nederst

den kan vi ikke se bort fra så ubegrundede og firkantede beskyldninger som udgives på tryk eller fremføres på tv kan koste mennesker deres karriere deres ægteskab og deres sociale liv i yderste konsekvens og det er blevet ganske nemt og hyppigt

i det hele taget bliver hængt ud på et

og ofte uden at have mulighed reel mulighed for at forsvare sig

næsten kun er de mennesker der udsættes for ubegrundede og

beskyldninger i al offentlighed der lider under dem men skadevolderen vil som regel kunne gøre det uden at det får konsekvenser for vedkommende selv og det betyder

researche sine kilder grundigt

troværdige kilder kan ligge på et ret lille sted

at vi ser et behov for både selvfølgelig med fokus på den aktuelle sag som vi har set på men også med

fokus på de sager som ministeren har vurderet i det svar vi har fået i

stoppe de her halve vinde og hele rygter som ignorerer at det har med mennesker at gøre der for eksempel bliver udsat for at blive beskyldt for at være pædofile det må aldrig være sådan at man kynisk spekulerer i at hvis man bare hænger et menneske tilstrækkelig meget ud

også derfor at kommunaldirektøren fra morsø kommune reagerer så kraftigt

jo en af hans ansatte der bliver beskyldt for de her ting og måske kommer beskyldningen i forbindelse med

sig gået for nær på en eller enden måde i forbindelse med nogle myndighedsudøvelser som

har været i gang med

i dansk folkeparti ser vi desværre det her skred

at gøre noget fra folketingets side det nytter ikke noget

var et lovforslag som nogle stemte for og andre ikke stemte for

jo vist sig at være anderledes det er lige nu at vi ser internettet eksplodere yderligere ja det eksploderer i og for sig næsten hvert eneste år fordi antallet af brugere bliver større udbredelsen bliver større større og dem der går ud over hvis man beskylder nogen uretmæssigt for noget bliver jo så også desto hårdere ramt så vi skal stoppe glidebanen inden vi når nogle tilstande hvor mennesker helt uden modspil kan karaktermyrde

der ikke har nogen jordisk chance for at forsvare sig derfor er tiden kommet til

i hvert fald snart komme med nogle

selvfølgelig ud fra ønsket om at bevare den totale ytringsfrihed

selvfølgelig begrænset af at man ikke må ærekrænke personer i forhold til pædofili eller

er nødt til at gøre noget vi kan ikke bare se på det her uden at vi gør noget og der burde det egentlig være sådan at

alle partier i folketinget seriøst kunne gå ind i en debat omkring det her der har været nogle initiativer i kulturudvalget og retsudvalget i forhold til specielt pressens behandling af nogle ting

men vi er også nødt til at kigge på strafdelen for det skal ikke kunne betale sig at svine andre mennesker til

pædofile og så få en bøde samlet set for to mennesker på fem hundrede kroner

til ændring af straffeloven så straffen i sager om drab og grov vold mod børn skærpes med indtil halvtreds procent forslagsstillerne begrunder blandt andet forslaget med de

alvorligere sager hvor børn er blevet udsat for

burde have ydet børnene omsorg og beskyttelse

henviser også til sagen om tobias der døde som følge af meget grov vold begået af drengens mor og stedfar så beslutningsforslaget har en meget tragisk baggrund

alle kan være enige om at når

skal man lege og lære uden at frygte overgreb alle børn fortjener en tryg barndom og der skal ikke herske tvivl om

regeringen i det lovforslag om seksualforbrydelser som jeg fremsatte

indgår der derfor også flere tiltag rettet mod seksuelle overgreb mod børn

bliver straffelovens regler om voldtægt udvidet så de kommer til at omfatte ethvert samleje med et barn under tolv år

bliver der mulighed for at give personer dømt for seksuelt misbrug af

pålæg om ikke at kontakte fremmede børn

regeringen er også meget opmærksom på problemstillingen

med voldelige overgreb mod børn overgreb mod børn det være sig af seksuel eller

ikke der kan være to synspunkter om i salen i dag når vi fra regeringens side ikke kan støtte beslutningsforslaget

det fordi vi mener at det hviler på

forkert præmis nemlig en præmis om at rammerne for at idømme hårdere og følelige straffe for voldelige overgreb mod børn i dag ikke er

til stede denne præmis

lovgivningsmæssige rammer for sager om vold

børn er efter regeringens opfattelse allerede

det er således allerede i dag en skærpende omstændighed efter straffeloven hvis offeret for vold eller drab er et barn

skal det nemlig ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed at gerningsmanden har udnyttet forurettedes værgeløse stilling som det hedder denne bestemmelse omfatter jo blandt andet børn desuden indeholder straffeloven allerede i dag en bestemmelse om at straffen kan stige med indtil halvtreds

ellers giver mulighed for det gælder hvis nogen har begået flere strafbare lovovertrædelser og der foreligger særdeles skærpende omstændigheder en ting er naturligvis de lovgivningsmæssige rammer

skal der selvfølgelig være fokus på området og det er der også anklagemyndigheden har således de seneste år haft særlig fokus

sager om vold mod børn efter

anmodning fra justitsministeriet og på baggrund af en gennemgang af domme

afgav rigsadvokaten i juli måned to tusind og ti en udtalelse om strafniveauet i sager om forældres eller andre familiemedlemmers vold mod børn i udtalelsen vurderede rigsadvokaten at domstolene i flere sager om simpel vold mod børn syntes at have udmålt hårdere straffe end i andre lignende sager rigsadvokaten fandt dog også at der på visse områder forekom forholdsvis milde straffe rigsadvokaten mente imidlertid ikke at

for lovgivningsmæssige initiativer vedrørende strafniveauet i sager om vold mod børn i stedet tog rigsadvokaten initiativ til at koordinere anklagemyndighedens indsats på området ved udstedelse af retningslinjer for anklagemyndighedens behandling af sager om vold mod børn retsudvalget blev af den daværende konservative justitsminister skriftligt orienteret om rigsadvokatens redegørelse og de påtænkte initiativer

minister meddelte samtidig retsudvalget at man fra justitsministeriets side

var anledning til lovgivningsinitiativer men at der var grund til at iværksætte andre tiltag

ikke bedømmes for mildt rigsadvokaten iværksatte samtidig en forelæggelse og indberetningsordning med henblik på i en periode at kunne følge den fremtidige

børn heldigvis heldigvis har der kun været et mindre antal domme for rigsadvokaten at gennemgå

er derfor i sagens natur vanskeligt at sige noget generelt om straffastsættelsen i sager om vold mod børn det skyldes også det forhold at omstændighederne i sagerne jo er meget forskellige det er generelt meget svært at sammenligne strafniveauet i voldssager hvad enten offeret er et barn eller en voksen

meget alvorlig vold der fører til offerets død det er i det hele taget

den at i voldssager er er de jo meget forskellige hertil kommer at sager om vold mod børn ofte adskiller sig meget fra sager om vold mod voksne for eksempel kan handlinger der i forhold til voksne er mindre betydelige jo få fatale konsekvenser i forhold til børn

jo for eksempel medføre en hjerneblødning i sidste ende må domstolene jo derfor

og også skærpende omstændigheder må indgå rigsadvokatens gennemgang af de modtagne domme viser at

alle domme udtrykkeligt har tillagt

en skærpende betydning ved strafudmålingen

når vi nu er ved retspraksis kan jeg også oplyse at højesteret

tog stilling til hvornår flere gentagne tilfælde af simpel vold mod børn skal anses for mishandling efter straffelovens bestemmelser om kvalificeret vold

konkrete sag fandt højesteret at der var tale om mishandling det er rigsadvokatens vurdering at højesteret herved altså ved den her sag har udstukket vigtige retningslinjer for behandlingen af sådanne sager så altså hvis jeg kort skal sammenfatte

hvis der er begået flere lovovertrædelser har domstolene desuden mulighed for at forhøje straffen med indtil halvtreds procent i forhold til strafferammen hvis der altså foreligger særdeles skærpende omstændigheder

så er der et særligt fokus på behandlingen af sager om vold mod børn hertil kommer at højesteret for nylig har udstukket vigtige retningslinjer for hvornår flere tilfælde af simpel vold som jeg omtalte bliver til mishandling ligesom det også er blevet vurderet under den tidligere

er det på den baggrund også min opfattelse at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for lovændringer på det område jeg er imidlertid ligesom forslagsstillerne selvsagt meget berørt af sagen om

en endog meget følelig straf jeg mener faktisk også at der blev med blandt andet ni års fængsel til stedfaren

sådan set også enig i at der i de meget grove sager om vold mod børn efter omstændighederne skal kunne udmåles straffe på mere end de ti års fængsel som ellers er strafferammen efter den paragraf vi taler om i straffeloven altså § to hundrede og seks og fyrre

de gældende regler også allerede muligheder for under nærmere angivne omstændigheder som jeg

at gå ud over de almindelige strafferammer med indtil halvtreds procent

de relevante sager og er opmærksom på

den her mulighed bliver anvendt så selv om jeg udmærket klart kan forstå intentionerne bag beslutningsforslaget mener jeg altså at de eksisterende lovgivningsmæssige rammer allerede i dag er gode nok

at hvis det senere viser sig at der er behov for at se på

jo fik en straf på ni års fængsel

ved landsrettens behandling i december to

når jeg alligevel stiller spørgsmål til justitsministeren

os at se i dansk folkeparti er et problem

det som anklagemyndigheden kræver i en sag som den her

at der er nogle muligheder i dag vi ønsker så de muligheder skærpet men der er nogle muligheder i dag som anklagemyndigheden ikke benytter sig

og dermed udstikker retningslinjerne for de konkrete sager det er domstolenes afgørelse

retsudvalget om det og som jeg sagde jeg sagde vil rigsadvokaten

til at sikre at anklagemyndigheden er opmærksom på i de relevante sager at anvende den her mulighed der er

de her helt særligt skærpende omstændigheder

strafferammen med indtil halvtreds procent

vil være meget mere opmærksom på at der gives nogle følelige straffe i sådan nogle sager

står vi da lidt bedre i forhold til den aktuelle situation mener vi

virkeligheden er jo altså vi taler om en lille dreng som døde som følge af firs skader

døden var altså ifølge retten kulminationen

måneders mishandling af den lille dreng kan justitsministeren ikke godt se at her er der da tale om ekstremt skærpende omstændigheder men alligevel gives der altså kun en straf

ni års fængsel man kan jo komme ud skal jeg lige i parentes bemærke og

måske halvdelen eller to tredjedele

jeg redegjorde for at vi skærper indsatsen over for

på det her område for at skærpe straffen også bliver anvendt i de relevante sager så fokus er rettet på det og jeg tror

tobias blev kun femten måneder han blev tæsket ihjel af sin stedfar mens hans mor så passivt til vold med døden til følge er under alle omstændigheder en forfærdelig forbrydelse og når offeret er

barn så bør det naturligvis være en skærpende omstændighed i sagen mod tobias stedfar og hans mor idømte landsretten ni års fængsel til stedfaren hvilket er tæt på lovens maksimum på ti år jeg har desværre kun haft lejlighed til at læse presseresumeet af dommen for selv om

direkte har nævnt sagen i begrundelsen for deres forslag så har folketinget ikke fået tilsendt selve dommen det er ikke særlig tilfredsstillende for af presseresumeet kan man ikke se i hvilket omfang landsretten har lagt vægt på at volden er begået mod et forsvarsløst femten måneder gammelt barn det har landsretten med al sandsynlighed gjort men forslagsstillerne

af straffeloven at den maksimale strafferamme forhøjes med halvtreds procent i sager om vold mod børn under femten år det lyder som udgangspunkt yderst rimeligt og straffeloven har allerede en paragraf hvor strafferammen forhøjes i tilfælde af vold mod særlig udsatte grupper

det drejer sig om § to hundrede og syv og fyrre stykke to der handler om personer som for eksempel i kraft af deres erhverv løber en særlig risiko eller udfører særlige funktioner og det er for

som taxachauffører dørmænd læger sygeplejersker og lignende der kører vagtkørsel og så er det ansatte i

da denne bestemmelse kom ind i straffeloven hed det i bemærkningerne og nu citerer jeg fra justitsministeriets bemærkninger selv om det må antages at domstolene allerede i dag i et vist omfang ved strafudmålingen tillægger det vægt om en voldsforbrydelse er udøvet mod en person der tilhører sådanne særlig udsatte grupper finder justitsministeriet det rigtigst at der i straffeloven indsættes en udtrykkelig regel hvorefter strafferammen for vold der udøves mod disse grupper forhøjes med indtil det halve og således at retterne ved strafudmålingen i sådanne sager skærper straffen med omkring en trediedel i forhold til det nugældende niveau præcis de samme argumenter kan fremføres når vi taler om børn så venstre kan støtte denne del af beslutningsforslaget selv om noget tyder på at

to hundrede og syv og fyrre stykke tredje

jo ikke tale om at vold automatisk straffes halvtreds procent hårdere når offeret tilhører den omtalte personkreds paragraffen giver domstolene mulighed for at give en maksimumstraf

jo ikke helt det samme af samme grund giver den anden halvdel af beslutningsforslaget ikke

forslagsstillerne ønsker som man skriver en tilsvarende bestemmelse indført i forbindelse med sager om manddrab hvor den dræbte er et barn da strafferammen imidlertid allerede går helt op til livstid

er det i sagens natur umuligt at udvide strafferammen med halvtreds procent man kan jo altså ikke idømme fængsel i halvanden gange livstid selv om man muligvis kunne

venstre kan derfor ikke støtte denne del af beslutningsforslaget selv om vi naturligvis mener at

en skærpende omstændighed at et drabsoffer er et barn

helt sikre på landets dommere er enige med os i og det fremgik jo også af justitsministerens tale så derfor er der ikke det store behov for at ændre straffeloven

det her beslutningsforslag på og det er svært at forstå at folk kan finde på

en række gode bestemmelser som understreger at

også en generel bestemmelse som siger at straffen kan stige med op til halvtreds procent ved særlige omstændigheder derfor vurderer vi

er gode nok og afspejler at det er en grovere forbrydelse når vold og drab udøves mod børn bruges de strafferammer så

har man så tidligere fået rigsadvokaten til at vurdere

man langt hen ad vejen straffer hårdere når der er tale om børn og gudskelov for det

det er glimrende at rigsadvokaten igen tager initiativ til at sikre at de skærpende omstændigheder bliver benyttet af anklagemyndigheden men vi står altså igen her med et beslutningsforslag som

lovgivning på baggrund af enkeltsager man vil altid kunne finde eksempler enkelte sager som falder uden for skiven det ændrer dog ikke

kan være godt nok derfor kan vi radikale ikke støtte det samlede beslutningsforslag og jeg skal meddele at det kan socialdemokraterne og enhedslisten

til folketingsbeslutning om forhøjelse af straffen i sager om

og grov vold mod børn

senere år set flere alvorlige sager hvor børn er blevet udsat for særdeles grove overgreb det er uhyggeligt og der skal slås hårdt ned på den slags sager hvor børnene ødelægges af mennesker som skulle have givet dem omsorg og tryghed det gælder

vanrøgt og mishandling af børn folketinget har i de seneste år vedtaget flere store reformer for at skabe bedre vilkår for udsatte børn og unge og baggrunden har netop været de mange sager om grov vold og børnemishandling i maj og tolv vedtog vi et lovforslag som netop har til formål at styrke indsatsen over for den slags sager dengang var det en bekymring at der fandtes et massivt svigt i de sociale systemer som skal

loven indeholder derfor blandt andet et element som giver kommunerne adgang til at videregive oplysninger uden samtykke til den nationale videns og specialrådgivningsorganisation

visos behandling af disse oplysninger præciseres og yderligere har de sociale myndigheder i dag fået mulighed for i særlige tilfælde at få adgang til hjemmet i såkaldt lukkede familier uden en retskendelse indsatsen kan på den måde ses som en forebyggende indsats hvor også ssp samarbejdet bliver udvidet hvordan skal vi så sikre at vi får indrettet systemet til at være bedre i stand til at opdage de her sager skal vi skærpe straffen for sager om drab og vold mod børn ja der skal være en skærpende omstændighed efter straffeloven hvis offeret for vold eller drab er et barn og den præmis findes allerede i dag efter de gældende regler skal det nemlig ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed hvis gerningsmanden har udnyttet et offer i en værgeløs stilling det dækker altså også hvis der er tale om forurettelse af et barn

jeg gerne pege på at loven som den ser ud i dag allerede indeholder en bestemmelse der giver mulighed for at straffen kan stige med indtil halvtreds

i forhold til hvad strafferammen ellers giver mulighed for det gælder for sager hvor lovovertrædelsen indbefatter særdeles skærpende omstændigheder for eksempel overtrædelser overtrædelser om grov mishandling af børn vi støtter i sf initiativet om at sikre at anklagemyndigheden er opmærksom på i relevante

at anvende denne mulighed for det er rigtig vigtigt men vi kan ikke stemme for

overgreb mod børn er noget af det mest

modbydelige der findes det jo ikke fordi grov vold og drab

generelt er modbydelige forbrydelser det er de sådan set men det at der er tale om

mindreårige der ikke har nogen som helst mulighed for at sætte sig til modværge og som skulle være beskyttet af voksne i en tryg opvækst som bliver udsat for de her forbrydelser

i førstegangstilfælde

vi også godt kunne tænke os at begyndte at benytte en alternativ straf til fængsel

grov vold og når det kommer til voldtægt når det kommer til

strengere straffe derfor synes vi at det her er et rigtig godt forslag

været vidne til en række sager i i den senere tid efterhånden

jo blevet sådan hverdagsbegreber med esbjergmanden brønderslevsagen tøndersagen og hvad ved jeg

god grund til at se på hvordan vi kan prøve

hårdt ind over for nogle af dem der mishandler og overfalder

at de slår dem ihjel

lidt mere præcise vi er meget glade for

rose ordføreren i denne sag

at jeg synes det var

hvis man går ind og ser på det så fra liberal alliances side må vi sige at selv om

ikke skulle ende med at der er fuld opbakning til forslaget

og det kan være at vi kan komme videre med nogle reelle forandringer i den virkelige verden og det er jo sådan set

mest væsentlige når vi står herinde og ikke bare at prøve at få

forskellene trukket frem så

vi kan gøre noget for at beskytte de børn som i dag bliver udsat for overgreb

beslutningsforslag der er selvfølgelig nogle

som herre jan e jørgensen fra venstre var fuldstændig korrekt inde på

nogle tekniske ting der gør at man ikke bare sådan kan vedtage beslutningsforslaget som det foreligger men det skal ikke afholde os fra at have en positiv tilgang til beslutningsforslaget og være tilfredse med at

temaet bliver sat på dagsordenen til en debat i folketinget

det er godt for der er en gruppe her

i sig selv burde være en skærpende omstændighed det tror jeg faktisk

det er i nogle situationer men det kan vi jo få afdækket meget mere præcist i forbindelse med udvalgsbehandlingen

der er jo også straffelovens § en og firs punkt elleve der handler om at hvis barnet eller personen offeret

den bestemmelse kan bruges men spørgsmålet

den bestemmelse bruger anklagemyndigheden den bestemmelse bruger domstolene den bestemmelse ser vi at man rent faktisk skærper strafudmålingen med henvisning til de paragraffer

det ved vi ikke helt præcis endnu

som forslaget kommer i udvalg og vi kan få stillet nogle spørgsmål

med vilje for vi havde set at der var et efterslæb

proportionaliteten mellem strafudmålingerne for økonomisk kriminalitet

haltede ganske alvorligt bagefter derfor brugte vi ti år mens vi havde regeringsmagten til

personfarlig kriminalitet og flere gange skærpede vi straffene direkte for

og grov vold igennem de ti år

ser meget positivt på principperne i beslutningsforslaget fra dansk folkeparti og vi håber

videre herfra for det er jo som herre jan e jørgensen

lade sig gøre men i virkelighedens verden er det ikke så nemt så der er nogle ting

forhøjelse af straffen i sager om drab og grov vold mod børn det er fremsat af liberal alliance og dansk folkeparti og jeg

liberal alliance og dansk folkeparti meget gerne vil kigge på

justeringer der måtte være behov for for at

folketingets partier kan tilslutte sig det her forslag eller måske tilslutte sig en beretning der kan pålægge regeringen at sikre at anklagemyndigheden udnytter rammerne

i stedet for som det er sket i den sag

mishandling der fandt sted af det lille barn tobias blev en øjenåbner for mange borgere

kan laves ting der gør at der falder mere følelige straffe i sådan nogle sager sagen viste jo at

og nogle gange kommer den så op til overfladen når det er en forælder og sådan set også det offentlige der svigter et barn tobias blev kun femten måneder gammel for hans stedfar ønskede jo ikke at han skulle leve og

tilbage står de ulykkelige pårørende til tobias

herunder hans far der ikke fik lov til at være sammen med sit eget barn der i stedet for blev overladt til moren og den kæreste der misbrugte tobias meget brutalt det der står tilbage

største problem er jo i virkeligheden at der kan være en risiko for at der der vil være andre i tilsvarende situationer der også kan blive udsat for de samme handlinger fordi man ikke får gjort noget

børn ikke kan forsvare sig

derfor er vold mod børn at betragte som en langt værre kriminalitetsform end

meget andet fordi børnenes hjælpeløshed gør dem til nemme og forsvarsløse ofre

det var også tilfældet i den sag som vi har beskrevet i beslutningsforslagets bemærkninger det betyder så at vi fra samfundets side må gøre det ekstremt klart over for børnene og deres forældre og værger at børn skal have immunitet mod voldelige overfald og bryder man den

der har været en række sager som

heldigvis er blevet mere og mere opmærksom på og der bliver også gjort mere ved dem men

desværre tyder alt på at vi ikke har set den sidste af den slags sager hvor børn bliver udsat for vold

udsat for så grov vold at det betyder at barnet afgår ved døden i dansk folkeparti

slåskamp og så et lille barn hvis eneste brøde er at det giver lyd fra sig når det er sultent

der bør være nogle forældre der aflæser det og hvis ikke forældrene gør

bør der være en støtte i det offentlige system

i stedet for det som er sket i den sag som vi har omtalt i beslutningsforslaget så det er fuldstændig

utidigt og rystende når barnet

tilfælde tobias reelt bliver tortureret til døde og efter endt obduktion konstateres det så at vedkommende barn har været udsat for firs skader på kroppen voldelige overgreb mod børn om det gælder ens egne eller andres børn bør straffes langt hårdere

jeg undrer mig over at regeringen ikke tager

erkender at regeringen har forsøgt med nogle ting men på det her punkt er man åbenbart ikke villig til

vold mod børn jeg håber aldrig at nogen skal opleve at et barn afgår ved døden døden og har været udsat for grov vold af en stedfar hvorefter straffen bliver symbolske ni års fængsel hvilket i den virkelige verden ligger tættere på det halve i forhold til hvornår den pågældende bliver løsladt fra det fængsel

vil vi gerne gå den anden vej og forhøje straffene så man automatisk får halvtreds procent lagt oven i straffen når man har begået grov vold mod et barn for det skal straffes hårdere når man begår overgreb mod et uskyldigt lille væsen der har et helt liv foran sig og er helt og aldeles forsvarsløst så vi håber på at vi i forbindelse med den her debat i det mindste kan få lavet en beretning fra et flertal i folketinget

der kan bede anklagemyndigheden og rigsadvokaten være meget mere årvågen i sådan nogle sager og meget gerne vil vi have forslaget her vedtaget hvis ikke lige i den her form så måske i en lidt anden afskygning det tekniske kan vi sagtens mødes om spørgsmålet er om der er en vilje fra regeringens side

desværre har kunnet konstatere at

der stadig væk foregår chikane

på nørrebro men også i andre dele af danmark af mennesker simpelt hen fordi de har jødisk baggrund

jeg håber også at vi kan blive enige om nogle initiativer som rækker fremad så

debat om religionsfriheden i danmark det er et vigtigt emne og det er et emne som ligger regeringen meget på sinde så lad mig starte med at slå helt fast religionsfrihed er et centralt og grundlæggende princip i det danske samfund hvor ingen bør udsættes for forskelsbehandling eller overgreb

lad det også være sagt helt klart med det samme regeringen tager skarpt afstand fra intolerance i enhver form vi siger nej til fremmedhad og racisme og vi siger nej til overgreb på grund af seksualitet og vi siger naturligvis også kollektivt nej til enhver der ikke respekterer andres tro religionsfrihed er et helt centralt og grundlæggende princip

har det stor betydning frit at kunne følge den religion som man bekender sig til frit at kunne skifte tro og frit at kunne stå frem som ikketroende

religionsfrihed også en nødvendig og

selvfølgelig forudsætning for vores samfund som sådan religionsfriheden udgør ganske enkelt en del af det fælles demokratiske værdigrundlag som vores samfund bygger på vi skal alle kunne færdes trygt og sikkert uden frygt for at blive udsat for overgreb på grund af vores tro og vi skal trygt kunne udtrykke vores tro i det offentlige rum hvad enten det så består i at man bærer kalot slør kors eller turban med forespørgslen

har spørgeren bedt mig oplyse specifikt om det stigende pres fra visse muslimske miljøer på religionsfriheden især over for danske jøder

den forbindelse gentage at regeringen tager

er begrundet i en persons etnicitet tro seksuelle eller politiske overbevisning og det gælder uanset hvem der er ophavsmand til overgrebene vi ved at der desværre findes folk som ikke har forstået de her spilleregler det gælder visse personer og grupper med ekstreme islamistiske holdninger men det er væsentligt at understrege at ekstremisme og hadforbrydelser også udspringer fra andre miljøer af samme grund vil mine bemærkninger i dag jo dreje sig om regeringens samlede indsats over for alle former for ekstremisme og hadforbrydelser i den senere tid er der faktisk taget en række skridt for at sikre at myndighederne herunder politiet til stadighed har den fornødne fokus på

at straffelovens § en og firs nummer seks indeholder en bestemmelse om at det i almindelighed skal indgå som en skærpende omstændighed når straffen fastsættes at fastsættes at gerningen

baggrund i andres

rigsadvokaten udsendte i efteråret to tusind og elleve en ny og i øvrigt udbygget meddelelse om

taler om her meddelelsen indeholder blandt andet en række eksempler på omstændigheder der kan tale for at der er tale om hadforbrydelser når der i en konkret sag foreligger omstændigheder der taler for en hadforbrydelse ja så skal politiet søge dette aspekt af sagen belyst nærmere under efterforskningen og anklagemyndigheden skal

at der kan føres det fornødne bevis for at der foreligger en skærpende omstændighed det er naturligvis ikke nok at der hos politiet og anklagemyndigheden er fokus på håndteringen af hadforbrydelser mindst lige så vigtigt er det jo at vi som borgere er opmærksomme på problemet og for eksempel anmelder hadforbrydelser til politiet

jo selvklart af afgørende betydning lad mig i den forbindelse fremhæve kampagnen den der hedder stop hadforbrydelser det er en kampagne som med udgangspunkt i københavn har til formål at reducere antallet af hadforbrydelser og få flere ofre og vidner til at anmelde hadforbrydelser

initiativ som justitsministeriet i øvrigt har valgt at

også nævne at jeg sammen med min kollega social

som det hedder om hadforbrydelser og intolerance i marts måned

sidste år på den her camp var der deltagelse

vores samfund på baggrund af et intensivt gruppearbejde

blev der iværksat en række initiativer på lokalt niveau

politiets efterretningstjeneste har sammen med en række samarbejdspartnere i løbet af to tusind og elleve og to tusind og tolv gennemført kurser om hadforbrydelser i de enkelte politikredse og det har faktisk været en stor succes det er i øvrigt en af de helt centrale opgaver for politiets efterretningstjeneste i dialog

og samarbejde med de enkelte politikredse at bekæmpe voldelig ekstremisme herunder jo også hadforbrydelser pet har i den forbindelse en væsentlig opgave i at sikre at de relevante politimyndigheder kender trusselsbilledet og

den baggrund er i stand til at afpasse indsatsen i forhold til den aktuelle

og karakteren af hadforbrydelser

de såkaldte raci rapporter ordningen har eksisteret siden nitten to og halvfems og er løbende blevet forbedret og også udvidet

senest udvidet i to tusind og ni til at omfatte alle kriminelle forhold altså alle kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund herunder forhold motiveret af spørgsmål vedrørende netop race tro politisk eller seksuel orientering og efterretningstjenesten fik samtidig direkte adgang til selv at søge efter ekstremistisk motiverede forbrydelser i politiets register med den seneste udvidelse af ordningen

ikke stoppe her regeringen agter at igangsætte en ny landsdækkende kortlægning af hadforbrydelser og det ved jeg at social

vil fortælle mere om lige her efter mig så lad mig

lad os kalde det det formaning om at vi aldrig må glemme aldrig glemme de grundlæggende demokratiske værdier som vores samfund hviler på det gælder ikke mindst retten til religionsfrihed og vi bør

racisme og intolerance og for regeringen

er der her tale om et prioriteret område og politiet politiets efterretningstjeneste og anklagemyndigheden har som jeg netop har været inde på iværksat en hel række initiativer med det formål at sikre fortsat fokus på hadforbrydelser

registrering og effektiv retshåndhævelse

at regeringen selvfølgelig også i fremtiden vil fastholde sit fokus på

at vise at vi som politikere står sammen om at bekæmpe alle former for intolerance og chikane vi har nemlig

uanset vores tro hudfarve seksuelle orientering eller politiske overbevisning som justitsministeren sagde er chikane vold og anden forulempende adfærd ikke kun en trussel

den enkeltes sikkerhed

om det er med den religiøse baggrund vi har den seksuelle observans vi har

det udtryk for et angreb på demokratiet og ikke kun et angreb på det enkelte menneske når sådanne angreb finde sted motiveret i at folk er anderledes når vi oplever aggressiv adfærd og hører hadefuld retorik

skaber det utryghed og det skaber mistrivsel i vores fællesskaber uanset om det er på gaden

hadefuld retorik

især over for jøder

som jeg synes det er vigtigt at vi får drøftet

afholdt jeg den tredivete november to tusind og tolv et møde med det mosaiske troessamfund

med dem hvordan problemerne kan forebygges og modvirkes vi drøftede behovet for åbenhed oplysning og vigtigheden af gensidig dialog

vores forskelligheder det mosaiske troessamfund gør selv en stor indsats for at åbne op gøre synagogen tilgængelig invitere

at vi som samfund og som borgere tydeligt viser at vi ikke accepterer intolerance forulempelse vold og chikane og det gælder uanset hvem der udsættes for chikanen eller volden og uanset hvem der begår den

så alle kan gå i fred på gaderne

den enkelte skolelærer den enkelte pædagog og i særdeleshed

den enkelte forælder at ansvaret ligger for at slå ned på de fordomme fjendebilleder og intolerant adfærd der måtte vise sig uanset hvem det er vendt imod

chikane og forulempelse til livs ved en massiv afstandtagen til alle former for intolerance det gælder når vi er vidner til episoder i supermarkedet eller bussen eller hvis vi hører vores

bestemte grupper mennesker

det er jo kernen i vores demokrati

selvfølgelig også en forpligtelse fra myndighedernes side til at forebygge problemer med chikane

intolerance lokalt dér hvor de ting finder sted

lokalpolitikere skoleledere og andre myndighedspersoner iværksætter nødvendige indsatser for at løse problemer med chikane og intolerance

eller andre steder

skal løses der og det med det samme

med særlig viden om ekstremismens fjendebilleder og arbejdet med at forebygge radikalisering og intolerant adfærd

og mit ministerium bliver der ydet rådgivning og undervisning til disse ssp medarbejdere og andre relevante kommunale medarbejdere som vil kunne give modspil til unge som giver udtryk for intolerante holdninger vi går også i dialog med foreninger trossamfund og andre aktører i civilsamfundet

og i dialog med social og integrationsministeriet i færd med at udvikle et undervisningsmateriale som hedder forskellighed og fordomme det skal bruges til undervisning i grundskolen materialet skal udfordre fordomme og fjendebilleder

og andre former for intolerance med udgangspunkt i projektet din tro min tro hvor repræsentanter for det kristne det jødiske og det islamiske trossamfund besøger skoler

kommer ud på skoler og viser

at justitsministeriet støtter kampagnen stop hadforbrydelser som

justitsministeren allerede har nævnt

er den manglende viden om omfanget af og motiverne bag forbrydelserne politiet gør en stor indsats for at registrere hadforbrydelserne

mellem det tal som politiet registrerer og tallene fra offerundersøgelsen som viser borgernes oplevelser af at have været udsat for hadforbrydelser det er baggrunden for at vi i social og integrationsministeriet og i regeringen nu igangsætter en landsdækkende kortlægning af hadforbrydelser det vil sige vold og andre forbrydelser er motiveret af de forurettedes tro

omfang af disse forbrydelser og hvor de sker uanset om det er i bestemte landsdele eller byområder

på internettet

mere viden om hvem ofrene er herunder deres alder køn sociale baggrund og etnicitet

som menes begået også gerne viden om deres seksuelle orientering politiske holdninger religiøse overbevisninger eventuelle handicap med videre

for eksempel er en del af ekstremistiske miljøer

vi nu igangsætter håber jeg vil give os både en

og vi får mulighed for at følge udviklingen over tid

til en kortlægning af ekstremistiske og antidemokratiske miljøer rundtom i de enkelte politikredse kortlægningen er aftalt i satspuljekredsen og at vi med den indsamling får en værdifuld viden

er en del af baggrunden for chikane og hadforbrydelser

der står for undersøgelsen og vi håber at kunne offentliggøre de første delresultater for de enkelte områder til sommer og den endelige rapport der beskriver hele landet er færdig i juni to tusind og fjorten

kommende år få massiv viden om hele området og forhåbentlig en viden der mere præcist kan fortælle os hvor udfordringerne findes

især over for danske jøder

og vi ved heller ikke om det er religiøst eller politisk motiveret men det skal vi vide mere om og det er baggrunden for den nye kortlægning der nu igangsættes

der udnytter politiske konflikter rundtom i verden til at udbrede deres polariserede og forsimplede fjendebilleder

er det også vigtigt at vi markerer vores klare afstandtagen

vifte af aktører kan være med til at give de ekstreme kræfter modspil heldigvis findes der fornuftige mennesker i alle befolkningsgrupper både i og uden for danmark

også dengang var en række eksempler

at man havde noget der pegede fremad

det ikke bare blev ved alle ordene og alle undersøgelserne

handlingsplan som jeg synes

til på baggrund af det forslag til

følgende regeringen vil i samarbejde med dansk institut for internationale studiers afdeling for holocaust og folkedrab videreudvikle og fremme anvendelsen af de allerede eksisterende undervisningsmaterialer med videre om antisemitisme racisme og diskrimination der vil endvidere blive iværksat en opsøgende indsats vedrørende brugen af materialet særligt i forhold til skoler og uddannelsesinstitutioner i områder hvor mange elever har en anden etnisk baggrund

skjul på at en del af de problemer som vi ser på det her område

at gøre med at der er nogle ikke alle

med muslimsk baggrund som har en lidt alternativ opfattelse af hvad der er acceptabelt i det danske samfund og de

at det er helt i orden at man chikanerer folk fordi de

ud af på den lokale folkeskole eller hvad ved jeg

været eksempler fremme om at skoleledere på nørrebro

jødiske familier at lade deres børn indskrive på en dansk folkeskole i danmark

den handlingsplan der blev vedtaget

nogle konkrete initiativer ud af blandt undervisningsmateriale som skulle målrettes nogle af de grupper af elever som vi ved har nogle

jeg håber

ud af det de initiativer har så

stadig at blive iværksat men jeg tror også godt man kan tillade

konkludere at vi kan se at

er tilstrækkeligt derfor håber

blive enighed om i dag

folketinget pålægger regeringen at lave en ny handlingsplan der kigger på forholdene for danske jøder

på hvordan man kan blive bedre til at gå imod

er i visse miljøer i danmark jeg håber meget at man kan blive enig om det vi har også fra

indsats som gøres mod chikane af jøder

håber selvfølgelig at et bredt flertal i folketinget kan enes om en indsats på det her område i forbindelse med forberedelsen til

den her debat faldt jeg over en artikel fra kristeligt dagblad fra den trettende februar i år hvor overskriften

jøde efter den anden i aftes gik på talerstolen for at tale om antisemitisk chikane

står sammen om at modvirke det her

ikke bare med ord ikke bare med at lave undersøgelser der kigger på hvor udbredt det er

vi også tager nogle initiativer der rækker fremad

til vedtagelse folketinget konstaterer med bekymring at der desværre fortsat er eksempler på at danske jøder udsættes for chikane på grund af deres tro folketinget opfordrer på den baggrund regeringen til at iværksætte en ny handlingsplan der i høj grad fokuserer på forholdene for danske jøder og på hvordan det danske samfund kan blive bedre til at påvirke holdninger og sanktionere over for individer og grupper som begår antisemitiske handlinger folketinget opfordrer regeringen til inden udgangen af to tusind og tretten at fremlægge en ny handlingsplan der tager udgangspunkt i f fem og tredive

som vi ser på religionsfriheden i danmark det er fundamentalt for venstre at vi har religionsfrihed og at religionsfriheden i forhold til den enkelte ikke bliver angrebet det er en frihed der har

grundlov og det er en frihed som vi skal værne om

for venstre er religionsfrihed friheden til at tro på lige præcis den gud man vil og praktisere sin tro men det er i lige så høj grad også friheden til ikke at tro og friheden til ikke at blive påduttet andres religiøse dogmer vi har set at visse muslimske grupperinger i danmark forsøger at

praktisere deres religion

at muslimske grupper forsøger at underlægge andre deres religiøse dogmer det er det vi ser når ekstreme muslimer prøver at indføre shariazoner i københavn det er det vi ser når jøder ikke længere kan færdes trygt i danske gader som da journalisten martin krasnik i december måned sidste år satte sig for

bevæge sig rundt på nørrebro i københavn uden at blive offer for chikane fra muslimer ukvemsord og tilråb var hvad han blev mødt med de bange anelser som både han havde og som andre af os har haft

er også det vi ser når en skoleleder på nørrebro fraråder jødiske børn at søge ind på skolen med fare for mobning fra skolens

muslimske elever med palæstinensisk baggrund det er tre åbenlyse eksempler på at friheden til at dyrke sin religion i fred og fordragelighed er sat under pres af muslimske grupperinger i danmark men justitsministeren kan åbenbart ikke få øje på det han kan ikke få øje på at der er et problem for i et svar til folketingets retsudvalg den tredivete januar i år skrev justitsministeren således og det er et citat der kan således ikke udpeges særlige områder hvor der er speciel risiko for chikane over for eksempelvis religiøse

vender justitsministeren det blinde øje til

problematisk vi forstår at justitsministeren på den her måde

også den bedste undskyldning for ikke at gøre noget

venstre ønsker at religioner skal kunne leve side om side i danmark

og det er en frihed der skal opretholdes men det kræver at muslimer der bor i danmark indser at det skal være muligt at gå med kalot på nørrebro uden at blive mødt med tilråb og det kræver også at muslimske børn ikke viderefører den krig og det had som deres forældre flygtede fra ved at mobbe

fredagsbønner man vil og andre helligdage så længe man også respekterer at andre har muligheden for at udøve deres religion som de vil

meget væsentlige debat og understrege at for venstre er det helt afgørende at der hersker religionsfrihed i danmark derfor vil vi også fra venstres side opfordre regeringen til

fra konservativ side støtter vi også forslaget til vedtagelse som vi er medforslagsstillere på

jeg siger det her på nuværende tidspunkt er det fordi jeg desværre bliver nødt til at forlade debatten og

kan komme ind i ordførerrækken på det tidspunkt hvor jeg ellers skulle

er årsagen til problemet er at vi har haft indvandring til danmark

som det er fra muslimske lande hvor man har en lidt alternativ indgangsvinkel i

for nogles vedkommende til det at der for eksempel er jøder

ved at begrænse indvandringen fra de lande så kan det være problemet løser sig selv om ti tyve tredive år lad

engang det vi siger i dag vi ønsker bare at folketinget pålægger regeringen inden udgangen af to tusind og tretten at komme med en ny handlingsplan på det her område

socialdemokratiet ikke kan stemme for det det undrer mig meget

man godt stemme for et forslag til vedtagelse som alle partierne sådan set var enige om men

med socialdemokratisk støtte

i et svar til retsudvalget den tredivete januar i år og

ikke udpeges særlige områder hvor der er

for eksempelvis religiøse minoriteter er ordføreren

med justitsministeren i det jeg har jo lige givet tre eksempler

at der ikke er nogen der bliver chikaneret og at der ikke er risiko

visiterer folk og tjekker

muslimske grupperingers holdninger eller når

eller når jødiske børn bliver mobbet og chikaneret i skolen hvis ikke det er et særligt problem

jeg gerne høre hvad der er et særligt problem

eller blive afgørende for hvordan folk behandles

være kompromisløse i vores kamp for det simple at alle skal kunne være her det er en af de ting der i vid udstrækning faktisk netop har gjort danmark

men ikke alt er godt og når jeg hører historier om jøder der ikke tør gå med kalot om homoseksuelle

slået ned i århusianske parker

muslimer der får smidt sten gennem ruden til deres moskeer gør det mig oprigtig talt ked af det for det kan naturligvis ikke være rigtigt det er altså vigtigt for mig

at markere over for alle borgere at religionsfriheden i danmark er uomtvistelig og gælder alle

i danmark naturligvis fristes man næsten til at sige må indordne sig under principperne om respekt og tolerance

ens etnicitet ens baggrund ens hudfarve ens religion eller for den sags

med andre ord skal tolerance være noget som alle kan forventes at blive mødt med

udviser jeg har selv siden sagerne om jødiske børn der udsættes for chikane på nørrebroskolerne haft møder med flere repræsentanter for det jødiske samfund og talt med dem om hvad de mener er løsningen de siger dialog og oplysning oplysning og dialog

for rigtig megen om end ikke al chikane handler jo grundlæggende om manglende viden om fordomme

som der kan graves grøfter på baggrund baggrund af

er jo et langt sejt træk og et langt sejt træk der kræver noget af os alle sammen

at vi fortsat kræver en kultur i danmark

mere ret til og flere krav til tolerance og sameksistens ret til for alle men også krav til alle om at man deltager i det her projekt om tolerance og

minoriteter i forhold til det her med fordomme

at jøder i danmark holdes ansvarlige for en konflikt der foregår et helt andet sted i verden nemlig i israel og palæstina det er urimeligt

lige så urimeligt som da min grønthandler på nørrebro fik sat ild til sin butik

september noget politiet mente der var en sammenhæng imellem for ingen skal naturligvis stå til regnskab for hvad andre mennesker måtte gøre på den anden side af kloden blot fordi de tilhører den samme religion og det skal vi

og vi skal have et kontinuerligt fokus på det og en kontinuerlig samtale om det der skal samarbejdes med minoriteterne selv der skal samarbejdes med de steder om det er folkeskoler

natklubber hvor udfordringerne udspiller sig

regeringen har som tidligere nævnt

at kortlægge og gå ind i ekstremistiske og antidemokratiske miljøer på

hvad problemerne handler om og vi kan diskutere med pågældende kommuner og andre aktører om hvordan vi bedst sætter ind samtidig ønskes der også større viden om hadforbrydelser

bliver sat ind med yderligere kortlægning så vi også her kan sætte målrettet ind

vi skal have folk til i højere grad

efterforskes alvorligt og det skal i øvrigt også tages meget alvorligt af alle vi andre så det fokus må vi rette og det er igen uanset hvem der udsættes for vold trusler og lignende og uagtet hvem det er der begår denne vold

uagtet om det er trusler når man går med kalot eller om man nægtes adgang til et sted

sådan set at vi alle er enige om i det her rum og det er også det jeg har hørt indtil nu altså at chikane af minoriteter ikke

eller andre for den sags skyld der er tale om og hvilken form

bakker op om den vedtagelsestekst

om religionsfrihed religionsfrihed altså friheden til at tro på den gud eller de guder man vil og

til at undlade at tro på en gud er jo en helt central frihed og værdi i det danske samfund den skal vi værne om det skal være helt klart

må vi sige at vores viden på området er begrænset det vi ved

ikke umiddelbart på det foreliggende grundlag kan se at der skulle

sket en stigning i forbrydelser mod

det er altså vores vidensgrundlag

vi interesserede i når vi taler om diskrimination og intolerance at vi tager et bredere fokus på de mange forskellige grupper

et spørgsmål om tro etnicitet seksualitet eller politisk overbevisning

samme vi kan desværre ikke støtte dansk folkepartis forslag til vedtagelse og det kan vi ikke fordi

der i straffeloven allerede er taget højde for hadforbrydelser vi kan heller ikke støtte det fordi vi mener at regeringen i forvejen allerede gør meget på det her område politiet som vi også har hørt tidligere er særlig fokuseret på problemet og gør en række ting også regeringen har sat en række tiltag i gang i forhold til forebyggelse af intolerance hadforbrydelser og ekstremisme og som social og integrationsministeren redegjorde for tidligere

er der igangsat en national kortlægning af hadforbrydelser det støtter vi i

baggrund se at der er behov for en ny handlingsplan og vi vil også bemærke er en handlingsplan der alene drejer sig

det er helt og aldeles uacceptabelt at jøder i danmark kan føle sig tvunget til at skjule deres religion frihed til at mene hvad man vil tro på de guder man vil og være åben og offentlig om det skal være en selvfølge i danmark det gælder i øvrigt også retten til ikke at være religiøs det er skræmmende at der mindre end en menneskealder efter at jødeudryddelser foregik på vores europæiske kontinent stadig findes antisemitiske holdninger i vores samfund både blandt højreradikale grupper og blandt religiøse fundamentalister vold mod og chikane af mindretal hører ingen steder hjemme og det er uanset om det er homoseksuelle muslimer eller jøder der står for skud

dokumentations og rådgivningscenteret om

har påpeget at omfanget af overfald og chikaner mod jøder i danmark stiger i kølvandet på konflikter i mellemøsten for eksempel den israelske regerings invasion af libanon for nogle år siden jeg deler som bekendt frustrationen

af de palæstinensiske områder og den brutale fremfærd over for den palæstinensiske civilbefolkning men det er fuldstændig uacceptabelt at nogle mennesker lader den frustration gå ud over jøder i danmark eller for den sags skyld andre steder

for den israelske regerings krænkelser af menneskerettigheder og international ret at kritisere den israelske regerings fremfærd over for palæstinenserne har selvfølgelig intet med antisemitisme antisemitisme at gøre ligesom kritik af usas krigsførelse i irak ikke er antiamerikansk eller kritik af den danske krigsførelse i afghanistan ikke er antidansk men i det øjeblik at mennesker blot på grund af deres jødiske tro og baggrund stilles til ansvar for den israelske regerings ugerninger er den røde linje krydset med flere tusinde kilometer så er det antisemitisme og så skal der siges klart og entydigt fra regeringen har taget en række initiativer på området som vi i enhedslisten støtter vi har i årevis argumenteret for at det danske politi skal uddannes bedre i at opdage og registrere såkaldte hadforbrydelser

der sker bestemt noget på området og det er vi positive over for men vi mener at der er grund til at gøre endnu mere for at uddanne vores politibetjente i danmark er det en strafskærpende omstændighed hvis vold eller trusler er for eksempel racistisk eller homofobisk motiveret hvis et overfald på to mænd skyldes at de kysser hinanden straffes det simpelt hen hårdere end hvis der i gåseøjne blot er tale om

jeg ville så nødig have at du gik glip af min tale det kræver imidlertid at politiet opdager og registrerer

det kan og skal politiet blive bedre til også selv om der er sket store fremskridt i de seneste år en mulighed kunne være at lære af svenskerne der har uddannet specialister i politiet der kan rådgive kollegaerne derudover mangler der viden i danmark langtfra alle hadforbrydelser anmeldes og vi er ikke i nærheden af at have overblik over hvor mange hadforbrydelser der rent faktisk finder sted i det danske samfund enhedslisten støtter ikke dansk folkepartis forslag til vedtagelse vi er enige med regeringspartiernes ordførere

bredere fokus nemlig et fokus på alle former for chikane og hadforbrydelser vi mener ikke at der er behov for en handlingsplan der udelukkende fokuserer på en gruppe som afslutning vil jeg sige at så længe der er jøder der føler sig tvunget til at gemme kalotten så længe der er homoseksuelle der ikke kan gå hånd i hånd så længe

af kvinder der går med tørklæde så har

det er et problem som vi alle er ansvarlige for at løse vi skal hver især sige fra og man skal fra politisk side gøre alt hvad man kan for overhovedet at komme

vi ikke bruger direkte tale her i folketingssalen

jødiske karolineskole og den israelske ambassadør i københavn rådede jøder til at skjule jødiske kendetegn når de gik rundt i visse dele af hovedstaden i januar i år kom det frem at jødiske børn oplever så stor chikane på visse folkeskoler på nørrebro at jødiske forældre ved flere lejligheder er blevet frarådet at optage deres børn på skolerne skoleleder lise egholm fra rådmandsgade skole

nogle kedelige episoder som gør at jeg har været nødt til at sige til nogle forældre at det kan blive svært at have jødiske børn i det her område fordi der er rigtig mange palæstinensere det hører ingen steder hjemme at jødehad på den måde har fået lov at bo i danmark hadforbrydelser er modbydelige og det er ikke rimeligt at mennesker tildeles specielle negative egenskaber på grund af deres ophav eller religiøse overbevisning i liberal alliance insisterer vi på at mennesker skal behandles som de individer de er og derfor vil vi ikke være med til at man lader hadet vinde i stedet skal fanen holdes højt i kampen mod had mobning chikane og vold det betyder bla

at skolelederne skal stå til ansvar for at der er plads til alle børn i deres skole og om nødvendigt må smide de børn der mobber eller chikanerer ud det betyder dog også at myndighederne skal være deres ansvar voksent og altid stå imod presset mod religionsfrihed derfor kan liberal alliance støtte op om det

et samlet folketing tage afstand fra at der er mennesker i vores midte som skal udsættes for hadforbrydelser for chikane eller for overgreb vi har i fællesskab igangsat flere forskellige initiativer det har vi gjort igennem tiden og

vi har også igennem satspuljeaftaler og andre aftaler vi har haft forskellige forståelser af hvordan vi skulle gå til det her problem

det lange seje træk og trækker på at vi vil være enige om nogle løsninger der drejer sig om at alle skal være trygge i vores samfund så tak for endnu

god debat jeg har redegjort for

regeringen og det har jeg noteret mig at der var pæne ord at sige

lov til at kunne gå frit omkring i danmark men jeg forstår ikke hvorfor

være med til at forpligte sig på at lave en ny handlingsplan inden udgangen af to tusind og tretten

godt pålægge den tidligere regering at lave en sådan handlingsplan og den tidligere regerings partier stemte sådan set også for så jeg forstår ikke hvorfor man ikke vil lave en opfølgning

enige bredt i folketinget i dag

jo korrekt at der ligger to vedtagelse på bordet

sådan det er der ligger et vedtagelse som er

af de borgerlige partier som ønsker at fokusere alene

chikane mod jøder og uanset at jeg synes at chikane mod jøder er fuldstændig uacceptabelt og ikke må finde sted

regeringen regeringen og enhedslisten

vedtagelse der alene retter sig mod enkelte grupper for

skal tage afstand fra og det vi skal være enige om er jo at intolerance og antidemokratisk adfærd er uacceptabelt uanset hvem det går ud over

med handicap homoseksuelle unge eller gamle eller hvad det er

tage afstand fra alle former for antidemokratisk adfærd og derfor har regeringen valgt at

tusind og ni stemte for et forslag til vedtagelse der pålagde regeringen at lave en handlingsplan der skulle modvirke den chikane der foregik af jøder og som kom fra visse muslimske miljøer jeg havde

jeg kan konstatere at enhedslistens stemte ikke for dengang det kan måske være der hvor enhedslisten har gjort sin indflydelse gældende over for den nuværende regering at man har lokket dem til ikke at kunne støtte op om noget som man tidligere har bakket

det radikale venstres side jeg ved ikke om det er det der har gjort sig gældende det kan man jo kun

meget pladder meget varm luft heroppe fra talerstolen i dag

og jeg synes det er lidt foruroligende at folketinget ikke kan blive enige om at vedtage et forslag til vedtagelse som peger lidt fremad og hvor man pålægger regeringen at komme med nogle initiativer i forhold

helt med på at der også er andre problemstillinger men altså

andre områder i danmark hvor der er bestemte grupper som som ikke kan færdes

at der virkelig er danske folkeskoler områder

folk med jødisk baggrund ikke føler at de kan

skoleledere her skal i ikke skrive jeres børn ind

på en folkeskole jeg ved ikke om der er skoleledere der siger til til forældre

har muslimsk baggrund jeres børn skal ikke skrives ind på den her folkeskole altså hvis der var det så synes jeg

er ikke bekendt med det jeg kan selvfølgelig tage fejl men jeg er ikke bekendt med det så derfor er det her en særskilt problemstilling og hvis man vedtager nogle særlige initiativer på det her område i forhold til

grupper med muslimsk baggrund så udelukker det jo ikke at regeringen kan vedtage handlingsplaner og tage initiativer på alle mulige andre områder det gør det

har vi en problemstilling som er så alvorlig og som springer så meget i øjnene i forhold til så mange andre problemstillinger at den fortjener lidt særskilt

jeg kommer nok ikke så langt med det men jeg vil da opfordre regeringspartierne og enhedslisten til at trække deres forslag

venstre liberal alliance og det konservative folkeparti det burde man altså kunne

holdt en lidt længere pause så

herre henriksen hvad det var jeg sagde

kun noget der kan modvirke det en lille smule

effektivt op med det her problem

jo kigges på hvad der er årsagen til problemet det er jo tidligere tiders indvandring til danmark og så må man

at tage højde for det i den udlændingepolitik som man fører nu og her det har jeg så en forståelse af

et forslag til vedtagelse i folketinget om at stramme udlændingepolitikken og så få flertal for det

men vi troede ærlig talt godt at vi kunne få flertal for et forslag til vedtagelse som pålægger regeringen at tage nogle initiativer der modvirker

vil stemme for ud over dansk folkeparti fordi det kun tager én gruppe

fint de har en særlig historie men de er jo ikke en særlig gruppe når vi snakker om hate crimes i i danmark

dansk folkeparti ikke så kløgtige at de siger at

at både jøder muslimer homoseksuelle og kvinder for den sags skyld stadig væk chikaneres og udsættes for

en situation i stedet for bare at udstille sig selv som

skal det da så sandelig frem i lyset vil jeg bare sige jeg er ikke bekendt med at der er folkeskoler som siger til familier med muslimsk baggrund jeres børn skal

vi kan ikke rigtig overskue konsekvenserne af det i kan blive udsat for noget ubehageligt jeg er ikke bekendt med at det finder sted i danmark hvis det finder sted i danmark

blive bekendt med det så vi kan gå imod det

er bekendt med er at der er skoleledere som siger til familier med jødisk baggrund i kan ikke gå på den her folkeskole jeres børn kan ikke gå her

har muslimsk baggrund det er det jeg er bekendt med

blandt andet det som vi forholder os til i det her forslag til vedtagelse jeg ved jo godt at enhedslisten sidste gang vi havde det her var det eneste parti i folketinget der ikke kunne stemme for det eneste parti i folketinget kunne stemme for alle andre partier i folketinget stemte for og det der er det nye her

har den holdning som vi har det nye er at socialdemokratiet socialistisk folkeparti og radikale venstre

kan stemme for noget som faktisk svarer til det som de stemte for i to tusind og ni

nogle som med deres tale er med til at

fremme en adfærd og opførsel som vi ikke bryder

når der fra folketingets talerstol bliver sagt at når der findes mennesker mennesker med jødisk baggrund som føler sig udsat for chikane

gerne lige sige at det synes jeg

sige at den chikane og den forfølgelse som mennesker med jødisk baggrund har været udsat for på det europæiske kontinent skyldes indvandring

er vigtigt at få det sagt for jeg synes det

man skal gøre op med jeg synes det er vigtigt at sige fra når man møder udtalelser som på den måde støder nogen

problemstilling og regeringen vil ikke stemme for et forslag til vedtagelse der faktisk peger fremad på det her område

det der er sagens kerne altså jeg har da

skyde mig i skoene at tidligere tiders antisemitisme

på det europæiske kontinent havde at gøre med muslimsk indvandring det er set ikke det jeg siger jeg forholder mig til det der foregår i dagens danmark

og der synes jeg altså man bliver nødt til at være ærlig og sige at nogle af de problemer vi har med at danskere med jødisk baggrund ikke kan gå i fred og bliver frarådet at sætte deres børn i bestemte folkeskoler i danmark har at gøre med tidligere tiders indvandring

at hvis den virkelighed støder en må man forsøge at gøre noget ved det i stedet for bare at komme med en masse ord

være med til noget konkret så hvis ministeren vil gøre noget konkret og hvis ministeren virkelig er stødt over den virkelighed som er der synes jeg man skulle stemme for det forslag til vedtagelse som

der er nogle mørketal og de mørketal indikerer uanset at politiet forsøger at være meget grundige at registrere at der alligevel er en anden opfattelse hos dem som er ofre og som selv mener at have været udsat for en hadforbrydelse men det drejer sig ikke alene om mennesker med jødisk baggrund det drejer sig

et handicap det drejer sig om hjemløse om socialt udstødte det drejer sig om

er vigtigt at vi får lavet den kortlægning

og taler om det som jeg også nævnte i min tale

skal vi tage ordet og sige det der er ikke i orden og det er ikke i orden hvis der bliver sået frø i folks hoveder i børns hoveder som handler om

uanset hvad motiverne er skal vi være fælles om at tage afstand

stemmer for det forslag til vedtagelse som ligger fra blandt andet

at man gør alt muligt andet det understreger sådan set bare at det her

den her problemstilling særlig i forhold til andre problemstillinger

at det er en særskilt problemstilling og en meget alvorlig problemstilling og den fortjener også særskilt politisk opmærksomhed

ministeren stem for det forslag til vedtagelse

at der godt kan være nogle derude som tænker at det ikke er et rart sted at være eller at det kan være utrygt

ikke bragt det på bane men når det kan være utrygt kan det også skyldes mange andre ting

også skyldes den befolkningssammensætning der er og som forskellige grupper måske

særlig tryg derfor er vigtigt for os at få fremmet sameksistensen få fremmet dialogen få skabt den samme tillid i alle børns hjerter til at

medlem af det danske fællesskab det danske samfund

passer vi på hinanden og her er det ok at være forskellige have forskellig baggrund have forskellige guder eller ikke have nogen men vi skal opføre os ordentligt og derfor skal vi slå ned

vi har alle sammen et ansvar for at sige fra når vi møder

at mennesker som måske opfatter tingene forkert

opfattelse som kan være meget hadefuld det ansvar vil jeg gerne påtage mig og det synes jeg vi skal gøre i fællesskab vi har som jeg har nævnt i min tale i regeringen en hel masse forskellige undervisningsinitiativer vi har kortlægning vi har arbejdet med ssp vi gør meget på det her område men vi gør alene rettet mod den jødiske befolkning vi gør det med et mere bredt sigte og sådan synes jeg

og den første der får ordet er social og integrationsministeren der i dag også fungerer som beskæftigelsesminister

enhedslisten foreslår at alle ledige

års betalt uddannelse på dagpenge efter de samme regler som gælder for den særlige uddannelsesordning den særlige uddannelsesordning er en midlertidig ordning som giver de mennesker som opbruger deres dagpengeret i perioden fra den tredivete december

til den tredivete juni to tusind og tretten

uddannelse med særlig uddannelsesydelse i op til seks måneder efter det tidspunkt hvor de har opbrugt dagpengeretten uddannelsen skal give et målrettet og sammenhængende kvalifikationsløft som styrker den enkelte den enkelte lediges muligheder for at komme i job man skal stå til rådighed og aktivt søge job mens man er omfattet af ordningen regeringen arbejder målrettet på at få indrettet beskæftigelsesindsatsen så ledige der har brug for opkvalificering rent faktisk kan få et uddannelsesløft i deres ledighedsperiode

der har brug for det skal indsatsen fokusere på at give den enkelte ledige nogle bedre kvalifikationer og derigennem hjælpe den ledige til flere jobmuligheder og til at stå styrket på arbejdsmarkedet fremover for de ledige som allerede

skal indsatsen derimod have fokus på job i den eksisterende lovgivning er der allerede en række muligheder for at jobcentrene kan give de ledige tilbud om opkvalificering tilbuddet skal gives på baggrund

af om opkvalificering vil bringe den enkelte ledige tættere på arbejdsmarkedet i dag er beskæftigelsesindsatsen ikke i tilstrækkelig grad med til at understøtte at de ledige der har brug for det opkvalificeres

regeringen har derfor igangsat et udredningsarbejde af hele indsatsen for ledige der er nedsat en ekspertgruppe til at lave et udredningsarbejde som skal danne grundlag for en reform af den samlede beskæftigelsesindsats hvor der er et mere målrettet fokus på opkvalificering målet er at den aktive beskæftigelsesindsats skal bidrage til at bringe den enkelte ledige i varig beskæftigelse hurtigst muligt

gennem relevant opkvalificering hvis det

skal til for at den enkelte ledige står bedre rustet til at opnå varig beskæftigelse på fremtidens arbejdsmarked ekspertgruppen fremlægger en rapport med anbefalinger i løbet af efteråret og på baggrund

konkrete forslag til ændringer i indsatsen regeringen er enig med enhedslisten i at de ledige der har brug for det skal hjælpes til at få et uddannelsesløft og hjælpes til at få de kvalifikationer der efterspørges på fremtidens arbejdsmarked

men det skal ske uden at det samtidig fører til at ledige som ikke

for yderligere kvalifikationer fastholdes i ledighed og trækkes ud af arbejdsmarkedet regeringen er

de taler nemlig meget ofte om det de kalder

at den enkelte ledige kan komme i arbejde

kvalitetskrav regeringen så

der er ti ledige og kan svejse

er der én ledig der ikke kan hvis vi giver ham et svejsekursus

som svejser men hvis vi gav

en uddannelse som for eksempel

uddannelse at de ville være meget mere mobile i fremtidens samfund når

som om man fokuserer meget stramt på den kortest

det er jo et systemskifte i forhold til socialdemokraternes

til at give folk de kvalifikationer de har brug for derfor nævnte jeg også i min tale at beskæftigelsesindsatsen i dag ikke i tilstrækkelig grad er med til at understøtte

også i min tale har regeringen igangsat et udredningsarbejde af hele indsatsen over for ledige

af deres arbejdsløshed ikke får en opkvalificering den den der grundlæggende idé med det dobbelte uddannelsesløft

og kunne i den periode have fået en systematisk uddannelse som

bragt dem i arbejde lige i øjeblikket hvor der er krise men i hvert fald forberedt dem på at de når opsvinget kommer igen stod endnu mere klar

vi behøver ikke vente på nogen udredning vi ved lige præcis hvordan det her kan klares

tilsyneladende har forårets aktiviteter vist at nogle af vores uddannelsesinstitutioner er fuldt ud klar og trimmet til at tage imod dem

de ledige gå ledig og søge arbejde når de kunne blive bedre til

og det tilbud skal netop gives på baggrund af en konkret vurdering af om opkvalificeringen vil bringe den enkelte ledige tættere på arbejdsmarkedet når det så er sagt

også i min tale og i mine tidligere svar at regeringen har nedsat en ekspertgruppe der skal give et bud på en udredning af hvordan en ny beskæftigelsespolitik

et forslag fra enhedslisten om ret til uddannelse for ledige på dagpenge

jeg vil indlede med at sige at det kan venstre ikke støtte

og jeg skal også hilse fra de konservative og sige at de

foregår der faktisk en en indsats på beskæftigelsesområdet allerede i dag vi bruger omkring tyve milliard kroner på vores beskæftigelsespolitik hvis vi også tager de ressourcer med som vi bruger på medarbejdere ansat i vores jobcentre så vi bruger rigtig mange penge på vores

beskæftigelsespolitik og her handler det

vi bruger de ressourcer endnu bedre således at vi lykkes med

er der ledige som skal have et uddannelsesløft og der er jo altså tilbud allerede i dag om opkvalificering hvis der er et job i den anden ende og det synes vi synes vi

meget grundigt og

kan få en mere effektiv beskæftigelsespolitik

ser frem til at vi til efteråret kan få nogle gode forslag til en forbedring af vores

nok før ordførerens voksenperiode

jeg kan fortælle at da jeg var arbejdsløs

med metal det gav intet arbejde og så sagde arbejdsformidlingen som

at skifte over til bygge og anlæg der må du gå endnu et halvt år

og begge dele gav mig kvalifikationer som gjorde at jeg kunne søge her og der om vinteren

fabrikkerne og om sommeren søgte jeg på byggepladserne

havde stort set arbejde bagefter blandt andet fik den mulighed for at tage mig en års uddannelse jeg kan forstå

først og fremmest pisken der er god altså hvis man kan piske folk skal de nok bestille noget der tror jeg at hvis man kan gøre dem klogere

bare se effektivitet på det danske arbejdsmarked pisken duer ikke mere den hørte til i

det handler også om at vi

vores uddannelsessystem sørger for at de unge mennesker får en uddannelse de kan bruge til noget når de er færdige med folkeskolen og gymnasiet og så videre

halvfemserne hvor man kunne gå på dagpenge i i adskillige år og sådan set

set tilfredse med at man kan gå i mange

mange år på dagpenge

opkvalificeret og der er jobrotationk

et andet sprog hjalp det nok ikke det her drejer sig om

sig om fordi en år er en rigtig god investering og det drejer sig ikke om at koble arbejdsløse af

arbejdsløse en ret til uddannelse jeg kunne godt tænke mig at høre hvad ordføreren ville have sagt hvis der var nogle myndigheder som ville bestemme hvilken uddannelse ordføreren havde det privilegium at kunne vælge da han var ung det er jo det det drejer sig om

at give ret til uddannelse og valgfrihed og dermed frigøre kræfter hos mennesker i stedet for

man trak hen over græsmarken det er mennesker som man skal have udviklet til at være dynamiske og yde en ekstra indsats og være endnu dygtigere på

regeringen har lavet en vækstplan og har lavet en skattereform det er da for at få vækst

se at enhedslisten også her

en række forslag der i princippet handler om at begrænse arbejdsudbuddet det bidrager ikke til væksten i danmark det gør det altså ikke for det er job der skal til der skal være job i den anden ende og den største hjælp til de ledige i øjeblikket er da at få skabt nogle flere job i danmark og ikke som enhedslisten forslag om

arbejde er at sikre at de får et det det må altid være vores hovedprioritet men vi deler set enhedslistens tro på

vi skal bruge de der perioder hvor folk går arbejdsløse fordi der ikke er noget arbejde at få til at opkvalificere dem og uddanne dem og gøre dem klar til et nyt arbejde særlig de mennesker der arbejder i brancher som er på vej ud af vores land eller eller hvor det

i noget andet og komme tilbage på arbejdsmarkedet derfor investerer vi jo også i uddannelse og

sammen med enhedslisten haft et virkelig virkelig godt samarbejde hvor vi

en indsats hvor vi netop går væk fra pisken vi går væk fra de der håbløse

noget der rent faktisk giver nye kompetencer vi har fjernet loftet over seks ugers selvvalgt uddannelse vi har investeret generelt i voksen og efteruddannelse vi har lavet en stærk indsats for

ordblinde voksne og vi har for eksempel også skaffet flere pladser voksenlærlinge det er rigtig rigtig vigtige initiativer når man tror på at det er uddannelse der skal til og at der også senere i livet skal være brug for

indsats i vores beskæftigelsessystem

en større maskine at få lavet om

også derfor som ministeren allerede har været inde på at der er sat et udredningsarbejde i gang

vi deler jo i socialdemokratiet og enhedslisten bekymringen om om vi nu også gør det bedst muligt for vores arbejdsløse i øjeblikket og vi deler den nagende følelse af at der nok er noget vi kunne gøre bedre og få mere

men men lad os nu lige give det tid og lad os tage

det synes jeg vil være fornuftigt når vi senere på året får deres konklusioner

alvor for ret

signaler om at man så vil tage andre initiativer

regeringspartierne er i gang med at

til efteråret men som kan nå at blive realiseret inden den

vi har jo en fælles aftale og et håndslag på at

skal evaluere situationen og de initiativer vi i fællesskab har taget for vores arbejdsløse i den seneste

mener ordføreren at seks ugers uddannelse er nok for ledige eller skal vi også

det løft der skal til for at være parat til det job der er derude og hvor det er

og så er der andre sammenhænge hvor man måske skal helt ud at skifte spor

jeg tror vi skal kunne rumme det hele i vores system men der er ingen tvivl om at at de seks uger er tilstrækkeligt for mange og at det gør en stor forskel at den mulighed er der og nu også uden

om at man når man har gået to år på dagpenge og mister dagpengene

bare man tager uddannelse jeg er så ikke helt klar over hvad det er for nogle uddannelser af en års varighed

kombination af flere forskellige kurser

ønske fra fagforeningerne om at man kunne tage uddannelse på dagpenge

også haft et ønske om at man kunne tage en faglig uddannelse der varer tre en halv år på dagpenge

hvad det vil koste at finansiere dem

uddannelse har vi jo i forvejen en ordning med at hvis man har udsigt til at få et job

det være oplagt for enhedslisten at tage det her med

forhandlinger med enhedslisten før sommeren

hvad der skal ske efterfølgende og det vil oplagt for enhedslisten

er for stort

vi da i hvert fald at det er oplagt enhedslisten tager

dagpenge i to år og så tager en års uddannelse på dagpenge det er ikke det der er hensigten med

otte tolv eller eller tyve uger det er ikke det der spiller ind hvis man har en aftale om at man

der giver job selvfølgelig er der nogle der kan nøjes med seks

lave om på arbejdsmarkedsuddannelserne så de er mere målrettet

hvis enhedslisten kan overtale regeringen til at

en ting som man kunne støtte

i forhandlinger om dagpengene endda ændringer af lovgivningen

det var da sjovt at dansk folkepartis arbejdsmarkedsordfører havde

jeg ved jo så ikke hvad der sker i næste uge med det her

det drejer sig om at man tager uddannelse hvis der er andre der kan tage jobbet imens hvis ikke der findes nogen der præcis kan fylde et job ud

må den uddannelsessøgende eller den der er på uddannelse selvfølgelig gå ud af uddannelsen og gå ind og passe arbejdet det står

nu tror jeg vi er næsten lige gamle ordføreren og jeg og derfor kan vi huske at vi halvfemserne da socialdemokraterne regerede i landet

inden for samme rammer som loven om forsørgelse og uddannelse lov om uddannelsesordning for ledige som har

en rettelse til herre christian juhl

var jeg for øvrigt også ude med i i går

gode beslutningsforslag som enhedslisten kommer med

indgå i en reform af dagpengesystemet hvor man laver hele

det jeg nævnte i forbindelse med forhandlingerne i

der vil dansk folkeparti da gerne være med til

forhandle en ny dagpengereform på plads hvis vi ellers kan blive inviteret til det af regeringen

der kan de her forslag da sagtens indgå som elementer

og det ved herre christian juhl jo alt om

nogle argumenter han bruger men det ville da være fremkommeligt at

så sagde ja

det der duer ikke så ville man jo vide hvor dansk folkeparti stod her ved vi ingenting fordi de siger nej til alt det som enhedslisten foreslår

skal jo sådan set også selv bestemme hvad man siger nej til men jeg vil bare sige

det betyder at hvis man giver folk ret og pligt til for eksempel

et antal uger i løbet af en periode som

så kan det bygges ind i normale dagpengeperioder det er det der er det geniale ved det men da dansk folkeparti jo ikke ønsker at støtte det hvordan pokker skal man så få en fornemmelse af

forhandlinger om et dagpengesystem

ordføreren for cirka en måned siden sagde til mig at han ikke ville være med til at åbne loven op igen

års dagpenge efter de to år og så kan herre christian juhl jo ikke komme og sige at det stort set er gratis problemet med mange af de

regeringen i forbindelse med forhandlinger

med spredehagl i stedet for at man går samlet til regeringen

hør engang regering vi har

de ledige skal opkvalificeres efter behov det er vigtigt at vi bruger opkvalificering og uddannelse med omtanke så vi siger ja til uddannelse og efteruddannelse til de personer til de medborgere som har brug for det omvendt skal de som har de fornødne kvalifikationer have den rigtige støtte og hjælp til at finde et job og helst et varigt job først og fremmest handler den aktive arbejdsmarkedspolitik om at hjælpe de personer som falder ud af arbejdsmarkedet tilbage igen med en god og gedigen opkvalificeringsindsats eller rettere det er den aktive arbejdsmarkedspolitiks rolle i den såkaldte flexicuritymodel det fungerer ikke helt optimalt i dag

det handler vi også på der eksisterer allerede i dag en række muligheder for opkvalificering

eksempel gennem ordinære uddannelsesforløb

også muligheder for jobrotation jeg skal ikke undlade at nævne her i denne forbindelse at de ledige også har ret til seks ugers selvvalgt uddannelse men vi kan gøre det bedre og det er netop regeringens ambition med det udredningsarbejde som er blevet søsat der er nedsat en ekspertgruppe som anført af den tidligere skatteminister carsten koch skal se på om vi får nok beskæftigelse for de penge vi hvert år bruger på den aktive uddannelses og arbejdsmarkedspolitik så vi lægger op til et udredningsarbejde på baggrund af det udredningsarbejde vil regeringen komme med nogle konkrete anbefalinger til hvordan vi så at sige får den aktive arbejdsmarkedspolitik

jeg også var inde på i min tale men at vi ikke fastholder de ledige længere end højst nødvendigt på den baggrund vil jeg sige

enhedslistens forslag

af at tingene kan gøres bedre

får den til at køre længere på literen

er koch udvalgets mulige forslag hvad er det radikale venstres politik på det her område hvad er det radikale venstres

er så mit syn på det at vi skal se på om ikke vi kan skrue ned for

kan sige at den der regelefterlevelse

mere fokus på en virksomhedsrettet

så vi får de ledige

ske at vi kan få nogle ledige ud i et halvt års arbejde ved hurtigere at

men hvis vi skal tænke på fremtiden hvis vi skal udvikle danmark er det vel vigtigt at vi tænker strategisk i forhold til uddannelse og ikke bare siger hurtigst muligt ud hele tiden vi kan vel også en gang imellem

jo bedre uddannelse de har jo bedre kan vi også ruste

er det sådan at det altid er myndighederne der skal vurdere om en ledig

kunne være min mulighed det ville skabe et bedre liv for mig og det ville tilfredsstille nogle af mine drømme og jeg ville være en meget meget bedre borger på arbejdsmarkedet hvis jeg fik lov til at tage den her uddannelse er det kun ovenfra at man skal diktere og sige

inddrage den ledige mere i beslutninger omkring uddannelse så det ikke kun er et spørgsmål om at den ledige skal bevilges uddannelse oppefra

fra de forsøg der bliver lavet med

a kasserne omkring den gode samtale

jeg tror på at den enkelte ledige jo

få den fornødne uddannelse sådan at man har den bedst mulige chance på arbejdsmarkedet

vi bygger de ledige og deres selvtillid op i stedet for

god idé at folk kan uddanne sig for eksempel på dagpenge altså den ledige går jo ledig alligevel

fuldstændig down to basics som det hedder på dansk

der er jo ikke nogen bedre selvtilliden op på end hvis folk tager en uddannelse det er

det mener jeg også man kan få bekræftet ved forskellige undersøgelser

hvis man ukritisk forlænger

flere blive fastholdt unødvendigt i ledighed

hurtigst muligt ud det et spørgsmål om

sparke nogle folk ud på arbejdsmarkedet overhovedet ikke

også vigtigt at man kommer ud på arbejdsmarkedet

det som er målsætningen for det hele

at uddannelse kan være et rigtig godt redskab til at hjælpe de ledige men men

man så ikke enig i at det vil være en rigtig god motivation for mange til at tage en uddannelse at de rent faktisk kan gøre det på de dagpenge

er en rigtig god som det hedder på moderne dansk

motivationsfaktor i det problemet som vi vender tilbage til gang på gang er jobbene er der ikke

og hvis det er en god motivation at de faktisk kan uddanne sig på dagpenge

rigtig rigtig godt bidrag til den aktive arbejdsmarkedspolitik at man får uddannet arbejdskraften så den er klar til at tage

sagde at der ikke er job at få

ekstraordinær svær situation i dansk økonomi

for dem som allerede er indviet i jobfesten det vil sige dem som allerede har solidt fodfæste på arbejdsmarkedet er jo at

er til stor fordel for dem men det vi skal gøre og det der er den store opgave

at få flere af de langtidsledige flere af dem som er på dagpenge

det det mener jeg må være opgaven jeg er helt enig i at hvis det var at arbejdsmarkedet var

forlænge uddannelsesperioden

mener jeg faktisk at uddannelse er rigtig godt og at opkvalificering

for arbejdsløse der er mange der har

for flere kvalifikationer fordi det vil give dem en større chance for at få et job derfor er det fint at enhedslisten

forslag om bedre uddannelsesmuligheder mens man er ledig men som

har regeringen nedsat et ekspertudvalg der skal se på hele beskæftigelsessystemet

se på om mulighederne for uddannelse for arbejdsløse skal forbedres

vil det her ekspertudvalg komme med en konklusion til efteråret derfor må vi vente på den konklusion og derefter tage stilling til hvad der skal ske og derfor kan vi ikke stemme for forslaget selv om vi

mener at uddannelsesmulighederne for arbejdsløse bør opprioriteres jeg vil i øvrigt også minde om

jo for ganske nylig er indgået et forlig om vækstplanen både del en og del to og det første forlig om vækstplanen

øget brug af voksen og efteruddannelse

regeringen prioriterer at der skal ske noget mere med hensyn til efteruddannelse og voksenuddannelse det gælder jo både folk i arbejde og

med hensyn til dem der er i overhængende risiko for at falde ud af dagpengesystemet

skal enhedslisten og regeringen jo snart mødes

landsmøde her i weekenden sagt at selv om der er taget mange

der ikke gjort nok for at hjælpe dem der bliver ramt af den to årige dagpengeperiode sf forstår og deler derfor fagbevægelsens bekymring for de titusinde af arbejdsløse der falder ud af dagpengesystemet hvilke vi i sf ikke bare passivt vil

hedder det blandt andet i den udtalelse vi har

er blandt sfs årsmødedeltagere om behovet for at der sker noget mere op til den første

herre eigil andersens mening om

vi skal give arbejdsløse ret til at vælge altså

hvad de skal bruge deres tid til mens de er

en anden vej end at give det totalt frit men jeg tror til gengæld man skal løsne

tænker på at der er en række ufaglærte der har

for at blive faglærte så er det jo sådan at en del af de her ufaglærte har et vist branchekendskab som de kan bygge på

kan blive faglærte i løbet af

en halv år det er noget der tales om i fagbevægelsen og der er det klart at med en to

på længere sigt det er ikke noget der kan laves lige nu kunne være en god idé hvis man

at en sådan uddannelse

tælle som en død periode i dagpengesystemet men det er altså en tanke og ikke et konkret forslag der bliver

ikke det som en bedre investering at man får mulighed for at vælge den uddannelse man nu kan nå vel vidende at man

kan blive brug for en midt under den uddannelse

ikke bruges fornuftigere sådan at man ikke kun havde de seks uger men

tolv måneder som man kunne råde

men der mener jeg så til gengæld at hvor det i dag er sådan at der er mange arbejdsløse som bliver mødt af et nej i jobcentrene

konstruere et system der gør at den arbejdsløse i højere grad vil møde et ja i jobcentrene

om der er penge til det og der mener jeg at

den milliard kroner der er afsat i vækstplanen til øget

ikke være noget med at komme med hatten i hånden eller noget i den stil det skal være en rettighed jeg har ret til uddannelse og så

set nemt jeg kommer her jeg er ledig og

jeg så forudsætter at det skal godkendes i jobcenteret men det mener jeg som jeg har

som det har kørt hidtil og

der blev diskuteret om det ikke skulle være sådan at den arbejdsløse i højere grad skulle have indflydelse på

der skete det mener jeg sådan set gælder generelt i forhold til jobcentrene herunder

med uddannelse så

er meget spændt på hvad det der ekspertudvalg kommer med af forslag men jeg tror at man skal gå den vej at det skal være en del af

og at der derfor måske bør være en vis tolerance

de der meget stramme tøjler fra jobcentrenes side

selvtilliden og i øvrigt opkvalificere folk i det hele taget derfor

det vil medføre en voldsom opkvalificering af arbejdskraften så den er klar om jeg så må sige til de ledige jobs

får skabt et arbejdsløshedssystem hvor der i højere grad bliver taget hensyn til det enkelte menneske herunder det enkelte menneskes ønsker frem for

bureaukrati og firkantede regler som i høj grad plager beskæftigelsessystemet i dag

hvis man giver det helt frit tror jeg også at man kan forestille sig at der kan blive valgt nogle uddannelser som måske ikke er så hensigtsmæssige så jeg tror nok det er en god idé at tage det skridt for skridt og så se på

en større venlighed og større positivitet over for at bruge uddannelseselementet og det håber jeg at vi når frem til

underligt at man kommer med et beslutningsforslag som man ikke har finansieret vi ved ikke hvad det

jo svært at tage stilling til det

entydigt gode mange blev fastholdt i uddannelsessystemet

set ikke til fordel for de ledige selv det medførte lavere anciennitet på arbejdsmarkedet og dermed en lavere livsindkomst

være en god idé hvis det medfører et job

ved hvis jeg får det her truckcertifikat

eller hvis jeg får det her svejsekursus venter der et job i den anden ende så kan være en god ting men uddannelse for uddannelsens skyld er ikke

så må det også være sådan at ledige som har kvalifikationerne til at begå sig på arbejdsmarkedet

blive og søge arbejde de skal ikke sidde på uddannelsesbænken så alt i alt

i liberal alliance og vi mener sådan set heller ikke at

forslag som

fra nitten halvfemserne hvor mange blev fastholdt i uddannelsessystemet det medførte som jeg sagde lavere anciennitet og lavere livsindkomst

jeg endnu ikke har set

evidens for at mange blev fastholdt i uddannelsessystemet i nitten halvfemserne tværtimod var der mange der fik deres livs chance og kom ud og de har i dag fast arbejde og har

halvfemserne jeg kan nævne navnene på de første tre

stykker som jeg personligt kender derfor vil jeg gerne spørge ordføreren hvor pokker ligger den evidens for at

skrevet af gunnar

forskningschefen i rockwool fonden gennem mange år jeg tror endda at han er tidligere socialdemokrat men

ganske anerkendt forsker som har skrevet en bog der hedder det danske velfærdssamfunds historie hvori han beskriver den politik der

han beskriver ret indgående at erfaringerne var at mange blev fastholdt

der er skrevet en bog om at der er erfaring for

jeg jo så konkludere at der ingen evidens

så vil jeg gerne stille et personligt spørgsmål til ordføreren det er ikke for at være ubehøvlet det er

af ærlig interesse hvordan føles det hvis man selv har

sige at uddannelse for uddannelsens skyld ikke

du og jeg har fået en uddannelse vi ikke lige har brugt så burde vi jo nok skulle betale pengene tilbage hvis den påstand holder

gerne høre er det ikke sådan at hvis folk ikke i deres ungdom har fået sig en uddannelse burde de vel have en eller anden ret

så at kunne løbe det ind og få en chance senere i livet hvis ellers samfundet kan bruge det derfor mener jeg at det er rigtig godt at vi har uddannelse som folk tager af lyst så lærer man mere

også godt at have et lille overskud altså nu kender jeg

måske været spildt at ordføreren har taget den uddannelse han har taget jeg mener kunne vi ikke godt have den der ret til uddannelse som

det er det jo så ikke man betaler i dyre domme for det

siger så at det det tror jeg ikke er en god idé heller ikke for de arbejdsløse idet der er erfaringer fra nitten halvfemserne der viser at

fastholdt i ledighed ikke kom ind på arbejdsmarkedet og det er ikke til nogens fordel og så kan

det er rigtigt at jeg har fået en uddannelse gået på universitetet men den har ikke kostet skatteborgerne noget da jeg gjorde det

lå os meget mere på sinde og at det var det det handlede om er det ikke rigtigt at manglende uddannelse jo da i høj grad kan være med til at fastholde folk i ledighed og at folk uden uddannelse i stor udstrækning har den største risiko for at blive ramt af ledighed og er det ikke et langt langt større problem at bekæmpe blandt andet

en rigtig god motivation for at sige at

evighedsstudent i amu systemet eller noget det har jeg ikke oplevet

og det går på uddannelse hvis man er ledig altså hvis man er på dagpenge

der er nogle erfaringer fra nitten halvfemserne og jeg kan forstå at det her

halvfemserne der er en grund til at den ikke findes mere

i ledighed for de var jo ledige de kom ikke ind på arbejdsmarkedet

glip af anciennitet og fik dermed en lavere livsindkomst

halvfemserne var ikke ubetinget til de lediges

og så gælder det vel også om på alle mulige måder at motivere folk til at tage en uddannelse allerhelst selvfølgelig en uddannelse som umiddelbart kan føre til job men det kan man jo aldrig sige på forhånd

det kan også være at det job først kommer om et år fordi opsvinget først kommer om et år og så

så det handler vel egentlig om at skabe den motivation der gør at folk overhovedet vil tage en uddannelse der kan

bruge pisk og gulerod og jeg har fattet at det her ting i høj grad anvender pisken men her var jo mulighed for trods alt

alligevel på dagpenge hvorfor så ikke bruge

få uddannet arbejdskraften til de job

halvfemserne der må jeg bare henvise til at der har man så nogle erfaringer og de var ikke entydigt positive så taler ordføreren

uddannelse kan være godt hvis man ved at det fører til et job hvis man

så er det selvfølgelig ubetinget en god ting men jeg mener ikke at uddannelse bare for uddannelsens skyld er en god ting ikke når det handler om ledige og det er det det her beslutningsforslag handler om jeg mener at ledige der har kvalifikationerne til at begå sig på arbejdsmarkedet skal søge arbejde de skal ikke over i

ret til at komme ind i uddannelsessystemet hvis de har kvalifikationerne

til at begå sig på arbejdsmarkedet det

hovedet til det jeg har det sådan at alle mennesker burde have ret til en uddannelse

godt for danmark og ikke mindst for erhvervslivet

nu prøver jeg at forklare stille og roligt

jeg kan høre at et par af ordførerne slet ikke har forstået forslaget

var opmærksom på arbejdsmarkedet da det her fungerede det var nemlig et relativt genialt forslag som nyrupregeringen havde fundet på på det tidspunkt

forslaget skal sikre at ledige får ret til

uddannelse på arbejdsløshedsdagpenge

på kontanthjælpslignende forhold som det er blevet tolket det er blevet et mantra i debatten om arbejdsløshed at ledige er for dårligt uddannet det er en sandhed med mange modifikationer

at mange nyuddannede havner i ledighed selv højtuddannede nyuddannede havner i ledighed rigtigt er det derimod at der aktuelt sker mange forskydninger i hvilke uddannelser der efterspørges på arbejdsmarkedet vi står altså i en situation der skriger på efteruddannelse

det helt nødvendigt med en stærkere indsats for

uddannelsesniveauet for de arbejdsløse er lavere end for arbejdsstyrken som helhed

vi hørte jo også under debatten om kontanthjælp at den er ekstremt meget lavere jeg tror at det

kontanthjælp for uuddannede er der et kraftigt behov for at blive faglært

systematisk tillæring hvis de skal leve op til arbejdsmarkedets voksende og forandrede krav der kan være mange grunde til at de pågældende ikke fik en uddannelse efter endt skolegang det kan være økonomi det kan være familiebaggrund

modenhed og så videre men de står nu i en situation hvor

til at begynde en uddannelse er så meget større

alene den teknologiske udvikling og produktionsmæssige organisering betyder

ikke meget der tyder på at arbejdsgiverne løfter deres del af ansvaret det gælder både de offentlige og

det er ærgerligt jeg vil gerne være med til at presse dem til at yde mere i stedet er det de dårligst uddannede der bliver prikket i fyringsrunderne

når vi alligevel skal fyre derfor er der så mange med for lidt uddannelse blandt de arbejdsløse vores forslag bygger på den tanke at man skal kunne bruge en arbejdsløshedsperiode til at indhente den forsømte uddannelse videreuddannelse eller efteruddannelse i praksis betyder det

rådighed mens man deltager i en uddannelse

skal kunne besætte eventuelle ledige stillinger der måtte dukke op undervejs det vil sige at der skal være en kapacitet til at dække alle job på arbejdsmarkedet

så at sige lagt sin arbejdsansøgning i bunden af stakken hvis der opstår en situation hvor der ikke er en eneste arbejdsløs til rådighed

jeg vil sige det er muligt at det her forslag er fremmed for mange folketingsmedlemmer men der må vel være enkelte fra regeringspartierne der erindrer at denne ret til uddannelse på dagpenge faktisk eksisterede i

jeg kan på det kraftigste afvise at der er bevis for at den ikke fungerede den fungerede enormt godt og var til stor glæde og tilfredshed for mange mange ledige der så fik en

fik en træls periode til at gå med at kvalificere sig

folk syntes at den gammeldags metode at behandle arbejdsløse på

oversætter jeg lidt frit vi behandler de arbejdsløse ligesom vi

rap i røven med pisken eller også lokker vi

jeg gerne advare imod det er en gammeldags holdning at se på arbejdsløse på den måde hvis vi ikke ser på dem som dynamiske mennesker der

kan vi ikke udvikle vores samfund så bruger vi ikke den ressource der faktisk går lige foran os

forslag som ganske rigtigt af herre henning hyllested blev omtalt

vi har skolerne stående de er slet ikke fyldte endnu og vi har rigtig rigtig mange muligheder det har vi set i det her forår for at skolerne kan yde meget

lars skipper som er seniorforsker i kommunernes og regionernes analyseinstitut kora som i tretten år har forsket i hvordan uddannelsesaktivering såsom seks ugerskurserne virker for at få de ledige i arbejde han siger at alle evalueringer der er lavet af uddannelsesaktivering

at effekten er negativ eller meget lille og

med de omkostninger der er ved det siger seniorforskeren seks ugerskurserne blev til i nitten halvfemserne under nyrupregeringen

tusind og elleve lavede rambøll på vegne af arbejdsmarkedsstyrelsen den eneste evaluering der er lavet af seks ugerskurserne siden de blev indført de konkluderede at selvvalgt uddannelse der ligger tidligt i ledighedsforløbet fastholder ledige i ledighed

ordføreren spørger om jeg er enig med den her professor om at seks ugerskurser ikke er sådan noget at råbe hurra for så

jeg fuldstændig enig det er der ikke meget at hente i seks ugerskurser især ikke i den model som den forsker har kigget på nu kan han jo så

at kigge på at vi får løftet loftet så vi får de dyre kurser med og hvis vi nu fik det her forslag med så fik vi et helt års kurser med det tror jeg bestemt ville give en enorm effekt især

jeg har netop understreget at vi ikke er for at folk skal fastholdes hvis der er noget arbejde så skal

de videnskabelige rapporter ud og prøver at bruge dem

argumenterer for en så kan man jo da nævne ham som sådan en slags ekstra argument ellers

den bedste måde at lave politik på nemlig ved at sige jamen jeg har fyrre års erfaring med kollegaer der har været arbejdsløse jeg ved godt hvad det her handler om og hvad der gavner dem det skal en eller anden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

går under samme overskrift jeg kom til at tænke på

men ikke desto mindre er der tale om en hel masse ting som man ønsker at komme tilbage til som det var i nitten halvfemserne enhedslisten ønsker for det første

fire en genindførelse af uddannelsesorloven fra nitten halvfemserne ordningen gav beskæftigede ret til en års uddannelsesorlov og ledige ret til uddannelsesorlov i op til to år med firs procent af dagpengene målene for orlovsordningen var flere at medvirke til at tage toppen af ledigheden og skabe større rotation på arbejdsmarkedet at styrke voksen og efteruddannelsesindsatsen og endelig at give de mennesker der ønskede det mulighed for at realisere en bedre tilværelse gennem orlov til uddannelse da orlovsordningen for ledige i nitten otte og halvfems blev erstattet af seks ugers selvvalgt uddannelse var det begrundet i et ønske om at målrette og effektivisere uddannelsesindsatsen for de ledige og i behovet for at øge arbejdsudbuddet det er altid interessant at se på historien og måske også lære noget af den på den anden side skal man jo heller ikke nødvendigvis gentage historien jeg synes det er værd at hæfte sig ved

uddannelsesorloven

den var på sit højeste i nitten tre og halvfems var på knap tolv procent der er altså stor forskel på situationen dengang og nu i dag hvor ledigheden er på cirka fem

hæfte sig ved at ordningen blev justeret i takt med den faldende ledighed dette skete i forbindelse med arbejdet med at målrette og effektivisere uddannelsesindsatsen for ledige orlovsordningen for ledige blev i øvrigt ophævet i nitten otte og halvfems og erstattet af den ordning vi i dag kender som seks ugers selvvalgt uddannelse

hundrede og fem

halvfemserne helt konkret tilbage til nitten to og halvfems hvor forældrene havde kortere barsels og forældreorlov i stedet for børnepasningsorlov og det kan egentlig godt undre mig som bekendt blev reglerne om forældreorlov ændret i to tusind og to her forlængede man forældrenes ret til at holde forældreorlov fra ti uger

til deling til en ret til fravær i to og tredive uger for hver forælder

som en konsekvens af den forlængede forældreorlov ophævede man samtidig muligheden for børnepasningsorlov

en orlovsydelse på først firs siden tres procent af højeste dagpengesats baggrunden for denne ophævelse var at man nu havde givet forældrene ret til mere orlov

hundrede og fem således at enhedslisten ønsker at der ud over de nuværende to og halvtreds ugers fravær med fulde

ret til orlov i et antal uger

om børnepasningsorlov var det op til to og halvtreds uger

en ret til orlovsydelse på mellem tres og firs procent af højeste dagpengesats

som jeg også tidligere har givet udtryk for

derudover er orlovsreglerne meget fleksible fordi forældrene kan udstrække orloven over en længere periode ved at gå på nedsatte barselsdagpenge eller udskyde en del af orlovsperioden til et senere tidspunkt regeringen ser derfor ingen grund til at ændre på orlovsperiodens længde men har derimod et ønske om at fordelingen af orloven på sigt kommer til at være mere ligeligt fordelt mellem forældrene et ønske som jeg ved at enhedslisten deler i en sådan grad at vi den tredivete april andenbehandlede beslutningsforslag nummer b fem og tredive om at øremærke tolv uger af barselsorloven til fædre

enhedslisten sig vil gøre brug af denne nye orlov i forvejen tager kvinder langt den største del af forældreorloven det skyldes mange faktorer og det er blandt andet det som regeringens udvalg om øremærket barsel netop nu er ved at se på men én ting ved vi med sikkerhed familiens økonomi spiller en meget stor rolle når der skal tilrettelægges orlov en yderligere mulighed for orlov nu på nedsatte dagpenge vil derfor sandsynligvis ikke appellere til ret mange mænd og så er jeg tilbage ved mit spørgsmål hvem forestiller enhedslisten sig vil gøre brug af mere orlov regeringen kan derfor ikke støtte det fremsatte beslutningsforslag vedrørende beslutningsforslaget

at fire personer delte tre personers arbejde og løn samt en persons understøttelse

det ikke skabte flere arbejdspladser det gav derimod nogle administrative udfordringer eksempelvis når folk blev syge skulle på barsel eller fandt nyt arbejde

konklusionen på skraldemandsmodellen fra nitten halvfemserne at den ikke havde

beskæftigelsen hvilket ellers var hovedformålet

tre beslutningsforslag

slut slå fast at regeringens politik er at skabe vækst og nedbringe ledigheden ledigheden skal nedbringes ved at vi får skabt vækst og beskæftigelse i den private sektor kombineret med en målrettet beskæftigelsesindsats en indsats hvor ledige der har brug for opkvalificering bliver opkvalificeret og hvor ledige som alene skal have hjælp til at finde job får den fornødne hjælp

er netop indgået en aftale herom

har regeringen som bekendt bebudet at danmark skal have

beskæftigelsespolitik og regeringen har derfor sat gang i et udredningsarbejde af hele indsatsen for ledige vi venter på en

enhver regering bør læse historien og sige er der noget af det

på er der noget vi også selv kom til at lave af fejl så er det også en rigtig rigtig god idé at overveje om det kan bruges i en kritisk situation som den her jeg kan bestemt anbefale også at overveje gode socialdemokratiske ordninger en ekstra gang men ellers har ministeren ret i to ting den ene er at ingen af de her tre forslag vil give mere arbejde

vi deler arbejdet det er en belastning at være arbejdsløs

god idé at vi skiftes til det det giver mindre belastning

og vi deles om den ulempe der er så er der

væsentlig indrømmelse hvis jeg må få lov til at komme med den det er at de ligestillingsmæssige konsekvenser

overveje noget mere når vi udformer selve forslaget det er jeg helt med på

spørge hvordan sikrer socialdemokraterne uddannelse hvis ikke vi kan bruge sådan nogle ordninger som dem her jeg vil ikke bare høre om specialister

af den politik vi fører i dag er også baseret på frugterne af de resultater man fik med den rigtig fremragende indsats og regeringsledelse der var tilbage i nitten halvfemserne

for ordførerens indrømmelse om at gå tilbage og kigge på de ligestillingsmæssige konsekvenser for så vidt angår forslaget vedrørende

har vi jo med forskellige aftaler her i folketinget sørget for en hel masse forskellige tiltag for lige præcis at sørge for opkvalificering til den gruppe mennesker som rigtig meget har brug for at få opkvalificering for at få et

og det ville være at gå frem hvis vi gik tilbage til

hvordan skal vi give dem en mulighed

su hvordan giver vi dem en chance hvis ikke vi for eksempel udvikler de her modeller i en krisetid hvor vi har ledig arbejdskraft som kan gå ind og få et godt stykke arbejde

en på arbejdspladsen kommer ud og får noget uddannelse eller passer sine børn eller

sørge for at de ledige som vi har og som heldigvis i dag ikke er lige så mange i antal som de var

at kunne komme ind på arbejdsmarkedet derfor handler vores politik jo i høj grad sørge for at dem som mangler kvalifikationer

opkvalificeret og det er rigtig rigtig vigtigt at den opkvalificering bliver målrettet og at den kan have en effekt i forhold til at folk får lettere ved at få adgang til arbejdsmarkedet det er en politik som er rigtig rigtig vigtig for os i forhold til de kommentarer der var om den situation som mennesker

vil jeg sige at det kan der ikke være to meninger om det er en ganske frygtelig situation og derfor skylder vi også de mennesker at vi gør hvad vi kan for at finde løsninger på deres problemer

til at skabe arbejdspladser men også i tænke os grundigt om

regeringen også bebudet vi vil gøre ved at se på hvordan vi kan skabe en ny beskæftigelsespolitik når vi gerne vil gøre det i regeringen

halvfemserne til bekæmpelse af det her problem men det er jo nok en længere diskussion kunne

at skabe nye jobs de tager først og

sigte på at bringe folk tættere på arbejdsmarkedet eller rettere direkte på arbejdsmarkedet i kraft af

i kraft af en skraldemandsmodel hvor man ligesom

aktiveringsordninger som er skabt nu om dage hvor folk

til rigtige lønninger ikke til lønningerne på den arbejdsplads hvor man er

er en rigtig god måde at sikre den bestræbelse

at bringe folk tæt på arbejdsmarkedet i og med at man altså får

ordinære uddannelsesforløb som kan bevilges inden for nogle nærmere fastsatte rammer der er også mulighed for jobrotation og

har ledige ret til seks ugers selvvalgt uddannelse vi har i øvrigt lavet mange forskellige tiltag og der er jo ikke sat det sidste punktum

derfor har regeringen jo bedt et ekspertudvalg kigge hele beskæftigelsespolitikken igennem for at komme med et bud på hvordan sådan

det er jo rigtigt når der bliver sagt at den tilgang man har haft til at hjælpe mennesker som står desperat og mangler et arbejde

eller opkvalificere sig sikre sig nogle yderligere kompetencer eller at forældre får nogle muligheder for at tilbringe noget tid sammen med deres børn uden i øvrigt at

halvfemserne var der også almindelige

sabbatordninger hvor man kunne stige af og bare slappe af i et års tid og så videre

det skabte jo de der jobåbninger som gjorde at

jo ganske mange mennesker rent faktisk

til ordinære lønninger og dermed fik

det var nogle ordninger som i nitten halvfemserne beviste deres værd hvorfor ikke gentage en succes er ikke tale om at gå tilbage til en fuser tværtimod er

er et af verdens bedste lande i forhold til at give forældre mulighed for at få en god og stærk tilknytning til deres spædbarn og til at være der i den første tid det synes jeg vi skal være stolte af

at vi kommer til at skubbe en gruppe især kvinder rigtig langt væk fra arbejdsmarkedet kvinder som måske kun har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet men som vil være dem der vil tage en sådan forlænget orlov derfor synes jeg

ligestillingsmæssige problemstillinger at det forslag som enhedslisten fremkommer med ikke virker som en løsning men som et nyt problem

det er noget som påhviler os alle sammen i regeringen har vi valgt den strategi til at finde de rigtige løsninger at vi har bedt nogle eksperter komme med et bud på en ny beskæftigelsespolitik vi afventer

der er ikke nogen tvivl om at den indsats som vi har haft og som vi til dels har

på at hjælpe mennesker som desperat har brug for hjælp til at blive opkvalificeret til at få fodfæste

med den lille præcisering at skraldemandsmodellen altså ikke blev gennemført i

af debatten at det var et vellykket eksperiment

her tre beslutningsforslag

vel er at få flere ledige i

hundrede og fire handler om at indføre en ret til uddannelsesorlov og sådan en ret til uddannelsesorlov

vil ikke blot opkvalificere arbejdskraften

de ledige som får mulighed for at vikariere for dem der har taget

noget rent historisk der tyder på at ledigheden falder hvis man

var der forskellige andre ordninger uddannelsesordning overgangsydelsesordning osv

det førte jo ikke til en faldende ledighed så

i venstre er vi sådan set ikke

tilhængere af at indføre en ret til uddannelsesorlov på samme måde

b en hundrede og fem som

ud på at indføre forældreorloven fra nitten to og halvfems den vil jo også ifølge enhedslisten give forældrene bedre mulighed for at være sammen

samtidig vil forslaget ligesom b en hundrede og fire hjælpe de ledige som får mulighed for at vikariere for forældre der er på orlov der er ikke noget

tyder på at det vil føre til at de ledige kommer ud på

forældreorlov som venstre blandt andet var med til at indføre den var fleksibel den er sådan set meget populær i dag og det med at bestemme hvem

det må familierne sådan set selv finde ud af

forældreorloven oven i den allerede nu fleksible barselsorlov og det vil så betyde at vi måske får verdens

ministeren nævnte også ligestillingsproblemet i i det her

så er der det fælles kendetegn ved de her beslutningsforslag som vi så diskuterer i dag at det med finansiering

optaget af men der er jo nogen der skal finansiere det her det skal jo finansieres ved yderligere skatter og afgifter

brug for lavere skatter og afgifter i det her land vi har ikke brug for

vækst tilbage til danmark det er den rene gift for de danske virksomheder og de kæmper jo dagligt for at bevare danske arbejdspladser så

set hellere sætte skatter og afgifter ned således at vores konkurrenceevne kan forbedres således at vi får skabt nogle job så der er flere ledige der kan få nogle job og komme i job så har vi b en hundrede og tolv

jeg vil vove den påstand at den fik meget omtale men succesen udeblev måske

af den opfattelse at det heller ikke er den rigtige vej at gå vi skal sådan set skabe nogle flere job vi skal sådan set ikke

vi skal sådan set skabe noget vækst der gør at vi også har råd til at finansiere uddannelse og ældreomsorg også i fremtiden og der er svaret ikke at vi skal lave arbejdsfordeling der er faktisk allerede i dag en mulighed for at lave det i en midlertidig periode det så vi da krisen

der lavede man faktisk midlertidig arbejdsfordeling på de enkelte arbejdspladser arbejdsgiver og arbejdstager aftalte det her som en fornuftig løsning på et midlertidigt problem det var sådan set udmærket at man håndterede det på den måde men permanent

beslutningsforslag man kan sige

et beslutningsforslag fra enhedslistens

hvilke krav skal der stilles til de personer der skal være omfattet af ordningen hvordan skal man sikre sig at man ikke presses ind i den her ordning

blive en model vil gøre at vi får

skabt flere job så forslaget er i bund og grund at gøre de ledige en bjørnetjeneste vi skal sådan set kæmpe for et stærkere erhvervsliv

skabe de job vi har brug for

det der er hovedformålet det er

venstre nu indgår i en aftale om vækstplan

henvende sig hos regeringen og forsøge

lydhørhed for synspunkterne men som jeg har lyttet til debatten i dag er

man kan sige at heller ikke på de her synspunkter imødekommer regeringen enhedslisten men det kan være man

drøfte det forhold på mødet i juni måned venstre kan på den baggrund ikke støtte

og sige at de heller ikke kan støtte

kan blive dygtigere og bedre til at lave deres arbejde uden at det koster noget ved at en ledig kommer ind og

kommer ud og får sig en uddannelse eller på anden måde kommer ud for det er jo en forudsætning for at man kan lave den her ordning

den rutinerede medarbejder der

har næsten kun positive ting at sige om det her det kan godt ske det

modsætningsforholdet jeg vil gerne spørge når

hverken den gamle regering eller den nye regering eller erhvervslivet

og for det andet lad os så sige halvtredstusind på kontanthjælp

at man lavede et eller andet med at dele arbejdet når vi alligevel skal vente

synes venstre sådan set ikke at vi skal gå efter at

om at vi får skabt vækst så vi får skabt helt ordinær beskæftigelse i det her land således at flere ledige kommer i job indtil

vi når det punkt hvor vi får en lavere ledighed

række tiltag man kan gøre brug af

et af værktøjerne er jo jobrotation som kan imødekomme en række af ordførerens ønsker og sådan set også imødegå en række af de bekymringer som ordføreren har så jobrotation er

en mulighed for politikerne fra de andre partier

henvendelse til regeringen synes jeg det var meget godt der er jo rimeligt pres på for at finde nogle løsninger jeg tror

for den næste måneds tid nok skal finde nogle ordninger og forhåbentlig også den her ordning

fordele arbejdsløshedens ubehagelige tryk og nedbrydende tryk på flere mennesker

at være ledig er bestemt ikke morsomt

er optaget af at få skabt den vækst og de job der skal gøre at vi får nedbragt ledigheden at vi får flere mennesker i arbejde

set over at der allerede i dag er to tusind jobåbninger hver dag på det danske arbejdsmarked

ikke morsomt at være ledig det er hårdt det er også psykisk hårdt at være ledig ingen tvivl om det det er også derfor at vi har indskærpet at kommunerne har en større forpligtelse til at hjælpe ledige tættere på arbejdsmarkedet og hjælpe ledige i arbejde det er det vi skal have ud af de tyve milliard kr vi hvert år

er vildt uenige om midlet jeg mener faktisk

med regeringen hjælper ret meget i den forbindelse

men lad nu det ligge det er jo mens vi venter der skal gøres noget og jeg er glad for ordførerens bemærkning om at det handler om at bringe arbejdskraften tættere på det arbejdsmarked hvor man forhåbentlig engang skal komme til at fungere og der

aktiveringsordninger vi har herunder virksomhedspraktik hvor folk

render rundt på virksomhederne til til kontanthjælpssats eller til dagpengesats uden at få en ordinær løn og ikke er en del af det fællesskab som er på den arbejdsplads

til på samme måde som orlovsordningerne ville gøre folk der kommer ind på virksomhederne via en

at man bliver en del af det arbejdsmarked og det fællesskab som

læser ikke det samme materiale altså når de økonomiske vismænd i rapporten fra december måned beskriver beskæftigelsespolitikken

det er bare et andet værktøj som vi skal gøre mere brug af jeg mener sådan set også at virksomhedspraktik

værktøj og specielt i private virksomheder der er mere tvivl om effekten når det handler om virksomhedspraktik i offentlige virksomheder

en bestemt bås på arbejdspladsen

at det fører til mange job i den anden ende af det at være ude i et virksomhedspraktikforløb

har set det som en vej tilbage til arbejdsmarkedet

er sådan især på det offentlige arbejdsmarked det er fuldstændig korrekt men det forekommer også på det private arbejdsmarked at når man er der til en ringere løn

den løn som makkeren ved siden af får

den motivation til i virkeligheden

som det handler om og inden for det offentlige er det jo en kendsgerning at der har man simpelt

skal være der så skifter man dem ud med nye mennesker

at samtlige kommuner udnytter de her ordninger groft

den undersøgelse som enhedslisten har fået sat i værk hos beskæftigelsesministeren inden at man sådan set beskylder samtlige kommuner i det her land for at udnytte de ordninger groft det synes jeg da altså

få skabt noget evidens inden at påstandene flyver gennem luften

det som gode solidariske ordninger at man deles om arbejdet og sørger for at

arbejdsløs eller en selv eller ens kollega har mulighed for at komme i uddannelse

også vigtigt at holde sig for øje at disse forslag har nogle afledte konsekvenser og samfundsmæssigt hager som jeg vil komme lidt ind på enhedslisten nævner i forslagene

nogle af dem at disse ordninger fra

hvilket også kendetegner situationen på arbejdsmarkedet

som det også er blevet sagt tidligere i dag kan man ikke helt sammenligne disse to perioder

dengang lå arbejdsløsheden på tolv

som i dag skraldemandsmodellen

at fire personer deler tre personers arbejde og løn samt en persons understøttelse dette er prøvet i aarhus i nitten halvfemserne af skraldemændene deraf navnet et af formålene med

halvfemserne var at det skulle have en beskæftigelseseffekt men efterfølgende viste det sig ikke at være tilfældet tværtimod

en model som ville kunne fastholde medarbejdere i brancher med lav beskæftigelse de medarbejdere som var med i ordningen skulle ikke stå til rådighed for beskæftigelse på fuld tid med stor fare for at ordningen ville øge ledigheden

ændringerne

to gjorde at forældrene i alt havde ret til fuld barselsdagpenge i to og

forældrene havde før lovændringen mulighed for at opnå op til to og

ugers børnepasningsorlov per barn med en orlovsydelse på tres procent af den maksimale dagpengesats det betyder selvfølgelig at den nuværende ordning er bedre for forældrene

to tusind og to hvor der var mulighed for op til to og halvtreds ugers

lå den gennemsnitlige orlovsperiode på seks og tyve uger sagt med andre ord

de nuværende regler efter forslagsstillernes ønske

vi ikke med sikkerhed sige at flere vil tage den orlov man måske forventer

dem der vil tage mere orlov det er ikke hensigtsmæssigt og vil kunne betyde at en del af de kvinder som vi meget gerne vil hjælpe tættere på arbejdsmarkedet kommer længere væk fra

om uddannelsesorlov som vil blive ret bekosteligt hvis ordningen bliver brugt i samme omfang som nitten halvfemserne

enhedslistens forslag som ikke altid helt

har bladret meget grundigt i de der tre sider som ikke har ret meget tekst

at jeg kan finde noget som sagt er det et meget sympatisk forslag

at skabe vækst og dermed arbejdspladser når jeg er rundt at snakke

et arbejde og derfor har vi lavet aftalen om vækstplanen derfor har vi

tredive år hvor vi har lavet flest offentlige investeringer overhovedet

lavet mange andre forslag der rent faktisk vil skabe rigtige arbejdspladser

kompetencer giver vi de arbejdsløse større mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet her kan nævnes at der aldrig nogen sinde før i det her land er blevet brugt så mange penge

derfor mener socialdemokraterne at det regeringen er i gang med virker meget bedre end forslagene fra enhedslisten og derfor kan

at lave noget nyt det lyder næsten en stor advarsel pas nu på

jensens bagland og fagbevægelsen skriger

at lave noget nyt eller at gentænke nogle af de gode ordninger så jeg tror at herre

skal tænke sig en smule om og lade sig begejstre lidt

mener at det er en voldsom belastning at være arbejdsløs i lang tid og at det kan være en meget meget stor fordel

arbejdspladsen at bruge en ordning hvor man skiftes til at

misbrug og konkurser som vi ser i kølvandet på lang tids arbejdsløshed

en fordel for alle parter i samfundet og måske endda en besparelse hvis man lavede de her ordninger hvor man levede livet og udviklede sig mens vi havde krisen

lad os bruge tiden fornuftigt i stedet for at vi skal piskes igennem de ordninger vi

tror jeg også godt at enhedslisten ved det er jo også derfor at vi

uddannelse i forhold

det er også derfor at vi har brugt rigtig rigtig mange penge på at skabe arbejdspladser og det er jo også derfor at vi har gjort alt hvad vi kan for at uddanne de her mennesker

så mange ressourcer på

og testet og har vist

halvfemserne de bedste af dem vil jeg gerne være med til at foreslå uanset om det er et socialdemokratisk

spørge om ikke herre leif lahn jensen lagde mærke til at der i

tredstusind jobåbninger på grund af orlovsordningerne hvor ledige fik en chance for at komme ind og hvor nogle inde på

sige at de ledige fik en enestående mulighed for at komme ind på arbejdspladserne som de ikke ville have fået hvis man havde jobordningerne

bare sige at vi havde femogtyvetusind ekstra jobåbninger ud af de her ordninger under de nuværende forhold ville det ikke være en

at være inde på arbejdspladsen i en periode til fuld løn

men når jeg snakker med nogle som var med i nitten halvfemserne kan de tydeligt huske hvordan enhedslisten skældte ud på den daværende regering jeg vil da håbe

kan det være at enhedslisten står og roser den regering vi har nu det være ret interessant det er jo ikke det vi hører nu det vi har kopieret fra

er netop det der kommer i det her carsten koch udvalg

jobcentrene skulle jobformidle det er rent faktisk det vi går ind og gør nu

at kigge på den enkeltes individuelle indsats det gjorde man også halvfemserne så går vi også ind og kigger på uddannelse hvor vi jo har brugt rigtig mange penge på uddannelse

nogen sinde før det gjorde man også i

det er jo også fordi man efter min bedste overbevisning og på trods af at ordføreren henviser til at det jo er noget af det vi gør i carsten koch

halvfemserne med netop de her orlovsordninger var jo i virkeligheden

og det var også det der i realiteten skete at det reelle ledighedstal skulle bringes nederst

så sammenholdes med en samtidig jobskabelsespolitik

for den daværende socialdemokratiske regering nemlig at knække kurven som jo var det store krigsråb dengang

den vej der skal skabes nye job fordi man presser lønningerne på den måde det ved

kommer til at stå og rose

at de masser af milliarder kroner vi har brugt i brugt

hvordan kan samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre styrkes herunder hvordan sikres et optimalt jobmatch fx så virksomhederne får den mest kvalificerede arbejdskraft og ledige kommer i varig beskæftigelse det er sådan set det de er blevet bedt om

så skal man da ikke komme og sige som enhedslisten så gør lad os nu se hvad de kommer med vi har bedt om

den her regering forsøger at fokusere på jobformidling

hvis herre henning hyllested husker det

notorisk ikke rigtigt det kan godt være at man har lavet en kickstart

den nylige vækstplan man har indgået

i det her ting hvor man tager fire milliard kroner

i hvert fald mindre beskæftigelse i velfærdssektoren i det offentlige danmark

halvfemserne vi har ikke i tredive år før så mange penge på offentlige investeringer det vil sige flere penge end i nitten halvfemserne jeg kan godt tælle tredive år tilbage og se

det vil sige at ja vi skaber mange job og ja

hvorfor gør vi alt det her det er netop for at få en bedre økonomi til en bedre velfærd

er det vi skal have styr på og det er det jeg igen og igen efterlyser hos enhedslisten

ved ikke hvor mange forslag vi mangler nu mangler vi ti tolv fjorten tyve stykker hvor mange milliarder

ud i hvad har enhedslisten af planer om det

nu har jeg tidligere sagt at jeg synes at enhedslisten skulle tage deres forslag med i forhandlingerne om en ny reform men det vil jeg så ikke sige at jeg vil anbefale med de her tre forslag

skal vi egentlig huske på at

jo allerede har en ordning i dag der er

arbejdskraften og lediges tilknytning til arbejdsmarkedet når de kommer i job som vikarer vi har jo jobrotationsordningen

måske endda blive brugt bedre end

noget vi allerede har

når jeg så kigger på det andet

en tid hvor man ikke havde så lang barselsorlov

vi har en meget fleksibel ordning i dag

ikke se nogen grund til at vi skal lave op til måske to

så det kan vi heller ikke støtte

her skraldemandsmodel jamen altså man kan sige at

det var før min tid

i folketinget dengang det var kun herre mogens lykketoft

fremtid det er vel ikke det der er hensigten med det og

er langt fra sikker på at virksomhederne

på den måde som skraldemandsmodellen

fungerer ude i virksomhederne det er jeg overhovedet ikke sikker på at virksomhederne

de har problemer nok med den arbejdsfordeling der er når der

så det men det er da ikke noget man tragter efter

hvis man kigger på den ledighed der var

enhedslisten henviser til

have jublet hvis man havde alle de tiltag

de tiltag som enhedslisten

bare ét forslag fra dansk folkeparti

vi kan støtte de arbejdsløse med eller støtte arbejdspladserne med

år fem tusind jobåbninger så er jeg endda så positiv at jeg næsten overdriver

ordføreren imøde orlovsordningerne i nitten halvfemserne

er runde tal men det er det som historikerne fortæller

så mange jobåbninger kunne man se i løbet af et år har det ingen betydning for dansk folkeparti

det er ikke sikkert at forældrene ønsker det nej men det her forslag er frivilligt det er ikke sikkert at virksomhederne ønsker det nej men

herre christian juhl i dansk folkeparti har vi netop sagt at mange af de forslag som enhedslisten er kommet med

udmærkede forslag men de skal ikke behandles enkeltvis de skal gå ind i en samlet forhandling om et nyt dagpengesystem

alle os andre den tjeneste

hvordan det skal finansieres hvor man vil skaffe pengene til alle de forslag som

det er så nemt lige at skrive to linjer

er meget stor forskel på jobrotationer og orlovsordninger men lad det ligge vi har mange tiltag i dag siger

halvfemserne jeg ved ikke om man havde jublet over at og tredstusind arbejdsløse som ingen chance har men som til gengæld i hvert fald op mod tredivetusind af dem har en risiko for at miste hele deres forsørgelse i to tusind og tretten

at finde huller og åbninger og muligheder og erkender dansk folkeparti slet ikke at det er en ekstrem belastning at

det er også derfor det er ufatteligt at enhedslisten ikke

regeringen og sagt at enhedslisten vil have en løsning igennem man sidder som støtteparti for en regering

vi skal have det her igennem eller bliver der ingen finanslov med os det har enhedslisten alle tiders chance for at gøre og hvis enhedslisten sagde det er jeg sikker på at

sige ok skal vi ikke lige tage en snak og en løsning men det gør enhedslisten jo ikke for enhedslisten

så sidder herre christian juhl og griner jamen jeg forstår godt at herre christian juhl griner af enhedslistens afmagt

er der jo det med de udfaldstruede herre bent bøgsted nu kæmper vi jo

med et problem som er skabt af herre bent bøgsted og dansk folkeparti nemlig den afkortede dagpengeperiode og den fordoblede

set med dagligt vi kæmper sådan set også med regeringen vi kan jo ikke gøre for at regeringen ikke er særlig lydhør

og jeg skal da gerne invitere dansk folkeparti til at være med til

på regeringen vi ønsker at alle vil være med til at presse regeringen til at

vi har tohundredetusind arbejdsløse i det her land det her er et forsøg på ikke at skabe nye job for så vidt

forsøg på at skabe nogle jobåbninger skabe en cirkulation på arbejdsmarkedet som vil være gavnlig

som går ledige i dag med henblik på at skabe en eller

for tilknytning til arbejdsmarkedet så de er parate til det arbejdsmarked når jobbene

sender folk på kursus

en ind i jobrotation det er de muligheder de har i dag det er det det ene

dengang man ikke havde så lang barsel så kunne forældrene tage en længere tid sammen

hensigt at man skal have to år i en

sikkert blevet gennemført i folketinget men

ordning man gennemførte i nitten halvfemserne med de der mange forskellige orlovsordninger jo rent faktisk skabte i titusindvis af jobåbninger men

de ordninger der er i dag jo i meget meget mindre grad fungerer jobrotationen giver som herre christian juhl tidligere påpegede

arbejdsløse det problem skal jo løses

indgik enhedslisten jo en aftale om

vi er villige til at se på at suspendere

ned til seks og tyve uger det kan vi gøre i

to årsperiode indtil krisen er overstået men det er nu

siger bare igen enhedslisten har haft alletiders chance for

men det gør enhedslisten ikke

solidarisk model for arbejdsdeling lad mig sige det ligeud jeg har flere forbehold over for disse forslag men først og fremmest vil jeg gerne understrege regeringens aktive arbejdsmarkedspolitik den aktive beskæftigelsesindsats skal bidrage til at bringe den enkelte ledige i varig beskæftigelse hurtigst muligt den ledige skal sikres en bedre ballast gennem relevant opkvalificering det er også vigtigt at der er den rette strukturelle effekt af arbejdsmarkedspolitikken

iværksætte tiltag der tilsammen trækker i retning af en længere gennemsnitlig ledighedsperiode

jeg så henlede opmærksomheden på den relevante pendant relevante nuværende aktuelle pendant nemlig retten til seks ugers selvvalgt uddannelse

det er rigtigt at vi har ophævet prisloftet for selvvalgt uddannelse

holder det ikke i virkeligheden for det første

kan man ikke tale om en fast mængde arbejde

som vi bare kan dele den samlede

er en dynamisk størrelse som afhænger af en lang række faktorer på arbejdsmarkedet som marked men også af politikker som erhvervspolitik uddannelsespolitik skattepolitik socialpolitik og mange andre faktorer

for at en sådan ordning er med til at øge den samlede ledighed fordi nogle af de personer som er med i ordningen og er ledige ikke vil stå tilstrækkeligt tilstrækkeligt til rådighed for anden beskæftigelse på fuld tid og fordi

det jeg mener med det er at ressourcerne herunder også de menneskelige det vil sige

og arbejdsmarkedspolitik på jeg mener også

arbejdsmarkedspolitik var visionær og fornuftig og jeg mener at den politik som tidligere statsminister poul nyrup rasmussen stod i spidsen for var epokegørende og stærkt medvirkende til det nuværende fleksible arbejdsmarked

mener i høj grad at vi kan lære at nitten halvfemserne

den måde som enhedslisten stiller op jeg mener at vi

opnået meget siden vi knæsatte princippet om aktiv arbejdsmarkedspolitik i begyndelsen af halvfemserne det skal vi ikke spille hasard med derfor afviser radikale venstre enhedslistens

og tredstusind arbejdsløse på dagpenge mindst halvtredstusind på kontanthjælp som står og skriger efter job

uden dagpenge hvordan synes herre

det går med den højt roste aktiv

halvfemserne til dels

reformer på arbejdsmarkedet er gode og fornuftige

mener også at der er iværksat tiltag der har trukket i den modsatte retning ikke mindst

har langt hen ad vejen været med til

at bruge de mange milliarder vi bruger på arbejdsmarkedspolitikken på en uhensigtsmæssig måde og det skal vi have gjort op med

det ikke er sød musik i i spørgerens ører men

carsten koch udvalget skal også analysere på det jeg mener så

halvtredstusind kontanthjælpsmodtagere og tredivetusind der står over for at miste deres dagpenge jo jeg skal love for at den er synlig og jeg skal love for at der er nogle der skriger

få en anderledes politik

sagde herre nadeem farooq var alternativet til orlovsordninger seks ugers selvvalgt uddannelse giver ikke jobåbninger hvordan skulle det gøre det orlov giver i tusindvis måske endda i titusindvis af jobåbninger det viste nitten halvfemserne hvorfor i alverden skal vi ikke bruge den model til at få folk tættere på arbejdsmarkedet til at få dem ind i en periode mens andre kommer ud og får uddannelse

cirkulationssystem man næsten kan tænke sig nemlig at folk fra arbejdspladserne kommer

og så

give den ledige medejerskab på opkvalificering det synes jeg er ret væsentligt jeg

at spørgerne brugte meget tid på at tale den aktive arbejdsmarkedspolitik ned i et sort hul der er ingen tvivl om at den kan forbedres

helt med på at vi står i en svær og voldsom situation med de mange danskere der opbruger deres dagpengeret men vi må også se på den anden side

arbejde dem er der også flere hundredtusinde af på årsbasis

set i det perspektiv er det udmærket at uddannelse også

under det her punkt om hvorvidt forskningen viser at uddannelse giver bedre jobmuligheder eller ej sagen er at der er forskellige

og resultaterne er også forskellige men jeg vil fremhæve at der

undersøgelser som forskere har lavet som siger at hvis man måler effekten med hensyn til muligheden for at komme i job over en lidt længere periode så viser uddannelse sig også

en god jobeffekt så sådan nogle undersøgelser findes også men i det hele taget er det sådan at der er behov for at det bliver belyst endnu bedre fra forskningens side som det er nævnt har regeringen nedsat det her ekspertudvalg der kommer med en

gennemgang af hele beskæftigelsessystemet herunder uddannelsesmulighederne til efteråret og derfor kan vi ikke stemme for det her forslag

jeg vil igen fremhæve at regeringens holdning til uddannelse og herunder også uddannelse af arbejdsløse fremgår meget tydeligt af vækstplanen hvor der jo er afsat som tidligere nævnt en milliard kroner til øget brug af voksen og efteruddannelse det er vel så klart et signal

i øvrigt tilføje at der vil blive indkaldt til trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter om hvordan man bedst kan anvende de penge

kommer det størst mulige udbytte det er meget meget positivt

er forældreorloven blevet indført længe før vi fik en barselsorlov på

år ved indførelsen af forældreorloven var der kun ret til fjorten ugers orlov efter fødslen altså lige godt tre måneder dengang var forældreorloven jo

meget velanbragt men sandheden er jo at med en års samlet barsel er behovet slet ikke det samme det er også blevet nævnt og det vil jeg også fremhæve at et andet aspekt ved forældreorloven i nitten halvfemserne var at især kvinder brugte muligheden fordi deres lønindkomst var lavere end mandens sådan er det jo desværre stadig væk og en del af dem der brugte forældreorloven var tilmed arbejdsløse og og havde ingen uddannelse så risikoen ved en genindførelse vil som det også er nævnt af andre her fra talerstolen være at et stigende antal kvinder på den baggrund opholder sig længere tid ved børn og kødgryder og kommer længere væk fra arbejdsmarkedet og det vil være særdeles uheldigt og absolut ikke et skridt i retning af ligestilling

enhedslisten også indset at her er en stor problematik det er jo altid noget sådan en udvikling hvor man så fremmer at flere kvinder bliver hjemmegående vil også stride mod ideen om

øremærke en del af barselsorloven til fædrene som vi jo ellers arbejder på at få realiseret så derfor kan sf heller ikke stemme for det forslag

mit parti sf meget optaget af ideen om at på frivillig basis kunne dele arbejdet med en arbejdsløs som det er nævnt

tre mand på en arbejdsplads

dagpenge her vil jeg af hensyn til historieskrivningen nævne

faktisk ikke er rigtigt som det er blevet sagt heroppefra

jeg sad ikke i folketinget på det tidspunkt men

jeg fulgte ivrigt med i hvad hvad der foregik på det tidspunkt som politisk

var at skraldemændene ganske rigtigt ønskede at det skulle være sådan at når man så havde hver fjerde uge fri kunne man få hundrede procent af dagpengesatsen altså fuld dagpengesats det var der ikke flertal for i folketinget

man fandt ud af at den eksisterende sabbatorlov som fandtes dengang som var på firs procent af de maksimale dagpenge kunne bruges til at realisere skraldemandsmodellen med idet man fandt ud af at sabbatorloven kunne opdeles i dage og i uger

kunne man så få firs procent af dagpengesatsen det er sådan det er foregået og jeg kan fortælle at foruden at det blev brugt på aarhus renholdningsselskab

også anvendt på slagteriet i søndre borup lige syd for randers og på arbejdsformidlingen i aarhus

har brugt den her skraldemandsmodel blot af hensyn til historieskrivningen

en vedtagelse af et flertal i

perspektivrig udgave af skraldemandsmodellen er jobrotationsordningen hvor folk i arbejde så i en periode kommer på skolebænken for at blive dygtigere mens deres job bliver varetaget af arbejdsløse der læres op og så fungerer som vikarer det er et godt princip som regeringen sammen med enhedslisten fik forøget mængden af

og som altså så fungerer

i år jobrotation er meget positivt og konstruktivt for alle parter da der samtidig sker en

opkvalificering både af de fastansatte medarbejdere og arbejdsløse så jeg ser det som en

af den oprindelige skraldemandsmodel på en endnu mere konstruktiv måde og derfor vil jeg opfordre enhedslisten til at opprioritere at vi i fællesskab arbejder videre ad det spor regeringen satser derudover som det også er fremgået på

til arbejdsløsheden er at skabe job det bliver der arbejdet på på fuld kraft og at vi også skal satse mere på uddannelse som det også er fremgået og da sf er en del af regeringen

vild lyst til arbejde videre med ideen må jeg sige på den måde

og jeg vil gang sige tak for den positive holdning til uddannelse

tyder jo godt hvis vi ellers kan komme i realitetsforhandlinger

ikke er enig i at jobrotationsordningen

når vi i nitten halvfemserne kunne nå resultater på helt op mod halvtredstusind mennesker der var i gang med en orlovsordning og vi i dag skal kæmpe hårdt for at nå de fem tusind er det så ikke rigtigt at vi har brug for

også blive bedre hvorimod det halter gevaldigt inden for den

gøres hvad der kan gøres for at sætte noget mere i gang inden for det private område med hensyn til

jobrotation jeg har hørt det på den måde

når for eksempel arbejdsgivere

lægges stor vægt på at de skal have en hjælp som består i at alle papirerne er udfyldt altså af jobcenteret

man nærmest kommer ud til arbejdsgiveren med en færdig pakke og siger nu kan i lave jobrotation her er papirerne og du skal bare lige skrive under her det er for eksempel noget af det man kan gøre for at sætte mere gang

vækstplanen på banen og sagde at der skulle være en milliard

at vi satte gang i orlovsordningerne og et sidespørgsmål

sfs arbejdsmarkedsordfører enig med mig i at

jeg ikke sikker på at man har haft i tankerne at de skulle bruges til en orlovsmulighed

staten altså regeringen vil indbyde arbejdsmarkedets parter arbejdsgiverforening og fagbevægelse til at diskutere hvordan vi kan få størst mulig gavn af den her milliard kroner for at sætte mere gang i efteruddannelse og voksenuddannelse

en politisk vurdering fra regeringens side af

jeg tror ikke at der er noget der på forhånd er udelukket men jeg tror ikke at man har tænkt på uddannelsesorlov som en mulighed

beslutningsforslag fra neokommunisterne i enhedslisten tre forslag som der ikke nogen finansiering på tre forslag som markant vil sænke arbejdsudbuddet i danmark og dermed forringe danmarks muligheder for at skabe vækst velstand og nye job tre forslag som

trækker i den fuldstændig forkerte retning i forhold til det

danmark har brug for tre forslag som ikke er til gavn for lønmodtagerne i det her land og som ikke er til gavn for landet som helhed

pæne tiltaleform nu det er helt nyt det

selvfølgelig vil det det når man sender folk på uddannelse eller på andre orlovsordninger men det vil også skabe et bedre liv for mennesker

ikke noget der interesserer liberal alliance

kunne være at man kunne udvikle sig bygge sig selv op

og være en bedre arbejdskraft når man skulle til at arbejde

langsomt at blive nedbrudt i et altødelæggende system som vi har i dag

vil dog notere mig at det er det som liberal alliance

for rigtig mange mennesker

må den politik der må føres være en politik der gør at så mange som muligt kommer i beskæftigelse

bare konstatere at der fornægter enhedslisten al erfaring og viden vi har om hvad der bringer folk i beskæftigelse enhedslisten tror ikke på at det når man øger arbejdsudbuddet får folk i beskæftigelse på trods af at det er veldokumenteret både i danmark og i udlandet enhedslisten vil ikke være med til at sænke skatter og afgifter selv om det er veldokumenteret at det er med til at skabe

sådan kunne jeg sådan set blive ved

ser vi forskelligt på tingene

at prøve enhedslistens ideer ikke har virket og derfor

fleste steder til gavn for

vores land og vi er endt med at have et par hundredetusinde arbejdsløse som vi nu skal tage vare på det ser ikke ud til at hverken liberal alliance danmarks store liberale parti eller andre har kunnet løse krisens mysterium det ser ikke ud til at den nuværende regering kan det og det vil sige at nogle arbejdsløse går og venter på at det igen bliver forår og at de igen får en chance men indtil da skal de ikke forvente

de for eksempel kunne foretage sig noget som kunne udvikle dem men de skal bare gå og vente på at markedet nu sørger for at der

bedre tider hvis nu vi ret realistisk set skulle sige at krisen nok varer fem år mere skal de her mennesker så gå og vente og ikke udvikle sig ikke have mulighed for uddannelse ikke have mulighed

der var en stor efterspørgsel på arbejdskraft dengang havde det været bedre at man havde lavet nogle af de reformer man gennemfører nu dermed ikke

rigtigt at man gør det nu men det havde været bedre hvis man havde lavet

af efterløn dagpenge og så videre dengang

omsat til mennesker i beskæftigelse

ikke nogen opbakning

til en vis grad nu sverige er et eksempel på et land som gjorde det dengang de har formået at øge beskæftigelsen gennem reformer af deres kontanthjælpssystem førtidspensionssystem

det er jo et godt bevis på at det virker at øge arbejdsudbudet virker at lave arbejdsmarkedsreformer

det er markedet der skal regulere regering folketing og hvem der ellers kunne finde på at blande sig i markedet de skal helst holde sig på lang afstand af det

et foredrag som som klart siger at penge

også i sidste ende betyde aflivningen af det velfærdssamfund vi har bygget op gennem mange år for

på alt det som markedet ikke kan klare

skabe forhold for mennesker som også skal leve under markedets

herunder altså også hele teorien om arbejdsudbud som

i øjeblikket vel fungerer som som en forøgelse af arbejdsløsheden og det er selvfølgelig også formålet det skal skabe lønpres og dermed konkurrenceevne men det skaber altså øget arbejdsløshed og det er der mennesker

har afprøvet enhedslistens ideologi har den fejlet

men sådan er der jo nogle der ikke vil lære men vil leve i en romantisk drøm om at man kan skabe

nogle få mennesker skal sidde og regulere det hele det viser sig bare ikke

det aldrig gjort og der er millioner af mennesker i verden der har betalt en ufattelig pris

det er rigtigt at lave arbejdsmarkedsreformer vi kan konstatere at de virker i andre lande

som regulerer markedet som sørger for at markedet ikke bare fungerer

et eller sted er det som liberal alliance hylder så kan man snakke meget

jeg bryder mig ikke om det drømmesamfund som herre joachim b olsen forsøger at tegne

ikke noget andet end markedet det er at der er virksomheder der skaber vækst

så hvis man vil have et velfærdssamfund

man også nødt til at give plads til markedet

de tre forslag jeg står med her giver man ikke plads til markedet man sænker arbejdsudbuddet og dermed forringer man mulighederne for at markedet kan skabe vækst og velstand

hele forudsætningen for at man kan have et velfærdssamfund vi kan også bare konstatere at mange af de reformer som der

alle andre end enhedslisten erkender faktisk at hvis man skal have et velfærdssamfund

man nødt til at skabe vækst

er nødt til at give markedet nogle gode vilkår der må vi bare konstatere

vi ikke har råd til dem det gav dundrende underskud på de offentlige finanser det har svækket tilliden til dansk økonomi og ført til tab af arbejdspladser

man reformer på førtidspensions kontanthjælps

vi har erkendt at det er nødvendigt for

at lave en studiekreds i nyliberalismens fortrædeligheder men det får vi nok ikke lov til af formanden i aften det ville tage lidt mere end ti minutter

selvfølgelig er at skabe arbejdspladser i lyset af klimakrisen er det fornuftigt at oprette bæredygtige og grønne arbejdspladser den foregående regerings indsats for at skabe arbejdspladser da krisen sendte arbejdsløsheden i vejret med raketfart var nærmest fraværende det vigtigste for dem

at ændre efterlønsordningen så det nærmest lignede en likvidering og bekæmpe de arbejdsløse i stedet for arbejdsløsheden

halvering af dagpengeperioden og en fordobling af genoptjeningskravet den nuværende regerings generalieblad er foreløbig ikke så meget bedre arbejdsløsheden er ikke faldet til gengæld er masser af arbejdsløse faldet ud af dagpengesystemet

er virkeligheden bag det fald i den registrerede ledighed som beskæftigelsesministeriet netop har meldt ud

medierne lappede i sig for nogle dage siden når tusindvis af ledige falder ud af systemet falder den registrerede ledighed uden at en eneste kommer i arbejde

når tusindvis af ledige falder ud af systemet falder den registrerede ledighed uden at en eneste er kommet i arbejde det viser

at job kan skabes ved at man knipser med fingrene vi har blandt andet set store private virksomheder der under krisen har sparet store overskud op i stedet for at investere dem i nye arbejdspladser og vi må konstatere at der er sparet tusindvis af mennesker væk i den offentlige sektor og at den udvikling fortsætter

for tilnærmelsesvis nulvækst i den offentlige sektor den såkaldte vækstplan regeringen har vedtaget med højrefløjen giver heller ikke meget optimisme især ikke her og nu hvor tredivetusind forventes at falde ud af dagpengesystemet inden den

grøn boligrenovering opgradering af jernbanen lånepuljer til offentlige investeringer og så videre og så videre

på enhedslistens beskæftigelsesplan her fra marts to tusind

i den situation at en mere aktiv

mener vi at samfundet har bedre af at vi deler arbejdet i stedet for at tusindvis mere eller mindre konstant er ledige

arbejdet det første forslag handler om at genindføre

uddannelsesorlov der gav personer i arbejde mulighed for

uddannelse på dagpengesats mens ledige kunne få beskæftigelse og dermed opretholde forbindelsen til arbejdsmarkedet den type jobrotation giver tre

type jobrotation giver tre gevinster den ansatte på orlov får nye kompetencer den ledige får foden indenfor

arbejdsgiveren får en styrket medarbejder tilbage efter endt orlov

kan se nuancerne i den her politik altså at der rent faktisk er mulighed for at styrke erhvervslivet ved at føre en fornuftig politik ordningen tænkes især målrettet til langtidsledige som er i fare for at ryge helt ud af arbejdsmarkedet og nyuddannede som risikerer aldrig at få foden indenfor

er i arbejde er målgruppen medarbejdere der er dagpengeberettigede og

en vis anciennitet ordningen er frivillig for både lønmodtagere og arbejdsgivere og er stort set udgiftsneutral

der går på uddannelse og dem der kommer ind i vikariaterne så at sige bytter indkomst

godt også at få nogle af de ledige lærere i arbejde til gengæld sparer staten udgifterne til aktivering derfor er der ingen grund til at

at det her er en vild udgift

blev øget med næsten ni tusind på grund af den ordning vi anslår at en uddannelsesorlov kan give omkring fem tusind mennesker job den anden ordning

er børnepasningsorloven

har mange af de samme fordele som uddannelsesorloven ud over at den giver forældre bedre mulighed for at være sammen med deres børn forældreorloven blev ligesom uddannelsesorloven indført i en periode med høj arbejdsløshed og mangel

på arbejde hvilket jo ikke har så få ligheder med situationen i dag den daværende arbejdsminister hed jytte

hun sagde forleden til altinget jeg kunne godt ønske mig at de orlovsordninger vi lavede dengang var en permanent del af arbejdsmarkedet prøv at læse hendes kloge tanker det er jo ret godt

med den tilføjelse at forældreorloven ligesom uddannelsesorloven skal udløse ret til dagpenge på højeste sats og ikke honoreres med en lavere sats sådan som det skete i nitten halvfemserne vi må jo også modernisere os en smule det sidste forslag i den her omgang handler om at sikre muligheden for at en virksomhed kan indføre skraldemandsmodellen hvis der er enighed om det mellem ansatte og ledelse skraldemandsmodellen

skraldemandsmodellen fik sit navn efter de

skraldemænd i klubben af organiserede skraldemænd i aarhus den blev også kaldt

ved at fire personer delte tre ansattes arbejde med den konsekvens at de skiftedes til at gå ledig hver fjerde uge alle kan på den måde bevare deres tilknytning til såvel virksomhed som arbejdsmarked senere har man

man for cirka fem år siden ville

og så får man en ugentlig fridag for en hund

man kom selv til at betale en lille del af udgiften for at få den ekstra fridag ordningen er ligesom orlovsordningerne stort set udgiftsneutral der skabes ikke flere ledighedsuger der bliver blot flere til at dele dem beslutningsforslaget skal blot sikre at den solidariske deling af såvel arbejde som arbejdsløshed gøres mulig ved at dagpengene kan udbetales på den skitserede måde det vil kort sagt gøre passive dagpenge aktive der vil være medlemmer af tinget for hvem skraldemandsmodellen næppe får nogen klokker til at ringe men der vil vel også være nogle hvor hukommelsen aktiveres og

at selv formanden kunne huske visse ting fra den debat

skatteministeren og formentlig yderligere et

folketingsgruppe huske at partiet var så begejstret for skraldemandsmodellen

to og halvfems i oktober nitten fire og halvfems og i oktober nitten fem og halvfems desværre fik de aldrig flertal for ordningen jeg siger tak for bidragene de har jo overvejende været positive

et tegn på at flere og flere af mine kollegaer i de andre partier erkender at det

nødt til at finde løsninger på og at man ikke bare hysterisk kan afvise enhedslistens forslag livet skal leves

de arbejdsløse der rammes tingene skal udvikles også for de arbejdsløse

vi en række forslag vi har ikke nogle og tyve forslag tilbage desværre det havde jeg ønsket men vi har i hvert fald en tre fire stykker endnu som vi gerne vil diskutere med

arbejdsløse fik og den arbejdsløse går ind og får løn for det arbejde han eller hun laver

uddannelse og det er til at overskue

hvor meget det bliver i praksis ved jeg ikke præcis men det er jo ikke noget der vælter

den her eller den tidligere regerings omgang med

skal satse på uddannelse og at uddannelse er hamrende vigtigt for samfundets udvikling også når vi laver jobrotation

har vi i fællesskab indtil videre kunne finde de penge

jeg har meget meget tillid til at vi under forhandlinger hvis vi overhovedet kan komme i forhandling med regeringen

jeg skal minde om at enhedslisten endnu aldrig er mødt frem til den her regering uden at vi har haft finansieringsforslag med

maskinfabrik går fra

han bliver enig med arbejdsgiveren om finder en arbejdsløs der kan lave arbejdet imens så går han ud på dagpenge

bliver ikke højere end den arbejdsløses det bliver på samme niveau så går den arbejdsløse ind og han får den løn som den anden skulle

der er ingen ekstraudgifter i det spørgsmål

joachim b olsen sagde jo selv at det var et meget meget dyrt bureaukrati vi havde omkring det samfundet sparer nemlig hele udgiften til aktivering

forældreorlov så der er faktisk en gevinst ved at lave sådan en ordning

så må jeg bede enhedslisten komme med bare en sådan rimelig anerkendt økonom der ikke

er da helt utroligt at man kan gøre det

vil koste milliarder det vil jo trække så mange mennesker ud af arbejdsmarkedet at det vil koste enorme summer for samfundet både på kort sigt og på lang sigt

ingen argumenter imod at det regnestykke jeg fortalte om her holder det behøver man ikke at have økonomer

enhver arbejder jo forstå hvad angår uddannelsesorloven

at det koster penge det koster uddannelsesudgiften

skal vi finde og dem er vi klar til at finde om det koster milliarder ved jeg ikke men man kan jo godt være borgerlig økonom og så kan man sige

arbejdsudbudsteorien viser at

samfundsudviklingen jeg tror ikke på arbejdsudbudsteorien